hans kristian skibby andreas steenberg

ole birk olesen forespørgsel nummer fem og tyve

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af karina adsbøl lennart damsbo andersen anne honoré østergaard samira halime oguz christian juhl naser khader torsten gejl lars boje ma thiesen og alex vanopslagh

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig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

nogle uddannelsesmæssige krav for at kunne sælge guldfisk og dværghamstere

ministeren ikke stille nogen krav vi har et eksempel

hvor der sådan set blev stillet krav til at dem

med minkene skulle have noget uddannelse nu har vi så et lovforslag der faktisk fjerner det i loven og ikke giver ministeren bemyndigelse til at kunne stille krav til uddannelse hos dem der arbejder i primærlandbruget og det synes jeg er en klar forringelse så det vil jeg godt have ordføreren til

forholde sig til vi har nogle alvorlige problemer

det har været fremme på det allerseneste

øget kontrol man kunne også gå ind for hårdere straffe men man kunne også gå ind på den positive bane og være med til at kræve mere uddannelse til de mennesker som håndterer vores produktionsdyr

kan ordføreren ikke se at det er et kæmpe problem at vi ikke satser mere på uddannelse til de mennesker

gå videre det glæder vi os til i dansk folkeparti for

inddraget indtil nu i det her ret store forslag men det bliver vi jo så automatisk

når vi går i udvalgsbehandling om ikke andet jeg vil godt gå lidt videre med det

lade tvivlen komme dyrene til gode i stedet for at sige at nej det kan vi ikke for der er altså nogle dræbersnegle

eksempler når man faktisk rejser et ret alvorligt problem som også blev rejst tidligere

som er bedre end det vi har nu men meningen må jo også være at når vi nu behandler det

gør vi den så god som overhovedet muligt

set allerede høre på bemærkningerne nu at der vil være en del af oppositionen som gerne vil gå videre med det her og der tager jeg så til positiv efterretning at ordføreren siger

og det vil ordføreren og regeringen selvfølgelig blive holdt op på

enig i alle de spørgsmål der er blevet stillet her og jeg tror at det som er vores fælles intention her

er at vi får et rigtigt ryk

det her lovforslag skaber den forbedring så kunne jeg

for nogle konkrete ting der ligger i det her lovforslag som virkelig øger velfærden for

er jo nogle meget meget små forbedringer der bliver peget på og det som jeg tror at der er enighed om i hvert fald

os der har stillet spørgsmål er jo at vi ønsker os mere på uddannelse af personalet

for de mange dyr altså ikke fire elefanter men mange millioner

og der ser vi jo ikke de forbedringer men jeg

tager til efterretning at ordføreren har sagt at man gerne vil indlede en dialog i forhold til uddannelseskrav jeg kunne

mig lige at få bekræftet igen at socialdemokratiet er indstillet på at diskutere uddannelseskrav til medarbejdere

forbydes og at klippekort til ordningen for dyretransporter som har skabt en uhensigtsmæssig

overskuelig og det er nyttigt

dyr i det daglige

man skal drukne er det dræbersneglene

dræbersnegle hvorfor åbne op for at man kan aflive katte hunde og andre dyr ved drukning

tvivl der kommer når et lovforslag ikke er præcist nok jeg vil gerne spørge ordføreren om det her med de uddannelsesmæssige krav i

der er med lovforslaget her lagt op til at bare der er en driftsleder

kan ministeren ikke gå ind og stille krav om at medhjælpere i landbruget skal tage

vi har for eksempel nogle svinebesætninger hvor vi har store problemer

ikke se det kunne være rimeligt hvis ministeren

sende folk på et ugekursus den beføjelse får ministeren ikke med det her lovforslag

kræve i forhold til de uddannelsesmæssige krav det er da fint det

vi har lovbehandlingen til altså til at få det belyst

de så er blevet belyst kan vi jo så forholde os til

nu har vi så andre husdyr hvor der er problemer

sygdom og høj dødelighed og det kunne

lovforslaget her ikke giver ministeren bemyndigelse til at kunne træffe sådan

er åben for at vi kan komme frem til at det også skal gælde det primære landbrug

jeg husker ikke formuleringen på den måde der

kun bekræfte at i starten her fik vi fornuftige aftaler og balancer i forhold til at få klaret sagen om det med cirkuselefanterne

formand og det tror jeg er en klog taktik og når vi så også får sagen landet

støtter afgjort intentionerne i forslaget om at foretage en regelforenkling på området

og at antallet af bekendtgørelser reduceres fra

det er mere brugervenligt at samle mange love i én lov og de fleste love videreføres blot i dette nye lovforslag

hedde dyrevelfærdslov det er mere i pagt med tiden og signalerer jo også et andet syn på dyr i dag end tidligere man kan sige at tidligere var synet på dyr at de skulle værnes mod dårlig behandling og dyrplageri nu er sigtet en ordentlig behandling af dyr i forhold til det lovforslag som folketinget behandlede i foråret

er lovens formål udtrykt i §

udvidet og præciseret den tidligere version var for vag og nu er det bedre lovens § en og to er grundlaget for loven de er udgangspunktet for hvordan dyr skal behandles og alle efterfølgende paragraffer skal ses i lyset af

ændret til det bedre men § to er stadig væk uændret dansk folkeparti ønsker at bestemmelsen præciseres så det fastslås at dyr er levende og sansende væsener der skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte lidelse angst varigt mén og væsentlig ulempe tilføjelsen er altså at dyr også er sansende væsener det er noget vi har diskuteret før og egentlig kan det

at ministeren ikke har taget det med denne gang flere organisationer

jeg håber at ministeren af sig selv vil være imødekommende og komme med ændringsforslag eller indrømmelser om denne tilføjelse

vi ønsker naturlige indsat før adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov også her gælder det at hvis ikke ministeren selv kommer

med indrømmelsen om tilføjelsen

indeholder mange ministerbeføjelser ministeren får derved ret til at udstede udstede bekendtgørelser på mange områder et af disse områder er udtrykt i lovforslagets § fem og tyve stykke to hvor ministeren får beføjelse til at fastsætte regler om aflivning herunder slagtning af dyr

ud fra at bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr der er fra to tusind og fjorten fortsat vil være gældende den indeholder i

elleve regler for slagtning efter religiøse ritualer og de regler er efter mange års diskussion blevet bedre jeg tager det med selv om det ikke lige direkte står i

det hører med der er et udbredt ønske om at man som forbruger skal kunne se om det kød man køber er slagtet rituelt eller ej altså om en mærkningsordning endvidere kunne det være godt at ministeren kunne sikre offentligheden viden om de afgifter som virksomheder betaler for halalcertifikater og lignende da disse afgifter finansierer forskellige islamiske aktiviteter jeg skal opfordre ministeren til at gøre mærkning af rituelt slagtet kød lovlig og til at skabe gennemsigtighed

det sidste her ved jeg godt falder lidt uden for behandlingen af lovforslaget men når nu vi behandler det her meget

det må være fair at tale om en af de bekendtgørelser som mange borgere uden tvivl

er lovforslaget godt og dansk folkeparti er også positivt indstillet til det videre arbejde i udvalget selvfølgelig med de forslag til ændringer og forbedringer som jeg har påpeget

også allerede har hørt andre ordførere påpege så jeg håber at vi får et rigtig godt forslag omkring dyrevelfærd

og sansende væsner er væsentlig det er som om

hvor man har forestillet sig et dyr hvor man var i tvivl om om det var et sansende væsen og så har man

den her lov vedrører jo hovedsagelig de dyr vi har i det danske landbrug

tredive millioner grise bare for at tage en dyregruppe

set væsentligt at man har en en lov som som har et hovedsigte på det i stedet for at

og diskutere videre om vi skal forbedre det her lovforslag i enhedslisten støtter vi

at det er dyr og sansende væsener og også det med de naturlige behov

som ordføreren nævner som en anden ændring den kan vi også fuldt ud

væsentlige indrømmelser ind i det her lovforslag

om drukning som nu udgår

kan finde ud af hvilke dyr der skal regnes ind under det og jeg tror det er meget meget svært at vurdere hvilke dyr der egentlig føler en lidelse

det er bedst at lade tvivlen komme dyrene til gode

at man kan drukne dyr det vil selvfølgelig være væsentligt at folk ved om de må stille ølfælder ud i deres haver for at dræbe dræbersnegle uden at komme i karambolage med en lovgivning det er da væsentligt at vide

jo være masser af andre tilfælde hvor nogle kunne finde på at putte nogle dyr i en sæk og smide dem i en sø og hvor der skal være helt klare linjer for

er ikke enig i det og jeg synes vi skal arbejde videre med i udvalget

grise er kloge dyr og man skal behandle alle dyr ordentligt

er ingen tvivl om at de områder som bliver påpeget

at jeg alligevel føler anledning til at sige at landbruget gennem længere tid har været meget opmærksom på det her og det er det vi skal

selvfølgelig skal vi ikke acceptere de tal

er rigtig rigtig mange ting som vi bestemt ikke bryder os om i forhold til grisene også andre produktionsdyr det synes jeg sagtens vi også kan tage en diskussion om i udvalget

til at en produktion det bliver jeg altså nødt til at sige

sådan er det og vi kan ikke bare sige til landbruget at nu kommer der nogle enormt skrappe regler som betyder at vores produktion på en gang går væsentligt

bare ikke lægge mig fast på at nu gør vi bare sådan der over en bred bank for det synes jeg simpelt hen ikke tjener landbruget og dermed alle os andre som har en meget meget stor fordel på mange

var at der også skete en reel

sætte et ord som sansende ind fordi der er nogle snegle insekter og orme som man

en refleks der gør at de flyver igen hvis de lander på en kogeplade eller

der ligger i den her lov og som kommer til at ligge i form af bekendtgørelser vil handle om hvirveldyr

allerede har fremhævet pointen om at få ordet sansende ind

formålsparagraffen noget andet som

til socialdemokraternes ordfører om hvilke forbedringer

veludviklet sanseapparat

derfor synes jeg ikke vi får foretaget et ordentligt ryk med den her lovgivning altså vi får lavet nogle relativt symbolske forbedringer for et

men vi bruger ikke den her lovgivning som løftestang til at øge velfærden for de millioner

som vi i dag producerer skind eller kød af

at der ikke længere skal stilles uddannelseskrav til personalet

er ærgerligt er jo at man med den her lov

høringssvar der er givet og det høringsnotat som ministeriet har afleveret nemlig at

mink og det var jo som en direkte reaktion på de problemer at man indførte det her uddannelseskrav

til personalet på minkfarme

kunne man jo harmonisere ved at sætte den op

indføre uddannelseskrav til personale altså ikke kun det ansvarlige personale men også det daglige personale der går derude med svinene

derfor vil jeg ikke meddele i dag hvad vi stemmer det kommer an på udvalgsbehandlingen og vi vil lægge meget stor vægt på

os muligheden for at indføre uddannelseskrav

for jeg har tabt den ene kontaktlinse så jeg kan dårligt læse hvad jeg selv har skrevet

som laver noget regelforenkling

så kan man lige så godt overdrage nøglerne til dyrevelfærden til landbrugsorganisationerne jeg havde møde med dyrenes beskyttelse den enogtyvende november

har ikke sådan med det nye

der er sket nogle forbedringer blandt andet har man medtaget nogle af de ændringsforslag som vi og enhedslisten stillede i forbindelse med det tidligere

og det er vi meget meget glade for og meget meget positive over

spørgsmål og diskussioner der har været

meget tydeligt at det er i svineproduktionen og

vi har de rigtig store problemer med dyrevelfærd

det kan at de mennesker som sidder med det her

de skal da vide hvad de laver når de arbejder med dyr ligesom mennesker skal vide hvad de laver når de arbejder på vores hospitaler og

for vores måde at diskutere dyrevelfærd på

muligheden for at aflive dyr ved drukning

mig ikke at at der er nogen der ville blive utrolig

ikke rigtig meddele hvad vi vil stemme til det her lovforslag i dag men vi ser selvfølgelig utrolig meget frem til udvalgsbehandlingen fordi der er utrolig positive toner

håber vi da at man kan skabe flertal for nogle af de

været med i de her processer med at stille to og tyve ændringsforslag til

kan også se at der er nogle ting som er blevet imødekommet

vi vil gerne være med til at stille en række ændringsforslag på nogle punkter vi synes også at

er nogle ude i landbruget der frivilligt går videre end

at dyr er sansende væsener som har naturlige behov

regler for at kvæg for eksempel skal på græs en hundrede og halvtreds dage om året da man har har nogle højere krav til hvor meget areal et økologisk dyr skal have i det økologiske landbrug

set landmænd som som går videre

set også landmænd der arbejder med at have fokus på

på deres bedrift er bedre end det som er

nok sige at når man har arbejdet i landbruget og har oplevet

kvæg ud på græs og give dem en ny fold

ikke i tvivl om at de produktionsdyr vi har er sansende væsener

det vi skal tage hånd om i sådan en lovgivning her og jeg synes at det er helt naturligt at vi får det ind dyr har også nogle naturlige behov og vi kan ikke hvad skal man sige imødekomme dem fuldt ud men ved at have fokus på at dyr har naturlige behov

at sikre en bedre standard i produktionslandbruget så har vi det her med uddannelseskravet

beføjelser til at stille uddannelsesmæssige krav til folk der arbejder i en dyrehandel og skal håndtere et par guldfisk og nogle dværghamstre som bliver solgt men at at ministeren ikke med lovforslaget har

når man ser på hvilke problemer der blandt andet er i vores svineproduktion

at være flerårige uddannelser det kan være korte kurser som man skal

lov til at arbejde med grise

helt naturligt når man ser på den seneste dyrevelfærdskontrol

hvordan standarden er ude i svinestaldene og hvad der bliver observeret dér af mangelfuld håndtering

så er der godt nok langt igen og der er godt nok behov for at

har en uddannelse

seneste rapporter der har

oplagt at man ikke bare tænker i mere kontrol og hårdere straffe

det er den erkendelse som jeg håber at der vil være et flertal

som vil komme frem til sådan at der bliver mere magt til ministeren på det punkt

at kunne stille krav om at medarbejdere i landbruget skal have en vis uddannelse så håber jeg også at vi kommer frem til at

den her mulighed for at aflive dyr ved ved drukning

hvis det er dræbersnegle man skal give folk lov til at måtte dræbe i deres haver med en ølfælde

så kan man jo skrive sådan nogle undtagelser ind hvorfor åbne op for at man må drukne et hvilket som helst dyr jeg kan ikke forstå det så kører vi jo ind i noget hvor

landbruget ligesom skal betale for sin egen kontrol

er rimeligt og jeg synes ikke det er rimeligt at akvakulturen så ikke skal betale for den kontrol vi har med den del af fødevareproduktionen

endnu et punkt hvor vi i enhedslisten gerne vil have at der bliver gennemført nogle ændringer

hensynet til flere millioner dyr

gøres til at nu laver vi en sammenskrivning så der ikke er en særlov for slagtekalkuner

nu har vi chancen for at lave nogle forbedringer jeg anerkender også at vi er nået et stykke

formålsparagraffen i loven jeg synes bare at vi

være et flertal i folketinget som ville være med til

på det område på daværende tidspunkt så jeg

haft chancen for at tale imod det

den aftale ved at man

det skal gælde for alle produktionsdyr at der ikke er mulighed for at ministeren kan fastlægge nogle uddannelseskrav

set opnået nogle fremskridt ved at have uddannelseskrav i pelsdyrindustrien

at man skulle lade sig inspirere af det og ligesom se på

mulighed for at man ikke kun går efter mere kontrol og hårdere straffe kunne uddannelse af nogle medarbejdere ikke også være noget der kunne gavne dyrevelfærden

have en stor svinebesætning hvor der kommer medarbejdere fra tre forskellige kontinenter og måske ikke

jeg tror ikke der er gået så meget videre til ordføreren

se at der er foregået noget på et møde hvor enhedslisten også har deltaget og hvor jeg synes at konklusionen skulle

vil gøre alt for at dyrevelfærden prioriteres

det her med uddannelseskrav har jeg lyttet mig til at

vi behandlede den indkom

og nu er det så genfremsat

lovforslaget fremsættes så en ny hovedlov

og som er en rammelov for langt størstedelen af dyrevelfærdslovgivningen med det formål at fremme dyrevelfærd

såvel dyrevelfærdsmæssige som dyreetiske hensyn det er jo indarbejdet i loven og så er der jo dyreartsspecifikke love

dyrevelfærdsområdet der ophæves og de materielle bestemmelser der er i dag og

der ophæves indarbejdes i den nye dyrevelfærdslov herunder tilhørende bekendtgørelse

at man anerkender at der er sansende dyr

i i lovkomplekset her ikke er en anerkendelse af at der er sansende dyr og så synes jeg også at vi skal være opmærksom på at når

skrive os ud af meget

de mennesker der har med dyr at gøre i det daglige altså professionelle

det konservative folkeparti er det sådan at vi

der arbejder med dyr og vores dyrevelfærdslov som er udformet her

i hvordan vi som lovgivere ser

det konservative folkeparti støtter l firs

den her sag som nu er genfremsat som som l firs når når ministeren har fremsat

tidligere regering og det konservative

folkeparti støtter det lovforslag som nu har været behandlet med to og tyve

hundrede og to og halvfems det er gennemarbejdet

den socialdemokratiske regering om at det her støtter man bare betingelsesløst

sådan lyder det altså og det synes jeg er ærgerligt specielt i forhold til de betragtninger som har været givet her som jeg synes er helt fornuftige og som man måske kunne forestille sig at ministeren også havde lyttet til

der er jo ved at danne sig et flertal så derfor synes jeg det

det konservative folkeparti bare siger at det her støtter vi

så det er jo ikke noget nyt

folkeparti kan man stole på og vi bakker dét op som

og kommer der nogen ændringer i udvalgsarbejdet

lidt lige meget lige nu det er jo skubbet væk og nu er der fremkommet et nyt

man forsøger at sætte sit præg på det der forstår jeg da udmærket godt den socialdemokratiske regering og når der så samtidig er en hel del ordførere der siger

det her med så synes jeg bare at det lyder noget statisk for at sige det ligeud at det konservative folkeparti siger

kan stole på og det vil sige at når man sidder og forhandler og går lovforslaget igennem

og to og halvfems og l firs

er jo må jeg sige at at

lægger op til samarbejde og at man selvfølgelig giver et tilsagn om at vi nu går konstruktivt ind i processen og det er vi jo selvfølgelig enormt glade for socialdemokratiets side af jeg hører ikke at man giver en carte blanche

af de eksisterende regler og det er jo

der altid har ligget os meget på sinde i

derfor bakker vi lovforslaget op

nøjagtig ligesom vi bakkede det tidligere forslag i

lignede det her forslag næsten til forveksling

lod walt disneys natursyn præge dansk lovgivning for meget det ærgrer mig at jeg ikke kan citere fra den ud af

de forskellige indlæg og

vi afholdt en række

om lovforslaget hvor der var mulighed for at komme

partier var inviteret til disse møder så

som skal erstatte den gældende dyreværnslov

dyreværnslov vi har arbejdet efter i de sidste tredive år

ny moderne dyrevelfærdslov der tager højde for

er behov for en løbende tilpasning af reglerne på området så vi kan sikre de allerallerbedste vilkår for vores dyr

lovforslaget jo overordnet at gennemføre en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet og den nye lov vil således være en rammelov for langt størstedelen af hele dyrevelfærdslovgivningen vi foreslår med lovforslaget at en række dyreartsspecifikke love på området bliver ophævet og i stedet for

og videreført i nye dyreartsspecifikke bekendtgørelser med hjemmel

at vi med det her reducerer

og cirka fyrre bekendtgørelser til en dyrevelfærdslov og cirka tyve bekendtgørelser på området og det er vigtigt for mig at

videreføre indholdet fra de gældende love og

er ja det er udgangspunktet og så er der en række områder hvor vi så også laver nogle forbedringer med det her lovforslag

det blive lettere at hente viden om de regler der gælder for en bestemt

man fremover kunne finde reglerne om svin i en samlet bekendtgørelse for svin

skal ind i tre love og flere bekendtgørelser for at få overblik

tidligere på året og at der faktisk allerede i to tusind og seksten blev nedsat en række eksterne

som er kommet med udtalelser om strukturen for den fremtidige lovgivning på området og lovforslaget har taget udgangspunkt i de anbefalinger men herudover

afspejler det altså også at mange her i salen er kommet med forslag som

med det her forslag til en ny dyrevelfærdslov får en gennembearbejdet lovgivning der bygger på den solide erfaring der skal til for også at kunne rumme fremtidens dyrevelfærd og der er rigtig mange sten vi har fået vendt

regler der berører landbruget skal fastsættes

og at udvide brugen af bemyndigelser hvormed

at sikre en mere dynamisk regelproces fremover så man ikke hver gang der er et politisk ønske om

på på noget af praktisk karakter skal have gang i lovændringer og hele den her

det er hele forudsætningen for lovforslaget og grundtanken med den nye regelstruktur at reglerne fremover skal kunne ændres på en mere fleksibel måde så reglerne om dyrevelfærd til enhver tid afspejler den nyeste viden vi har

forbedre dyrenes velfærd kan det indarbejdes

indeholder loven jo som noget nyt en formålsbestemmelse som grundlæggende slår fast at lovens formål er at fremme god dyrevelfærd herunder at beskytte dyr

foruden de dyrevelfærdsmæssige hensyn

at dyreetiske aspekter indgår som et element i nutidens forståelse af

det er et omfattende lovforslag men det er også et vigtigt emne vores dyr som forslaget handler om vores husdyr vores kæledyr og dyrene der lever frit i naturen skal vi behandle med respekt og med omsorg det er vores ansvar og som jeg

tredive år gammel lov som den her

erstatter det det er tid til en moderne lov som fastsætter rammerne både for at sikre dyrebeskyttelsen og for at fremme god dyrevelfærd det vil også være en lov som både vil være mere brugbar fordi den skaber et bedre overblik

fremsynet fordi den vil kunne imødekomme at vi lever i en

jeg takker for bemærkningerne og ser frem til

der være nogle i folketinget der vil gøre det bedre end det lovforslag der er og det er så den proces vi har nu

meget frem til ministeren trækker frem at

her for nylig kom der så en dyrevelfærdskontrol

var en udtalelse der hed fuldstændig uacceptabelt at mere end hver tredje landmand fik en sanktion

der var en stigning i de mest alvorlige overtrædelser da fødevarestyrelsen var på dyrevelfærdskontrol i svinestaldene i to tusind og atten sådan lyder det fra fødevareminister mogens jensen som varsler en væsentlig forøgelse af kontrollen med svinebranchen

højere straffe men kan ministeren ikke se at mere uddannelse også kunne være et virkemiddel til

nå frem til en bedre dyrevelfærd

så kræver det selvfølgelig at de medarbejdere der er derude ved hvad de har

derfor er udgangspunktet jo også at den som har ansvaret for bedriften

til at kunne gøre det på en forsvarlig måde så der ligger et klart ansvar placeret hos den bedriftansvarlige som selvfølgelig skal have den

have det ansvar så det ser jeg sådan set dækket ind af

har ansvaret for de medarbejdere der er ude på bedriften men når nu

ministeren har været ude og udtale sig

med nogle konklusioner oven på

mere kontrol og man ligesom har registreret at der er et problem vi har også en udfordring med at vi skal have nedbragt antibiotikaforbruget ude på den enkelte

ikke se at det kunne være en fordel at det er mere end bedriftlederen som sådan set har en faglig viden når man skal

ikke er lykkedes i højere grad at forbedre dyrevelfærden i

det kommer vi til at se på at gøre mere ved og jo

jo andre end bedriftlederen som skal have de fornødne kvalifikationer til at have med dyrene at gøre det er bare bedriftlederens ansvar at det også forholder sig på den måde så det er der placeret et ansvar for og en af vejene det er jeg enig med herre søren egge rasmussen i er at man selvfølgelig

er jo blandt andet ham der i den her handlingsplan

ministeren skal afskrive sig sig muligheden for at stille uddannelseskrav til personale for eksempel

har de rette kvalifikationer jeg er også overbevist om at en af udfordringerne godt kan være for nuværende

klart ansvar for sker

på den pågældende bedrift har ansvaret for at sikre at

er kvalificeret personale det er da et af de redskaber som landbruget bliver nødt til at gribe

sikret at man lever op til de velfærdsforbedringer for svin som

men det har jeg også tiltro til at landbruget selv vil medvirke til at gøre men vi kan i

øvrigt får man kun så vidt jeg kan forstå

hvert femte ti år

så er hver tredje der har problemer så tyder det jo på at kontrol altså ikke er vejen frem medmindre man vil udbrede den

med mange mange mange flere procent derfor forstår jeg bare ikke at regeringen ikke engang vil give sig selv muligheden for at blive klogere og så indføre de her uddannelseskrav jeg beder ikke om at man indfører dem i morgen jeg beder bare om at man holder

at i dag er der et ansvar placeret hos bedriftlederen for at medarbejderne har de fornødne kvalifikationer

af vejene at gå tror jeg at der også skal ske en indsats der i forhold til at løfte velfærden men det er også at der er tilstrækkelig med personale derude

har det godt eller ikke har det godt der er måske også noget elektronisk overvågning komme ind der der er mange ting vi skal tage i anvendelse

og produktion

hvert fald som minister og vil gøre mit til at sikre at den dyrevelfærd bliver

tale om partierne imellem når vi skal forny svinehandlingsplanen og finde

der skal komme efter den for den har jo i hvert fald ikke virket efter hensigten så jeg tror ikke at det er

vi skal have noget til at ske ude i staldene og hos landmændene

svin som vi har i danmark at det er med til at brødføde vores egen befolkning men selvfølgelig også mange andre

for landets grænser med det kød der bliver

satser vi jo alle på at vi får

madvaner i årene fremover og skal til at spise noget mere grønt

også påvirke vores vores

min opfattelse af dansk landbrug er rigtig når jeg siger at dansk landbrug er er i

skulle leveres af andre landbrug og

når det gælder grøn

producerer under men det betyder jo ikke at det ikke kan gøres bedre og skal gøres bedre og det er jo det der er

fremadrettet vil være et forbrugerkrav

med landbruget også at omstille dansk landbrug til yderligere at levere på selv om de er det vil jeg godt sige i verdensklasse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

seniorførtidspension som blev lavet for

år siden og som er blevet omtalt meget i pressen de seneste år jeg kan huske at vi dengang sagde at da man faktisk

være lige så syg som en almindelig førtidspensionist var det bare et spørgsmål om et hurtigere nej

også kunnet se at det er begrænset hvem der har fået tilkendt

man faktisk dengang forventede samtidig med at det også

fra kommune til kommune derfor er dette forslag om seniorpension også et godt forslag

der svarer til førtidspension hvis man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsevne på femten timer eller mindre i det seneste job så man ikke behøver at blive afprøvet

alle andre fagområder man slet ikke har kendskab til dette betyder at flere ældre og meget syge mennesker vil få nemmere ved at gå på seniorpension og få fred uden at skulle kastes rundt i alle mulige og umulige arbejdsprøvninger derfor er vi glade for at vi kom med i forligskredsen og kan være med til at få sat den nye ydelse i gang det er også meget vigtigt for os at borgerne får den her mulighed så hurtigt som muligt

det betyder desværre også at høringsfristen jo har været meget kort men jeg er ikke et sekund i tvivl om at kommunerne nok skal klare det og jeg vil selvfølgelig også her fra talerstolen sige til kommunerne og andre i salen at vi selvfølgelig også er nødt til at finde os i en opstartsfase hvor vi være lidt tålmodig men jeg er ikke sekund i tvivl om at de nok skal løfte opgaven jeg har hørt rigtig mange af de borgerlige sige at

nedslidte og tidligere tilbagetrækning her tror jeg

er helt uenig jeg mener der er rigtig langt fra denne ordning og

vi har været ude med og som vores minister arbejder på lige nu man kan sagtens være nedslidt uden nødvendigvis at være så syg at man kun kan arbejde tre timer om dagen som det her jo kræver

faktisk ikke er ret meget jeg mener heller ikke at folk der har knoklet et langt arbejdsliv fra de var helt

med hatten i hånden og vurderes om de er syge nok eller ej

det er i orden at de får en ret til at vælge om de vil trække sig tilbage tidligere

flere fra mit tidligere job på havnen i aarhus som

har ondt rigtig mange steder men som ikke vil kunne indgå i den her ordning det viser da også ret tydeligt at der ikke er ret mange der ville kunne gå direkte

og ind på seniorpension derfor mener vi ikke at de her to ting kan sammenlignes og vi mener der er brug for noget helt andet ud over det

samtidig synes jeg så også at det er godt

derfor stemmer vi også for forslaget og ser frem til sammen med forligsparterne

nu må vi være lidt tålmodige med kommunerne jeg skal bare forstå det

ordføreren er vel enig i at det vi

seniorpension gælder fra den første januar

at jeg må forstå at

i valgkampen om tidlig pension den model

meget omtalte arne har

hvem er det der skal

en der ligger i skuffen ovre i ministeriet

hans andersen kender alt til jeg er fuldstændig enig i at det skal være den første januar vi har jo også været med til at presse på for det det ved herre hans andersen også godt det var

netop fordi vi gerne vil have de her her mennesker til at få den her ret så hurtigt som muligt

høringsfrist så sætter vi også et eller andet i gang i kommunerne det er også bare

vi kommer med synes vi at det er en rigtig ordning men

også rigtig god til de mennesker som er så syge som de er og som skal have seniorpension det var derfor jeg i min tale sagde

kan arbejde længere end tre timer om dagen men som er nedslidte og som har arbejdet siden de var sytten til atten år og som vi gerne vil give den rettighed jeg ved godt at vi er fuldstændig uenige her men det er også derfor jeg siger at det her

at ved offentliggørelsen i januar

folkepensionsydelsen og at det ikke er den ydelse man får med seniorpensionen altså det er en væsentlig lavere ydelse man foreslår fra

side i forhold til tidlig pension og er det ikke korrekt at det det sådan set også er

kun er nedslidte mennesker der vil komme på en tidlig pension

januar kom ud med et ønske om at gøre noget

spidsen begynde at lave sådan noget som det her det vil sige

regering til at vågne op det glæder mig og derfor har vi den her ordning i dag

er jo sådan at man kan søge en halv år før man når alderen

altså at det er seks måneder før man når folkepensionsalderen så kan søge

gå et halvt år inden man får en afgørelse hvis man kan klare en afgørelse i løbet af en måned

dem der skal tilkendes seniorpension behøver

er nødvendigt så hvis afklaringen kan ske på en

sig da om at de her mennesker der er så syge og kan klare de her krav skal da have den seniorpension så hurtigt som muligt det tror jeg ikke

skal de da det og hvis man kan finde ud af det i løbet af et par måneder skal man jo

god model sammen i forligskredsen for hvordan vi gør det så så godt som overhovedet muligt for de her mennesker det er jo det vi er her for og det er jo det vi skal så det

derfor kan vi jo ikke helt præcis sige hvordan det er jo det der bliver regnet på hvor mange og hvorledes men det jeg

er at den ordning man har lavet her den ordning som ordførerens

og tredive mennesker fra beskæftigelse og ind på det her det er det man gør og den tror jeg godt vi kan levere

det vi andre snakker om er mennesker som får en rettighed mennesker som arbejdet i rigtig rigtig mange år og som også fortjener at få den rettighed til at gå tre år før fordi de simpelt hen har

den borgerlige regering også på et tidspunkt forringede efterlønnen og det er for at give dem den her den her chance så det er rigtigt der er forskel

tak for det

at man vil kunne få en

det man kan regne med

ville gemme offentliggørelsen af den tidlige pensionsmodel til et senere tidspunkt men

at regeringen har tiltrådt aftalen og også vil være med til at tage hånd

om nedslidte seniorer aftalen erstatter den tidligere

som vi må erkende ikke har haft den effekt som det var tiltænkt

er desværre langt fra det antal som vi forventede der har fået tildelt en seniorførtidspension hen over årene

baggrunden for at vi i aftalen har skrevet at det skal være en økonomisk uafhængig myndighed der skal stå for tildelingen af en seniorpension det sikrer tryghed og retssikkerhed for borgeren

jeg er også glad for at vi sikrer at alle nedslidte seniorer uanset branche får ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

er man nedslidt og ikke kan arbejde skal man ikke arbejde jeg synes seniorpensionen på alle måder er en rigtig god og meget fair ordning også når vi kigger på ydelsen i og med at det her er mennesker der forlader arbejdsmarkedet lidt tidligere

får de også en ydelse som svarer til førtidspensionen i modsætning til det jeg må forstå er forslaget omkring den tidlige pension

ikke desto mindre må man også forstå på regeringen at seniorpensionen ikke rækker det er ikke nok at give nedslidte pension sunde og raske mennesker

og hvem skal det så gælde og hvem skal stå tilbage med en lang næse og hatten hånden for at bruge regeringens egen retorik det ved vi stadig væk ikke og man kan

har tabt tålmodigheden og nu vælger efterlønnen

så er der så kommet det nye i dag at det er de tre år tre år før folkepensionsalderen at man vil kunne

til hvilken ydelse i venstre har vi

og vi er glade for at det træder i kraft den første januar to tusind og tyve for man skal leve op til tre simple krav

seks år eller mindre til folkepensionen

haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og man skal have en arbejdsevne på femten timer eller mindre jeg glæder mig over at vi i dag står med et lovforslag der sikrer

og ikke fra fleksjob som også

men dem vi står og taler om her er mennesker der er slidt ned det er mennesker der i dag er på sygedagpenge

det her faktisk er målrettet nedslidte personer

sikrer at man kan få

på niveau med førtidspensionsydelsen når man er nedslidt og ikke kan arbejde mere

det er ikke mange der kommer direkte

ikke der kommer fra fuld beskæftigelse og

vil venstre så gøre for de nedslidte som jo har arbejdet i rigtig mange år

faktisk kan arbejde seksten til sytten timer ikke 15 det menneske der har knoklet derude i rigtig mange år

timer er vedkommende ikke nedslidt hvad

til at lyde som om man redder det hele her som om

kan få tildelt et fleksjob når det nu er seksten til sytten timer man kan man kan arbejde

sådan set en rigtig god model for stadig

at sikre at man har en fast tilknytning problemet

tilbagetrækningsmodel er

og vi kan lige så godt sige det som det er er en efterlønsmodel

raske sunde mennesker som nu også vil have ret

til en ydelse på niveau med folkepensionen og der mener vi det er en forkert prioritering af vores ressourcer vi skal sikre at nedslidte kan få en ydelse og derfor mener vi den her seniorpension er et rigtig godt svar på det

trætte af at høre om differentieret pension når vi skal snakke om seniorpension for nedslidte

vi skal koncentrere os om debatten om differentieret pension

regeringen fremsætter sit forslag

det her forslag om seniorpension er vi

vores krav om en seniorpension til nedslidte kommer igennem nu og med en

indgik aftalen om seniorførtidspension tilbage i og elleve

på seniorførtidspension det lykkedes så ikke måske fordi den blev lagt ind under den almindelige førtidspension og den så druknede i kommunernes arbejde ude

det var nødvendigt at lave andre tiltag og det har betydet at vi nu får en seniorpension for nedslidte det er dem der har været langvarigt syge dem der

ikke kan klare længere tid på arbejdsmarkedet end under femten timer om ugen

seniorpension et halvt år før de når folkepensionsalderen

er det også ok og de skal måles

mens de var på arbejdsmarkedet

på sygedagpenge i et længere forløb

i en afklaringssituation i kommunen og de kan

tiltag når det er fuldt indfaset forventer vi at det drejer sig om

jensen i forkøbet og nej jeg har aldrig sagt

direkte fra et arbejde det kan godt være at der kommer nogle der har hutlet sig igennem på medicin indtil de ikke kunne klare

seks år før pensionsalderen

kan ikke sætte noget tal på hvor mange der eventuelt vil komme derfra men langt de fleste vil

igennem et afklaringsforløb hvor de har en lægebehandling og hvor de ikke har kunnet klare mere der kan også være nogle der måske

seniorpension hvis det er det de vil have i stedet for det skal de selv bedømme

seniorpensionen gør jo ikke at folk

arbejde tolv timer om ugen

den mulighed er der også vi siger ikke at man

første januar to tusind og tyve hvor man så kan begynde at søge om at få en seniorpension og i den forbindelse

lagt op til at kommunerne skal have

der kan klare afklaringen om man kan få seniorpension de forhandlinger er ikke endeligt afsluttet endnu og vi skal i gang igen her i eftermiddag for at finde en løsning på det problem

gå i gang med at søge om at få tilkendt en seniorpension

gavne rigtig mange og skabe ro

dem der søger om seniorpension der skal slæbes igennem en

det er der altså ikke det er baseret

de oplysninger man har de lægeerklæringer man har fra speciallæger og hvad der nu ligger det er det man skal bedømmes på

jobafklaring hvor man bliver slæbt igennem

man ikke med det her så med tilfredshed kan jeg sige at

for den nedslidte for de mennesker der startede på arbejdsmarkedet som ganske unge svarer seniorpensionen stort set til at man rækker en tørstende mand en seddel hvorpå der

men det hjælper jo ikke ret meget det der er brug for er at elevatoren mod nogle værdige seniorår for os alle sammen stopper på nogle flere etager der er brug for at vi investerer massivt i et sikkert og sundt arbejdsmiljø

arbejdslivet ud der er brug for massive investeringer i voksen efter og videreuddannelse så man har mulighed for at skifte branche og job gennem livet

der er brug for at vi giver en rabat afhængigt af hvornår man starter på arbejdsmarkedet

hvis man starter som ganske ung får man også mulighed for at gå på pension tidligere der er brug for betydelig bedre vilkår for at de nedslidte får en realistisk mulighed for at

sig tilbage inden de er helt slidt ned og de bare skal kravle frem til pensionsalderen

vi grundigt reviderer loven om førtidspension og fleksjob og så er der brug for at vi stopper op og vurderer er det virkelig rigtigt at vi automatisk skal lade pensionsalderen stige som det er aftalt tidligere når jeg så siger at seniorpension trods alt alligevel er et okay svar skyldes det at aftalen om seniorpension er en oprydningsøvelse for mennesker der i forvejen modtager en overførselsindkomst og det er jo faktisk ganske udmærket for vi har skabt alt for mange blindgyder hvor mennesker har svært ved at se en værdig vej ud af situationen så det er godt at få

at være fastlåst i en frustrerende blindgyde men i forhold til hvor mange man hjælper fra

en hundrede og tredive mennesker om året og den her seniorpension løser ikke de to store udfordringer

været der og den anden store udfordring omkring

arbejdsliv men som er nedslidte kan få mulighed for at gå på seniorpension vi ser derudover frem til at denne aftale træder i kraft og finder det derfor fornuftigt at kommunerne midlertidigt har ansvaret for tildeling af seniorpension indtil en central myndighed i statsligt regi etableres

som alternativet stemmer for selv om vi selvfølgelig også

men hver gang vi diskuterer

pension og nedslidningspension er vi i alternativet utrolig bange for at vi dermed accepterer en præmis en præmis som er en systemfejl på vores arbejdsmarked der betyder at alt alt for mange danskere efterlader alt for meget af deres sundhed på det danske arbejdsmarked og hver gang vi diskuterer måder at reparere på det

der er rigtig rigtig mange flere som på en eller anden måde efterlader noget af deres sundhed på det danske arbejdsmarked derfor mener vi at vi er nødt til at tage fat om problemets rod og diskutere hvordan vi sikrer at hundredetusinder af mennesker ikke efterlader så meget af deres livskvalitet og deres trivsel og deres sundhed på arbejdsmarkedet

nødt til at sikre at langt flere mennesker kan møde en rigtig god og positiv pensionstilværelse

er evnen og kræfterne til at nyde vores

og aktivt liv som pensionist

vi simpelt hen nødt til at udvise noget mere mod

vi må udvise modet til for eksempel at sætte arbejdstiden ned og på sigt diskutere borgerløn

og hvis vi indfører en lille ubetinget basisindkomst

vil mange mennesker få en fleksibilitet i deres liv der gør at man lettere kan tage en pause

ny retning i alternativet stemmer vi selvfølgelig for det her lovforslag men vi glæder

har modet til at lave de forandringer

skete inden nye borgerlige kom i folketinget men

jo godt være gode forslag alligevel og det er det her

derfor kan nye nye borgerlige også støtte det

knytte et par kommentarer til at når der er behov for at politikerne gang på gang må lave de her

er det jo grundlæggende fordi der netop er en systemfejl og systemfejlen ligger i at borgerne er tvunget til at aflevere så stor en andel af de penge de tjener her ind til politikerne i folketinget det skaber en afhængighed

på sigt bliver vi nødt til at kigge på et andet system

indrette sig sådan som de synes det betyder også at de selv får større mulighed for at bestemme hvornår de

selvfølgelig finansiere det selv men de muligheder har rigtig mange mennesker ikke i dag fordi vi har verdens andenhøjeste beskatning men nye borgerlige kan godt støtte det her forslag

et af flere lovforslag som udmønter

aftalen om seniorpension og vel i virkeligheden et af de centrale lovforslag

indfører vi med lovforslaget en helt ny ydelse seniorpension for dem der efter mange år på arbejdsmarkedet har en så varig og væsentligt nedsat arbejdsevne at de højst kan arbejde femten timer om ugen vurderet i forhold til deres seneste job seniorpension vil desuden være betinget af at borgerne har haft en lang tilknytning til arbejdsmarkedet og er højst seks år fra at nå folkepensionsalderen ordningen erstatter den nuværende seniorførtidspension som desværre aldrig kom til at virke efter hensigten det må ikke ske igen

at seniorpension kan træde i kraft allerede fra årsskiftet som det også fremgik af aftalen fra maj når det er sagt erkender jeg samtidig at det selvfølgelig ville have været ønskeligt med mere tid til både høring lovbehandling og til forberedelse af implementeringen af ordningen men jeg mener at kommunerne har gode forudsætninger for at varetage opgaven da de har kapaciteten og kompetencen også selv om det sker med kort varsel aktuelt drøfter forligskredsen og jeg den fremtidige

ikke komme nærmere ind på her men vi har en fælles målsætning om at vi kan få en aftale på plads om myndighedsmodellen inden jul men lige nu er det vigtigste at vi sikrer en mulighed for at få seniorpension

der sagde at der ikke var nogen grund til i den her debat at blande diskussionen om seniorpension sammen med diskussionen om en egentlig ret til tidligere tilbagetrækning men

er det fortsat en hovedprioritet for regeringen at sikre en mere værdig og retfærdig tilbagetrækning for dem med flest år på arbejdsmarkedet

i risiko for nedslidning vi mener helt grundlæggende at vi skylder de personer der har arbejdet og betalt skat gennem et langt arbejdsliv et klap på skulderen og en mulighed for at trække sig værdigt tilbage her er seniorpension et rigtig fint supplement en sidevogn om man vil men regeringen og jeg mener også at der er behov for en reel ret til tidlig tilbagetrækning hvor man har en objektiv ret her til sidst vil jeg bare sige at jeg ser frem til den videre drøftelse af lovforslaget og jeg stiller mig naturligvis til rådighed

at markere ministeren kalder som jeg forstår

i forhold til

forslag om tidlig tilbagetrækning

regeringen vil omfatte

flere mennesker flere nedslidte mennesker og nedslidte i min optik

at den her ordning er en rigtig fin ordning vi synes det er rigtigt at erstatte den seniorførtidspension

seniorførtidspensionen blev indført for at lappe på et meget stort blødende sår

jeg mener ikke at seniorpension og vores ønske om at skabe en egentlig ret til tidlig tilbagetrækning er hinandens modsætninger overhovedet

seniorpensionen tager højde for folk der ikke bare er nedslidte men er egentlig nedbrudte

til tidlig tilbagetrækning som vi arbejder på lige nu

sikre at folk efter et langt arbejdsliv har en mulighed for at trække sig tilbage

de er så syge at de ikke længere

socialdemokratiske ordfører tidligere i dag

nedslidte det er bare et

kommer hver især fra henholdsvis mars og venus for at bruge et slidt udtryk jeg tror ikke at herre hans andersen mener det dårligt med de ting han siger

der mener herre hans andersen at man først er nedslidt når man er så syg

tillægger han det jo ikke nogen værdi for mange mennesker der har været rigtig rigtig mange år på arbejdsmarkedet

når nu vi har truffet beslutning om at pensionsalderen skal stige

være så syg at man skal bæres over i

i de afgørende forhandlinger da man diskuterede sig frem til

vi fik ikke mulighed for at deltage i forliget dengang det tror set gerne at vi ville hvis

haft muligheden for det vi har så efterfølgende sagt

er en fin aftale og en fin erstatning for den seniorførtidspension som fru jette gottlieb i sin ordførertale selv sagde

derfor har vi tilsluttet os og forsøger efter bedste evne som de gode viceværter at føre aftalen ud i livet men jeg kan ikke give en nærmere forklaring på hvorfor det er fem og tyve år og hvorfor det ikke er tredive eller tyve

det fru jette gottlieb var inde på i bemærkningerne hvordan

er lagt op til i første omgang i kommunerne og senere hen

central statslig myndighed at

skal være en helhedsvurdering af borgeren altså både en

lægelig vurdering men jo også en vurdering af borgerens situation i øvrigt det er

vi er langt henne i forhandlingen vil jeg godt lige

det er en fin og god aftale og

efter vores mening alt for voldsomme forringelse af efterlønnen

det står stadig ved magt i øvrigt også af herre leif lahn bemærkninger tidligere

meningen med vores forslag at man skal kunne trække sig tilbage i op til tre år tidligere men at det jo følger levetidsindekseringen altså vi ser jo en ret til tidligere tilbagetrækning som et forsøg på at justere

vi i danmark har den højeste pensionsalder i stort set

jeg både tror og håber på at man også i de borgerlige rækker kan se

at udfase sine investeringer i kul olie og gasproduktion forslaget skal sikre at investeringerne tager hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed der bliver lagt op

så hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed

at det er regeringens ambition at gå forrest i kampen mod klimakrisen

og jeg finder det naturligt at bestyrelsen for

regeringens ambitioner er også afspejlet i vores klima og luftudspil sammen om en grønnere fremtid

de aktuelle forhandlinger om en helt ny klimalov derudover vil jeg også lægge ud med at minde om at

er en selvstændig selvejende institution som ledes af sin egen bestyrelse og repræsentantskab der består af arbejdsmarkedets parter som beskæftigelsesminister har jeg derfor heller ikke nogen instruktionsbeføjelse i forhold til den daglige ledelse af

efter atp loven således at vurdere hvad der er i medlemmernes interesser

det betyder konkret at bestyrelsen skal sikre

ud over at følge med løn og prisudviklingen

og med fokus på bæredygtig grøn omstilling

med at varetage medlemmernes interesser ja faktisk mener jeg at det er et centralt parameter som

skal tage hensyn til når de investerer vores alle sammens penge

unægtelig har følger også en særlig forpligtelse til at løfte et samfundsansvar

at det skal ske med respekt for at medlemmerne skal have et fornuftigt afkast af deres opsparing derfor synes jeg også at det er vigtigt at se på baggrunden

som omfatter både lønmodtagere og personer på overførselsindkomst for mange er

de har til deres folkepension det er tilfældet for cirka fyrre procent

vi må tilstræbe at de mange mennesker får et fornuftigt afkast af deres tvungne opsparing

og ikke allerede gør det

bestyrelsesarbejde med samfundsansvar hviler dels på bestyrelsens politik for samfundsansvar i investeringer

dels bestyrelsens politik for aktivt ejerskab det fremgår af bestyrelsens politik for samfundsansvar og investeringer

arbejde med social ansvarlighed dækker et bredt spekter af samfundsmæssigt relevante problemstillinger inden for miljø sociale forhold og ledelse de såkaldte

og respekt for social ansvarlighed samtidig med at det skal komme

også en komité for samfundsansvar komiteen har til opgave at lave processer som sikrer

det er altså ikke alene grøn energi

at investeringer gør noget godt for lokalsamfund rundtomkring i verden

og givende socialt ansvarlige investeringer synes jeg er at gå for langt

fokus på andre socialt ansvarlige investeringer

og er allerede rum for begge

at atp er af samme opfattelse jeg har derfor også tillid til at bestyrelsen er i stand til at varetage medlemmernes interesse og skabe et balanceret forhold mellem afkast og social ansvarlighed

kan det blive på bekostning af andre socialt ansvarlige tiltag og på bekostning af medlemmernes afkast

af samfundsansvar og ikke alene fokusere på grøn energi derudover er det vigtigt for de medlemmer der ikke har noget ud over folkepensionen

og det sikres blandt andet gennem et fornuftigt afkast

og fornuftige afkast regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget tak for ordet

jeg vil bare minde ministeren om at wwf verdensnaturfonden i en rapport netop har vist hvordan atp halter alvorligt efter de private pensionskasser det er jo derfor der er behov for at gøre noget jeg bliver nødt til lige at spørge jeg synes ministeren

ikke rigtigt at hvis vi lever op til

den sidste lange årrække og nu jo rent faktisk gør rigtig rigtig meget for at bevæge sine investeringer

i en årrække har opfordret såvel eu som g20 til at fremlægge ambitiøse klimareduktionsplaner men det at stille et specifikt krav om at der er bestemte typer af selskaber

må investere i i mener vi i regeringen ikke er den mest hensigtsmæssige

gør allerede i dag rigtig rigtig meget

i forhold til aktivt ejerskab over forskellige virksomheder og jeg har fuld tillid til at

blive ved med at drive den her udvikling frem både fordi det er godt for vores samfund

det handler om ikke at investere i de virksomheder som er

det lyder som om alt går rigtig rigtig godt

at ministeren forholder sig til at man halter alvorligt efter de private pensionskasser i forhold til det her mener ministeren virkelig at det er godt nok

til de ambitioner jeg kan høre regeringen har og i forhold til klimaloven som bliver behandlet i disse dage

pensionskasse som det jo er der investerer på den her måde i i

fossil energi og i virksomheder som i

obligationer der er langsigtede investeringer fordi man ikke tager meget store risici med

jo bunden under rigtig rigtig mange

sin investeringsprofil i en mere grøn og mere socialt ansvarlig retning

at fremsætte dette beslutningsforslag jeg synes altid det er vigtigt at diskutere hvordan og hvad atp investerer i

alle danske lønmodtageres obligatoriske pensionsordninger som derfor også er et meget stort beløb det er også sådan at for rigtig mange af pensionisterne som også ministeren nævnte

det eneste forsørgelsesgrundlag ud over folkepensionen og netop derfor er det ekstra vigtigt for de her mennesker at der bliver investeret rigtigt

der er penge når de skal på pension og selv om levetiden har været stigende

at dække disse forpligtelser og leve op til det man forventede af dem på det område når det så er sagt har vi jo før haft disse diskussioner her i salen og i udvalget

om andre ting for at høre om deres investeringer for det er da selvfølgelig noget vi skal interessere os for det er naturligt at diskutere det og det er noget vi skal vise vores interesse som jeg forstår

virksomheder de investerer i hvor de også viser interesse i at tage et samfundsansvar et samfundsansvar som kan være rigtig mange ting som også ministeren sagde kan det være miljø sociale forhold lokale interesser rundt i verden jeg er derfor også af den opfattelse at

har strategier for dette samtidig med at det faktisk lykkes at tjene det primære formål at sørge for at deres medlemmer har penge når de pensioneres jeg mener at arbejdsmarkedets parter

som sidder i bestyrelsen gør det de skal men vil dog altid opfordre dem

investere i grøn omstilling investere i bæredygtige virksomheder hvis det er muligt men jeg tror ikke på at vi får noget ud af at skærpe lovgivningen og gøre det sværere for dem at investere rigtigt det er en selvejende institution

er nødt til at have nogle handlemuligheder når de samtidig har strategier og tænker i samfundsansvar

jeg også kun være tilfreds derfor vil vi stemme imod dette forslag men vil dog igen takke

for at diskutere det da det jo altid er vigtigt at

nu også gør det fornuftigt i forhold til deres medlemmer da det jo

i virksomheder som er med til at ødelægge vores fremtid når det

har man jo ikke direkte indflydelse og kan gå hen og stemme på hvordan man synes at pengene skal investeres eller ikke investeres og det er derfor det er nødvendigt med

er ordføreren ikke enig i at det er et alvorligt problem når vi kan se at pensionsopsparerne i de private pensionskasser faktisk er begyndt at rykke sig

der halter gevaldigt efter

en diskussion sammen med dem der havde

alvorligt og vi fik nogle ret

bæredygtigt og lade dem forklare det så kan vi også tage en

hvad vi gerne ser det tror jeg virker meget bedre jeg mener ikke at vi skal gå ind og lave en

samtidig forventer at de over for alle de her pensionister skal sikre at de har en pension her må vi må vi ikke binde dem fast men

dem ind til en diskussion hvis

efter de private pensionskasser

til at handle på klimakrisen mener ordføreren at den

at forklare sig det det er da da vores opgave men ligefrem at gå ind og binde dem fast på noget når det er en selvejende institution som

til at tænke på at der er sket rigtig meget siden to tusind og seksten den grønne dagsordenen fylder meget meget mere det er der mange gode grunde til og forslagsstillerne

og det

det ligger mange danskere på sinde med den grønne dagsorden vi skal sikre en grønnere fremtid for os selv vores børn og vores børnebørn samtidig er konsekvenserne af klimaforandringerne jo blevet enormt tydelige skovbrande tørke oversvømmelser og meget mere er en daglig påmindelse om at vi har en kæmpe udfordring det påvirker os alle og det understreger at vi skal handle og i venstre er vi klar til det både når det handler om klimaloven og de efterfølgende forhandlinger men i vores iver

at løse udfordringerne skal vi også huske den

lyder sympatisk men det bryder jo med nogle

det synes jeg grundlæggende er fornuftigt og så mener jeg også at

ansvar bevidst man laver klimavurderinger af de langsigtede investeringer og i deres rapport til samfundsansvar to tusind og atten beskriver de også at de bakker fuldt

sytten verdensmål for bæredygtig udvikling og for mig vidner det om at

tager et

så selv om jeg synes at forslaget lyder sympatisk så

i venstre af den opfattelse at vi skal støtte det her forslag

gevaldigt skift i en række partier i forhold til

at diskutere det her igen når vi siden to tusind og seksten

stadig væk halter alvorligt efter private pensionskasser og så er mit spørgsmål bare hvor langsomt bliver for langsomt for venstre i forhold til den her handling hvis man virkelig er klar til at handle på klimakrisen hvor lang tid kan vi så sidde og vente på

de opsparinger som alle danskere har og som vi er tvunget til vi har ikke nogen indflydelse på hvordan de bliver

får desinvesteret fra olie gas

og i stedet for investerer i den fremtid som som pengene jo også

er meget bevidste om at få det bedst mulige afkast til os alle sammen

jo er en del af løsningen derfor er jeg helt overbevist om at de også foretager grønne investeringer og vil gøre det endnu mere fremadrettet for

også er gode afkast at hente så jeg har tillid til og tro på

med flere grønne investeringer når vi ser ind i fremtiden og jeg tror ikke på at løsningen er at vi her

pålægge dem hvilke virksomheder de skal investere i

investeringer i firmaer og virksomheder som som er med til

smadre klimaet men lad mig spørge lidt mere principielt så mener ordføreren godt at man med den ene hånd kan stå og investere i en grøn fremtid og i at gøre noget ved klimakrisen og så samtidig lægge milliarder over i virksomheder som er med til at smadre klimaet

og så stadig væk stå og sige

en situation hvor man i givet fald ikke kunne investere i dong

være mere grøn og

at investere i virksomheder

har omsætning fra olie kul og gas og der får mere end fem procent af sin omsætning

med deres investeringer atp har

den danske borger der indbetaler til atp og jo større omsætning de skaber des større bliver udbetalingen

der gør jeg mener ikke at vi herinde fra folketinget skal begynde

på hvad de skal og hvad de ikke skal

med landbrug eller andre virksomheder som alternativet

lidt i strid med med klimaet

hvordan de investerer men man kan selvfølgelig godt

om det er rimeligt

selvfølgelig forklare

det her forslag og vi mener altså stadig væk at

gør en god indsats for at forrente borgernes

men vi vil ikke ved lov begynde at lægge restriktioner på hvilke typer virksomheder de

begynder at fravælge de her virksomheder

ændrer de investeringsstrategi

fravælger dem automatisk når udviklingen

det her beslutningsforslag ikke handler om hvad alternativet bryder sig om eller ikke bryder sig om

at klimakrisen skal vi handle på

være med til at putte pengene hen hvor de kan arbejde for den fremtid som vi snakker om og ikke

skulle gå til indsatsen for klimaet

så vi er enige om at vi skal tage hånd om om klimaet og og forbedre det og så skal vi finde

klimakrisen er vi så også enige om at det her ikke bare handler om nogle virksomheder man ikke bryder sig om

netop handler om at vi pt ser at atp

efter de private pensionskasser når det kommer til investeringer i olie gas og kul altså industrier

det har jeg ikke forudsætninger for at bedømme men herre rasmus nordqvist kunne

ikke måtte investere i jeg er sikker på at

at hun gerne ville give pensionsselskaberne mulighed for selv at gøre det altså omstille deres investeringer men ellers må

skal lovgive om det hvor lang tid vil radikale give for at vi kommer i gang med den grønne omstilling også i forhold til investeringerne fra atp

olie gas og kul og investeres til den fremtid som pengene også

halter alvorligt efter så hvor lang tid

ordføreren hvornår man vurderer at den udløbsdato vil være og om ordføreren

redegøre for hvor stor en andel af det nuværende energibehov vi får

har en udløbsdato men alting har som regel en udløbsdato

så der er altså lang udsigt til at vedvarende energikilder kan dække verdens energiniveau det er

i to tusind og seksten og som dengang

også den her gang klart sige at vi selvfølgelig stemmer for jeg ser i øvrigt også det her forslag som en del af det beslutningsforslag som sf

i foråret to tusind og atten om ansvarlige investeringer for pensionskasserne vores forslag og atten havde et noget bredere perspektiv med både etiske hensyn men herunder også klima og miljøhensyn

også den her gang slå fast at det da er et glimrende forslag alternativet har skruet sammen de fine målsætninger om grøn omstilling skal følges op med konkret handling alle steder og ikke kun de steder hvor staten direkte og konkret kan tage beslutningerne den grønne omstilling skal have medvind på alle cykelstier klimaændringerne rammer os alle og vi skal alle steder være med til at give udviklingen et skub i den rigtige retning den grønne omstilling kan først lade sig gøre når hele samfundet herunder også pensionskasserne bidrager

eventuelt teoretisk en anelse højere pensionsafkast hvis vi om jeg så må sige står i vand til livet

netop pensionskasserne må jo kunne se perspektiver der rækker ud over næste

det er nemlig ikke kun det der tæller lige nu som tæller selvfølgelig skal vi stille krav til

som skal investeres til at sikre samfundet på længere sigt fokus alene på kortsigtet profit risikerer at undergrave selve grundlaget for livet som vi kender det

vil også sige at

eksempelvis skattelyselskaber

der hvor de lå og var der man fik det højeste afkast

men det viser jo bare at selvfølgelig kan vi blande os i

loven der er til hinder for at man havde andre samfundsmæssige hensyn det være sig miljømæssigt bæredygtighedsmæssigt eller i forhold til skat

man respekterede og som minimum sikrede realværdien af de opsparede midler det er klart efter sfs opfattelse at pensionskasserne skal indgå i et samfundsansvar over profittænkningen

jo ikke sådan at profit og etik i sig selv er modstridende her synes jeg

at aflevere ikke blot en sund pensionsformue men også en mere økonomisk ansvarlig bæredygtig og grønnere verden

jeg vil starte med at anerkende de gode intentioner der ligger bag dette beslutningsforslag det er en hjertesag for os konservative at vi får skubbet på når det kommer til grøn omstilling

og vi erkender også at pensionskassernes investeringer har enorm betydning for den grønne omstilling

er den rette vej at gå ifølge atp er klimainvesteringerne og grøn omstilling et voksende investeringsområde

markedet for grønne obligationer obligationer de erkender selv at det er en god forretning at bevæge sig i forhold til at investere i grøn omstilling og de har en ambition om at halvtreds procent af deres investeringer skal være grønne om ti år og det synes vi er fremragende

har vist at de på flere måder følger med den grønne omstilling og bidrager til denne blandt andet støtter

på g20 topmødet i hamborg præsenterede en række anbefalinger

har meldt ud at de ser positivt på anbefalingerne som giver dem en bred ramme for at forstå og arbejde med klimamuligheder og klimarisici på tværs af investeringer

om at de har gode erfaringer med at bruge deres aktive ejerskab i forbindelse med klimaspørgsmål i rapporten om

samfundsansvar fra to tusind og atten bliver det blandt andet beskrevet hvordan

var med til at sætte shell under pres sammen med andre investorer et aktionærforslag på shells generalforsamling i to tusind og atten krævede at shell fremadrettet skulle opstille konkrete måltal for udledning af drivhusgasser efter en konkret vurdering af forslaget og

men det konservative folkeparti er imod at detailstyre atps investeringer

konservative folkeparti enig i at

fra energiformer

er med til at ødelægge vores klima til den grønne omstilling så man er med til at skabe den fremtid vi skal leve i

jeg synes det er prisværdigt at de selv erkender at det er en god investering at investere i det grønne det skal vi da

klimakrisen hvad er tidsperspektivet

at sikre at danskerne har lidt ekstra

at leve for de skal ikke

nogle klimafantasters trang til

detailstyre alt hvad der foregår i samfundet det er en grotesk tanke og hvis vi åbner op

hvor stopper det så hvis der kommer

flertal som er endnu værre og som mener at vi skal bruge endnu flere af borgernes penge på

pensionsselskabernes formue og derved pensionisternes formue men derimod har en eller anden politisk aktivistisk tilgang det er et skred

grundlæggende skred som vi i nye borgerlige absolut ikke vil deltage i

der er efter min opfattelse

der er nogle problematikker omkring den måde atp

forretningsmodel men det er jeg sikker på

opmærksomme på som gør at vi faktisk

sikrer et inflationssikret afkast og det er et

de pensioner som som skal udbetales

lang række områder dér som man godt kunne tænke på

arbejder i stedet for at sætte flere hængsler på for

risikerer man bare at der er endnu færre penge til pensionisterne

og det er herre rasmus nordqvist værsgo

gerne sige tak til ordførerne og ministeren for debatten

jo noget vi har diskuteret før nemlig tilbage i to tusind og seksten hvor vi havde et

er en lille smule skuffet over at det er de samme ord vi hører nu i to tusind og nitten hvor vi ellers har fået en regering

flere partier er jo kommet med på et

så siger

vi må skam ikke gå ind og blande os

skal investere så det giver højest

hvorfor kan vi ikke også snakke det højest mulige klimaafkast så vi faktisk gør noget i forhold til klimakrisen i stedet for at se som vi gør i dag

halter alvorligt efter de private pensionskasser jeg forstår det ikke og jeg synes det er dybt sørgeligt at vi kan sidde

og forhandle en klimalov og samtidig bare

og kigge med hænderne i skødet på at der er milliarder af

kroner i investeringer i olie gas og kul

er med til at forværre den klimakrise vi så prøver på at løse det andet sted jeg synes ikke det hænger sammen jeg synes

ministeren sagde at man ikke tager store risici for medlemmernes penge jeg må bare sige at man tager store risici for medlemmernes penge når man investerer i de selskaber som faktisk er med til at forværre klimakrisen så tager man en meget meget stor

rigtig rigtig præcist da han sagde at

snakke etik og profit faktisk går det rigtig godt hånd i hånd man kan jo se

rasler ned og derfor synes jeg ville være rigtig godt at vi gav nogle retningslinjer

alle de penge som alle danske lønmodtagere og mennesker på

så jeg synes det er ærgerligt at der ikke er sket mere her i folketinget siden to tusind og seksten

at vi ikke tør røre ved det her jeg synes det er meget meget ærgerligt og jeg håber at vi trods alt i udvalgsbehandlingen kan komme lidt nærmere en egentlig handling så spurgte

ændres således at folketinget kan stille krav om at investeringer skal flugte med danmarks overordnede målsætninger om den grønne omstilling det er

ud fra hvordan konsekvenserne er

det ville man skulle skulle ind og ændre noget i opbygningen

finde ud af det i udvalgsbehandlingen vi har forsøgt at få det her formuleret så præcist som muligt og også taget

det her beslutningsforslag men jeg jeg håber jo at vi kommer til at se langt mere klimahandling

det her med at tro at vi kan sidde og snakke klimalov og så bagefter se investeringerne gå ud i olie gas og kul hænger bare ikke sammen

og selvfølgelig også når det handler om penge men tak for førstebehandlingen her i dag og jeg håber da at vi kan rykke lidt i udvalgsbehandlingen og også ved ministerens forståelse af

er bestemte aktier og bestemte områder man må og

kan trække deres penge ud og så investere dem i et andet pensionsselskab

igennem de demokratiske redskaber vi har

det der giver ekstra penge til mange pensionister som den eneste tillægspension

går til at ødelægge den fremtid vi helst skulle bruge pengene i

være et lovkrav at folk skal have deres penge stående i atp eller må de

hvor man måske godkender et par stykker til dem som så kunne have den investeringsprofil som folk

for dem og deres tilværelse hvis de ikke er enige i alternativets dagsorden

lande i verden usa har så trukket sig ud og fred være med det men

bag borgerforslaget om fjernelse af gensidig forsørgerpligt for

også sige tak til de folketingsmedlemmer som har valgt at fremsætte det som beslutningsforslag

vil gerne gøre det klart at for regeringen er det bærende princip i velfærdssamfundet at vi kan træde til med et trygt forsørgelsesgrundlag til de borgere som ikke kan varetage et arbejde for at forsørge sig selv eller som har nået folkepensionsalderen og lad mig starte med at slå fast at det jo langtfra er en nyskabelse i vores ydelsessystem at reglerne er som de er faktisk er der tale om principper som har en meget lang historisk tradition ja helt tilbage fra før tidligere socialminister k k steinckes socialreform i nitten trediverne helt grundlæggende handler det om at sikre at de ydelser vi udbetaler til borgerne udmåles efter behov sådan var det dengang og sådan er det i dag

har igennem tiden været udformet på forskellig vis men det gennemgående træk er at man for eksempel i pensionssystemet får en lavere ydelse hvis man har en ægtefælle særligt hvis ægtefællen har en betydelig indkomst hvis en pensionist for eksempel er gift med en bankdirektør som har en løn på flere millioner kroner årligt så får pensionisten stadig en ydelse men på et lavere niveau i slutningen af nitten halvfemserne blev princippet udvidet til også at omfatte samlevende som blev sidestillet med gifte den ændring tog højde for en samfundsudvikling hvor stadig flere valgte at være samlevende uden at indgå ægteskab men trods alt havde et sammenligneligt behov for forsørgelse det er meget kort fortalt en del af baggrunden for at

et ægtepar eller to samlevende pensionister ikke modtager dobbelt så meget som en enlig samtidig er reglerne indrettet med henblik på at målrette ydelserne til dem der har mindst og dermed sikre at velfærdssamfundet og de skattefinansierede ydelser kommer dem til størst gavn der har mest brug for det det er grundlæggende principper som et bredt flertal i folketinget står bag og har gjort det i mange år når jeg ser på beslutningsforslaget forstår jeg godt intentionen

godt forstå tanken om at det er den enkelte borgers konkrete situation og egne økonomiske forhold der lægges til grund og jeg anerkender at mange ydelsesmodtagere kan have svært ved at få pengene til at slå til og derfor gerne ser

er det ikke en vej regeringen ønsker at gå det hænger sammen med de bærende principper jeg var inde på før men det hænger også sammen med hvordan vi som samfund ønsker at prioritere skatteydernes penge her og nu for regeringen er det rimeligt at vi for en lang række forsørgelsesydelser tager højde for borgerens samlede økonomiske situation og i den sammenhæng om borgeren er enlig samlevende eller gift for mig at se ville det være en uansvarlig omgang med skatteydernes penge hvis det slet ikke skulle have nogen betydning om en folkepensionist for eksempel med en person som har en løbende høj månedsløn

forsørgerpligt og den skal ses i sammenhæng med at kontanthjælpen er det underste økonomiske sikkerhedsnet og i øvrigt følges af en række aktive arbejdsmarkedsindsatser

gensidig forsørgerpligt forstået på den måde at hjælpen fra det offentlige helt kan bortfalde hvis ægtefællen har en tilstrækkelig høj løn pensionisten er altid sikret et selvstændigt forsørgelsesgrundlag der er uafhængigt af hvor meget en ægtefælle eller samlever tjener det handler groft sagt om at bankdirektørens ægtefælle ikke har behov for samme støtte som den ufaglærte arbejdsmands ægtefælle vi skal altså huske på at man som folkepensionist får seks tusind tre hundrede kroner om måneden i med grundbeløb fra velfærdssamfundet uanset om din ægtefælle

ejer lego eller danfoss det synes jeg der er en rimelighed i på den måde kan vi målrette de offentlige ydelser til de personer hvor behovet er størst jeg har indtil nu fokuseret meget på principperne i vores velfærdssamfund og principperne for ydelsessystemet

regeringen ikke ønsker at realisere intentionerne i beslutningsforslaget hænger det også sammen med

men det fremgår blandt andet at det er alle regler om gensidig forsørgerpligt der skal fjernes for alle og at man skal kunne leve et værdigt liv med

finansministeren har i går i et svar til beskæftigelsesudvalget oplyst at det årligt vil koste tolv milliard kroner alene at hæve satserne for gifte og samlevende førtids og folkepensionister til niveauet for enlige

således at pensionisterne kun får nedsat pensionen på grund af deres egen indtægt det er altså den helt store lommeregner vi skal have frem

at vi ikke kan hente det hjem ved at effektivisere lidt det er enormt mange penge

ved at skære markant ned andre steder

en tid hvor vi her i folketinget er enige om at indfri ambitiøse klimamål minimumsnormeringer forbedre vores velfærd og have penge til fremtidige generationer det mener regeringen helt enkelt ikke er en farbar vej at gå

støtte beslutningsforslaget men

gennemført ændringer som forbedrer vilkårene i pensionssystemet også særlig for de pensionister der er gift eller samlevende blandt andet er der indført en ældrecheck som løbende er blevet forhøjet ældrechecken ydes med det samme beløb til enlige gifte og samlevende per person for de økonomisk vanskeligt stillede pensionister er der således tale om en forbedring senest har vi vedtaget en yderligere lempelse af aftrapning af pensionen for både folkepensionister og førtidspensionister der er gift eller samlevende med en ikkepensionist så regeringen er optaget af at sikre gode muligheder for førtids og folkepensionister

går ikke ind for helt af fjerne ægtefælleafhængigheden i pensionssystemet

at holde fokus på de vigtige politiske prioriteringer og diskussioner

for kontanthjælpsmodtagere som er gift og samboende hvor man kan risikere at miste hele sin indtægt

at høre ministerens overvejelser i forhold til hvad for nogle konsekvenser den her økonomiske afhængighed

at sidestille gifte og samlevende

er jo mange der i dag ikke vælger at gifte sig men lever på samme måde

kan det ikke i yderste konsekvens have store konsekvenser for den enkelte familie jo det må man jo bekræfte men man må også sige

også lidt inde på det i min tale

sikkerhedsnet og hele meningen er jo at folk ikke skal være permanent på kontanthjælp hvis man er for syg til at arbejde

man mangler kvalifikationer og uddannelse til at kunne få et arbejde

er rimelig og især når man ser på at det er meningen at det er en midlertidig ydelse at det så ikke altid forholder sig sådan er jo bare endnu en påmindelse til alle os der sidder her i salen om at vi har en utrolig stor opgave med at sikre at det

og de forskellige dele men når vi ser på at kontanthjælp skal være en midlertidig ordning

sig ved at over tooghalvfjerdstusind mennesker har været på kontanthjælp i mere end to år og derfor får jeg lyst til at spørge ministeren om vi enige om at der er nogle strukturelle forhold som spiller ind i forhold til ledighed

og andre forskellige dele så det med om man kan tage et arbejde afhænger jo også af om der er et arbejde at tage og derfor vælger man ikke nødvendigvis selv om man er selvforsørgende så vil ministeren bekræfte at der er strukturelle forhold der kan spille ind i forhold til om man kan være selvforsørgende og tage et arbejde

og i forhold til de konjunkturmæssige forskelle der kan være er det jo også en af grundene til at både jeg og regeringen og mit parti i øvrigt

at alle borgere der har en tilknytning til arbejdsmarkedet bør forsikre sig selv mod ledighed gennem medlemskab af en a kasse sådan at man står stærkere i de konjunkturudsving der er men selvfølgelig kan der

være strukturelle årsager til at man er ledig ligesom der også kan være andre årsager til at man har et sæt af komplekse udfordringer sociale sygdomsmæssige med videre og der har vi jo en forpligtelse til at sørge for at dem der grundlæggende ikke kan arbejde

altså jeg hørte ingen åbning af nogen art i forhold til til at se på noget som helst i forhold til det her massive ønske fra befolkningen om

at afskaffe gensidig forsørgerpligt hørte jeg rigtigt var der ikke

som helst udstrakt hånd i forhold til at se på noget i forhold til måske at

startordning i forhold til måske lige så stille at komme i

jeg synes jo at jeg afslutter talen med i virkeligheden

en række af de tiltag der er taget

de senere år og som jo rent faktisk forbedrer vilkårene for folk der enten er samlevende eller gift som en del af pensionssystemet de ting vil vi blive ved med at se på men som jeg også gjorde klart i min tale er

tale om gensidig forsørgerpligt for hverken folkepensionister

sin pension afhængig af sin ægtefælles indtægt

et økonomisk niveau

herre torsten gejls parti har lige været med til at lave en finanslov hvor ambitionerne på alle mulige strækninger er tårnhøje

meget meget omkostningstungt hvis du skal ind og fjerne ægtefælleafhængigheden i

af den bæredygtige omstilling altså mener ministeren at hvis det er sådan at vi tager sociale hensyn

det koste mindst tolv milliard kroner om året hvis vi fjerner ægtefælleafhængigheden for førtidspensionister og pensionister og jeg forstår godt at man kan være frustreret over det og der er jo også altså det anerkender jeg et kulturelt skifte tror jeg altså fra

alle anerkendte et princip om at selvfølgelig var

at flere og flere mennesker i takt med tiden ser deres egen indkomst som deres egen og ikke som en del af en husstand men det er

man via et borgerforslag kan få en debat i gang i folketinget

jeg synes det er rigtig godt at vi har den mulighed for at få sat fokus på et emne som jeg også ved interesserer mange mennesker

det tror jeg også efterhånden alle os herinde ved

vi har fået mange henvendelser så tusind tak for det til dem der har

dem der henvender sig til os

ofte er problemet med borgerforslag er at de ikke altid er præcise i forhold til lovgivningen og heller ikke anviser hverken økonomi eller finansiering

også godt forstå for det er meget svært og det kræver utrolig meget tit ofte et helt ministerium men det betyder

at vi politikere skal diskutere det her

kan yderligere ønske beregninger hvis vi ønsker det og skabe endnu mere debat

supergodt at vi så også her får muligheden for det via sådan et forslag problemet med dette forslag er at gensidig forsørgerpligt jo kun gælder for

hvorimod der er andre modregningsregler for pensionister og

ægtefælle har en indtægt

kan miste hele deres ydelse hvorimod andre grupper kan miste dele af det men aldrig det hele derfor skal man jo så både kigge på forsørgerpligt og på

hvis man skal sikre at alle får en større ydelse og ikke bliver modregnet i ægtefællens indkomst som forslaget ønsker

jeg læser forslaget det betyder også at hvis vi bare sletter både modregningsreglerne og forsørgerpligten vil det også komme dem til gode som har mange penge og godt kan klare sig selv og ikke kun dem som er de svageste og

hjælpe dem som er gift med en der har rigtig mange penge og

prioritere at bruge adskillige milliarder nu

er meget optaget af dem som ikke har ret meget i forvejen derfor var vi jo med til at sikre at pensionisterne fik

mere ved at stoppe for udhulingen af folkepensionen ved at afskaffe satspuljen

et tilskud til de fattige børnefamilier der ikke har meget det er jo ikke ret lang tid siden vi stod i salen med den del så det beslutningsforslaget gerne vil nemlig hjælpe de svageste vil ske men

ikke kun det der sker og derfor vil vi hellere prioritere

dem som er de svageste i vores samfund derfor stemmer

også godt sige at vi takker de borgere der har skrevet til os vi

sammen fået rigtig mange henvendelser jeg takker

snakket med udvalget der var nogle der kom ind og fremlagde deres ting det synes jeg er rigtig godt jeg takker alle dem

har gjort det det synes jeg er vigtigt at gøre for det er klart at disse regler betyder rigtig meget for mange af de her mennesker

og derfor synes jeg også det er godt at have den her diskussion men det er bare ikke så nemt for det er også en prioritering

jeg mener også at det er forkert at bruge så mange milliarder

forslag hvis man gennemfører det i morgen vil hjælpe endnu flere end dem der har mindst men hvis vi så ser på dem der nu har mindst

og egentlig får adgang til endnu mindre i og med at det

deres kæreste eller samlever

tage det trappevis er der slet ikke nogen udstrakt hånd til alle de mennesker som som ordføreren står på talerstolen

vi har været med til det med pensionen vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe de her mennesker vi mener bare ikke at den her måde er den rigtige måde at gøre det

også derfor vi siger de ting vi gør og jeg er da ikke et sekund i tvivl om nu er der lige

og i og med at

været glædeligt at se socialdemokraternes kraftfulde modstand mod kontanthjælpsloftet kunne det her så ikke netop været en måde at kompensere for eksempel kontanthjælpsmodtagere op til den sats de havde før kontanthjælpsloftet

bidrage med en lille reduktion af den gensidige

det man gjorde dengang var fuldstændig forkert det er jo også derfor at vi

foreslår det med højere ydelse det var også derfor at jeg skulle stå på talerstolen forleden

et samfund hvor de børnefamilier har så lidt til sig selv og er så fattige derfor vil jeg gerne gøre det derfor vil jeg også gerne

at vi kan få nogle ideer og nogle forslag ind her som vi jo så kan arbejde med drømmen om et gratis

uddannelsessystem eller at man skulle kunne gå til lægen uden at skulle betale penge for det mange af de ideer er jo ikke blevet bremset af at man først skulle have alle juridiske dele på plads og finde hele finansieringen det jo netop noget af det som vi skal gøre

mig at høre ordføreren om ikke socialdemokratiet kunne være med på også

i forhold til fradragsbeløbet og i forhold til

bliver nødt til at tage stilling til nogle ting vi bliver nødt til at sætte os ind i nogle ting det har jo også gjort at jeg ligesom mange af dem der er her har sat mig ind i

tænkt ud og ind og lyttet til mange mennesker

haft mange mennesker i telefonen det synes jeg da er supergodt det er jo også det vi skal som

til enhver tid gerne være med til at forbedre de her menneskers liv

jeg synes vi kommer til at bruge alt for mange penge

når vi er ude i de prioriteringer vi prioriteringer vi nu er i så vil jeg have at de prioriteringer og de penge vi har i det her velfærdssystem vores alle sammens penge rammer dem der har brug for det

ordførere fra andre partier om at vi netop kan forandre nogle af de her dele jeg tænker at vi

ændre beløbsgrænsen så man netop tager et skridt

andre dele jeg vil gerne høre ordføreren konkret i forhold til den økonomiske afhængighed for kontanthjælpsmodtagere tror ordføreren ikke at det får en længere væk fra arbejdsmarkedet at man får revet tæppet væk under sig og

sige til til ordføreren for enhedslisten at

med til finanslovsforhandlinger og alt muligt andet de har da alle muligheder

de vil forbedre samfundet det er jo den vej de kan gå

med til at pege på en regering men umiddelbart

ved at gå fra en passiv ydelse

kontanthjælp og den ene så kan se at hvis

arbejde så ville det reelt set stille

kan ordføreren forstå at folk tænker på den måde at

midler at arbejde med hvis det er sådan at de går ud og tager et arbejde selv om det måske umiddelbart kunne

procent perfekt og det system vi har er

da fuldstændigt det jeg bare sige er at jeg ikke tror at det er det her der er løsningen

at ændre de her ting helt præcist hvordan man så skal løse det ved jeg ikke men det ville da være fuldstændig blindt og dumt af mig at stå og sige at det anerkender jeg ikke for det ved jeg da godt mange af dem kommer da også til mig og jeg kan også se at det berører dem dybt for de er da ulykkelige og det

får dem til at gøre nogle ting som er ulykkeligt det er også derfor det er rigtig godt at have den her diskussion

vi løser den grundlæggende problemstilling

der være alle mulige andre gevinster ved det som vi er enige om

forældre der trives og kommer ud socialt men rent økonomisk

for nogle nogle par og nogle nogle familier ikke en økonomisk gevinst ved at den ene går ud og tager et arbejde som kunne være sundt for familien

er jo blandt andet også det der var problemet med kontanthjælpsloftet det er det vi skal sørge for der anerkender jeg også gerne at det system heller ikke er hundrede procent perfekt det sidder vi og slås

beskæftigelsesområdet hver eneste dag det vi allerbedst kan gøre

også ordføreren sige da ordføreren angreb mig på børneydelsen forleden dag

at sige at jeg godt kan forstå at man som borger først og fremmest koncentrerer sig om sin egen økonomi og situation

helt naturligt og derfor forstår jeg også godt hvis man synes at det kan være ærgerligt at være omfattet af gensidig

må vi jo tænke på hvordan vi bedst muligt hjælper

derfor synes vi også at den gensidige forsørgerpligt er rimelig og fornuftig det gør vi af

det sundt for vores velfærdssamfund at vi målretter den største hjælp til de mennesker der har mest

har en indtægt den kan være stor

har samme behov som hvis man er enlig forsørger for det andet synes vi faktisk at det er helt rimeligt at man er med til at forsørge sig selv og sine når man har en

så kan vi som samfund hjælpe flere og målrette hjælpen

har vi jo fået

i går vi har ikke fået svar

der er stillet til det her borgerforslag men vi har fået et svar i går der nævner at det vil koste

for folkepensionister og for

det er jo så et beløb som vi i givet fald skulle finde andre steder i vores i vores velfærdssamfund skoler daginstitutioner grøn omstilling

ikke af den opfattelse at at det ville vi kunne

senest her for to tusind og nitten lempet modregningsreglerne for folkepensionister og sådan vil jeg

er meget relevant at stille det til venstre

at venstres slogan er at det skal kunne betale sig at arbejde hvordan harmonerer

på kontanthjælp men som som kan skaffe sig et job der skal altid være en økonomisk gevinst og vi vil gerne se på de sager hvor

det har en negativ økonomisk konsekvens

nogen måde af men jeg synes

de tilfælde hvor den gensidige forsørgerpligt fører til at folk faktisk ikke tager et arbejde fordi

jo helt afgørende at vi sikrer at det kan betale sig

også set nogle eksempler

og alle eksempler skal frem på bordet og så synes

svaret fra finansministeriet som vi fik leveret i går

den samme sats som enlige

der bliver spurgt om her i spørgsmålet

berettiget til før modregningen

og det er jo også det der har givet anledning til at der er stillet en lang række spørgsmål til det her

udvalget men vi er jo nødt til at være klar over om det er den gensidige forsørgerpligt der er førsteprioriteten eller om det er ægtefælleafhængigheden

givet fald ønsker at fjerne

set vi står tilbage med et borgerforslag som vi har brug for at arbejde med i udvalget for at få

de økonomiske konsekvenser er af henholdsvis det ene

folkepensionister og førtidspensionister så vi forstår jo godt ånden og intentionen i borgerforslaget der tænker

det er vigtigt at vi i det videre arbejde ser på at det jo ikke er den samme sats som enlige

fra venstres side er at vi finder at både den gensidige forsørgerpligt og ægtefælleafhængigheden er forhold som vi

vi kan ændre nu nævnte jeg de tolv milliard kr og det er blot en del af den regning der

vi er jo optaget af at det også for folkepensionister eller ægtepar hvor den ene er folkepensionist og den anden arbejder altid skal

borgerforslag om gensidig forsørgerpligt

givet os lejlighed til at få gravet lidt i

det har jo netop vist sig at det var mere kompliceret end som så det er så enkelt at sige at det hele er omfattet af gensidig forsørgerpligt og så viser at grave i

uddannelseshjælp alt det andet med førtidspension folkepension og modregning i ægtefællens arbejdsindkomst er sådan set

noget af en melding at det kostede tre

efter tilbageløb og

er det omkring femten milliard kr hvis man skal afskaffe det hele som

fremgår her i gensidig forsørgerpligt og og modregning i de forskellige ydelser

i den forbindelse begynder at se på at

skal have ydelsen nedsat på førtidspension men heller ikke på folkepension

man også kunne få mindre i boligsikring

at der var nogle problemstillinger

på det område og derfor har vi også i forbindelse med finansloven hvor dansk folkeparti fik igennem at vi skulle have mindre modregning på grund af indkomst

den nuværende og tidligere regering

til ethundrede og toogtyvetusind

kunnet hjælpe førtidspensionister og folkepensionister

vi har kunnet hjælpe på det område men det ændrer ikke ved at

vi også synes at der selvfølgelig stadig væk er

de her tolv tretten fjorten femten milliard

finansministeriet ikke levere på grund af

med deres støttepartier så det har trukket ud

takke regeringens støttepartier for at de

lovet at de kommer inden jul

modregning der sker for førtidspensionister og folkepensionister

gift eller samlevende det er vi klar til at se på om vi

lempe yderligere men vi mangler de beregninger for at

et indtryk af hvor mange penge vi så skal ud og finde men indtil videre er vi glade for at vi har fået hævet bundfradraget

toogtyvetusind har betydet at rigtig mange

finansloven i to tusind og atten

pensionister og førtidspensionister

finde ud af noget mere i de modregningssystemer så har jeg desværre ikke mere tid jeg kunne

det er sandsynligvis så kompliceret og detaljeret at der kun er et eneste sted i det her land vi kan gøre det

df har stillet spørgsmål om om der er åbninger her hvor vi måske som som jeg forstod det

overkommeligt men det er de beregninger som vi ikke har

magtet mere de har haft mere travlt med at ansætte konsulenter end nogle der kan regne på det her

kvinder skal have et ligeværdigt liv i forhold til livet med

og det skal man have ret til der tænker jeg bare

den lidt konservative gammeldags tankegang om at man som kvinde bliver økonomisk afhængig af sin mand og kan risikere at stå

være interesseret i at være med til at bløde lidt op for at man altså ikke kan risikere at miste

så sørger man for hinanden og så er man fælles om det hele det er vi i hvert fald i min

det hele jeg kunne da aldrig nogen sinde drømme om

aldrig nogen sinde drømme om det har jeg aldrig kunnet heller ikke dengang jeg

da aldrig drømme om at vi ikke havde fælles økonomi

i mit univers og det er også den indstilling vi sådan set går frem efter i

kan vi jo godt se på at der kan være behov for på nogle af de områder her

på førtidspensions

man økonomisk bliver ramt så hårdt men

tingene i forhold til vores velfærdssamfund er også den tryghed det giver at hvis vi af en eller anden årsag ikke kan forsørge os selv i en periode på grund af ledighed eller hvis vi bliver gamle og skal på pension eller hvis vi bliver ramt af sygdom så træder vi faktisk til i fællesskab og bidrager der

det der går lidt tabt ved den her del altså ved at man kan miste hele sin indtægt

her flere skal med hvor vi vendte bunken og

være på kontanthjælp de skal over på en anden ydelse de skal ikke være ramt af kontanthjælp det er noget dansk

glade for at vi er gået den vej selvfølgelig

der ikke kan men det gør vi bedst ved

at noget af det helt grundlæggende når vi taler om ligestilling

ikke behøver at skulle være alt eller intet kunne radikale venstre ikke være med på at se på

gå et lille skridt i den rigtige retning

som har skrevet under på det her borgerforslag det er godt at få sparket gang i en helt nødvendig debat det står måske nok en anelse uklart

ud på for flere emner og begreber er blandet sammen

det står ikke helt klart om det er den egentlige gensidige forsørgerpligt der er til debat eller om det er ægtefælleindkomstafhængigheden

det er afhængigheden i det hele taget inden for alle grupper

men det ændrer jo ikke på hovedformålet nemlig ønsket om en mere retfærdig behandling af mennesker på pension eller andre overførselsindkomster sf mener at der er brug for en oprydning og en ensretning af vilkårene og sf

vi benytter den her fantastiske situation med så mange engagerede borgere til at få hele området ordentligt gennemarbejdet

på et af de spørgsmål jeg har stillet men der er jo en række andre spørgsmål

kommet svar på endnu vi har i den grad brug for et overblik og beregninger så vi får et klart billede af konsekvenserne af de nuværende love

økonomisk selvstændig det gælder jo allerede i dag

det kommer til dagpenge sygedagpenge ressourceforløb arbejdsmarkedspension og

her og nu mener vi i sf at det første skridt skal være at afskaffe indkomstafhængigheden af partneren for førtidspensionister vi har beregninger der viser at det vil koste omkring fire

da den pension netop træder direkte i stedet

at nogle reduktioner både for førtidspensionister og for folkepensionister

sammen kender til gevinsterne

med en partner her tænker

en reduktion på femten procent

folkepensionisterne nærmere tyve procent så der må vi finde ud af om det så skal være nærmest de

men selve det at der er en reduktion

den fordel der er ved at man bor flere sammen og dermed har sparede udgifter synes vi som udgangspunkt er okay det handler om at finde en fair ens

for folkepensionister starter modregningen af partnerens indkomst allerede allerede omkring de tohundredetusind kroner det synes vi er et meget lavt beløb

justerer den grænse opad så indkomstafhængigheden bliver mindre vi mener også at indkomstafhængigheden for kontanthjælpsmodtagere i dag starter på et latterligt lavt niveau som jeg lige

allerede der mister sin indkomst igennem kontanthjælpen

er rimeligt her må vi se på en rimelig fair bund hvis der skal være den her reduktion en langsom udfasning af den vil jeg nærmere sige

viser beregninger fra finansministeriet at afskaffelsen

forskellen mellem enlige pensionister og samlevende vil koste

så hertil lægger udgifterne til en eventuel ophævelse af indkomstafhængigheden

har sagt tidligere arbejder vi på en mere fair og mere gennemskuelig ordning her og nu synes vi som sagt at det er førtidspensionisterne der har brug for hjælp men vi har altså også et realistisk forhold til de

konkrete økonomiske virkelighed

give mere til de mennesker som har mindst

enhedslisten og det er fru victoria velasquez

varer længe koster mange penge

vi dansede rundt om træet og sang denne sang af peter faber fra atten otte og fyrre at jeg tænkte på

at jeg som kommende kvinde ikke skulle være økonomisk afhængig af en mand

hvor mange mønter han nu valgte at putte i pungen men desværre er den barndomstanke alligevel ikke helt rigtig i dagens danmark ideen om at lovgivningen og politikerne skulle følge med nutidens opfattelse af kønsroller og samlivs og familiestrukturer er desværre en smule forkert til trods for kvindefrigørelse kampen for et velfærdssamfund og

af sin partner den gensidige forsørgerpligt gælder efter ændringerne i to tusind og femten stadig for samlevende og gifte par der modtager kontanthjælp pensionister og førtidspensionister er på sin vis også underlagt en gensidig forsørgerpligt både som samboende og gifte men her

nylig bredt i folketinget blødt op for hvor hårdt folkepensionisterne og førtidspensionisterne skal rammes helt konkret

for en folkepensionists ægtefælle eller samlever som ikke modtager social pension fra halvdelen af ægtefællens eller samleverens indtægt

til fire og halvtreds procent af ægtefællens eller samleverens indtægt og fradragsbeløb for den opgjorte indtægt for en førtidspensionists ægtefælle eller samlever som ikke modtager social pension forhøjes med trettentusind kroner fra tohundrede og seksogtredivetusindsyvhundrede og otteogtyve kroner i dag

ændres fra halvdelen af dennes indtægt

til fire og halvtreds procent af dennes indtægt uden loft det er selvfølgelig en forbedring og derfor

enhedslisten men det er kun et skridt på vejen

på at vi i danmark har pensionister og syge mennesker

får den økonomiske selvstændighed vi så ofte hylder men bliver gjort økonomisk afhængige

kontanthjælpsmodtagere afhængige af den ægtefælle de bor med hvilket kan ses som et udtryk for at ledighed

og ikke et strukturelt problem der blandt andet påvirkes af

konjunkturer og andre dele derfor vil

bag borgerforslaget

sige tillykke med det flotte antal støtter

sat det på dagsordenen og herind i folketingssalen

en debat om ensomhed

i har åbnet et af vores mest til tabubelagte emner i dag nemlig ensomhed og sat det ind i en politisk kontekst er ensomheden blevet større som en konsekvens af den politik der føres i dag kan vi fra politisk hold gøre noget for

ensomhed ja selvfølgelig

frugtbart at følge debatten

fortalt jeres historier om jeres kamp med ensomhed flere har berettet om at gensidig forsørgerpligt spiller ind

og fordi man til trods for hvad ens partner

føler at man bliver ulige i sin relation til hinanden og at man bliver en belastning i forholdet

der også flere af jer der har fortalt at reglerne om gensidig forsørgerpligt spiller ind

et kærlighedseventyr

materielt afsavn for nogle er ydelserne i forvejen så lave at der ikke er mulighed for meget mere end at overleve

flere forsøger sig med den

se om de kan få nogle penge men risikerer at få afslag og at tæppet ryger væk under familien i enhedslisten bakker vi op om grundholdningen i borgerforslaget

hvorfor enhedslisten ikke har haft det med i finanslovsforhandlingerne

intet ord om det her emne

der ligger og med den aftale der ligger

men kan blive visiteret enten til arbejde førtidspension eller eller andre dele det ville være et skridt i den rigtige retning men jeg er enig med ordføreren i at

ville være at komme i mål og her handler det også om hvad det

er beløbet jo en tredjedel af

ændret på modregningssystemet det kunne

med i en finanslov det bliver sagt

det er med i forståelsespapiret men det er jo ikke finanslov det er en hensigtserklæring enhedslisten kunne

og sagt til regeringen vi skal have

med over for venstre dengang i to tusind og atten

det men det kom igennem i et godt samarbejde det kunne enhedslisten også gjort her

man selvfølgelig kan være desværre når det er ens egen politik og

den regering som vi har nu jo ikke har haft en forhandlingsreserve hvor der har været lagt op til og forhandlet om tolv milliard

var oplægget til at starte med under tre milliard

det heldigt at mange af de aftaler vi laver jo netop også er imellem finanslovene

og hvor vi også kan se på hvad vi

ordførertale for pålydende og det var jo et glødende indlæg for at det her skulle

vi taler jo om en udgift her på over femten milliard

en ting er den gensidige forsørgerpligt

den reduktion der findes når folk flytter sammen med de

er to der flytter sammen men den

fulgt med i finanslovsdebatten og derfor ved at det for os i enhedslisten er vigtigt hvor pengene

skal komme fra lige så vigtige synes jeg

de problemstillinger der bliver rejst i borgerforslaget er og derfor

kan vi jo selvfølgelig ikke bare stemme for som forslaget ligger nu der er ikke en juridisk præcisering i det

er ikke en plan for hvornår og hvordan det skal gøres men vi tager den bekymring som de her borgere

seriøst og det oplever jeg egentlig også

udvalget i gang og netop få det kortlagt blandt andet som herre karsten hønge har gjort med et af sine spørgsmål

jo ikke bare kan udstede en blankocheck og stemme for men vi bakker op om intentionen i

meget flot ordførertale men at man stemmer imod forslaget

husholdningen som gør at man kan have en mindre reduktion

mig klog på hvor den skal ligge men den ligger vel deromkring

og det har vi også talt om med andre steder en opmærksomhed på at der her er nogle problemer vi skal have gjort noget ved hvis vi skulle afvise alle borgerforslag som ikke er præcise

jeg har talt med udvalgsekretariatet om at vi skal have en god tidsplan for behandlingen af det her

det er jo helt afhængigt af at man kan lave et ordentligt forslag

man bor to forskellige steder hvor man kun behøver at

tilhørerpladserne der tror at nu kommer enhedslisten

enhedslisten vil stemme imod fordi man ikke kan og vil

derfor at vi bakker op omkring det som ordføreren selv har sagt er der nogle ting her hvor det juridiske bliver blandet sammen

vi skal tage opgaven på os og netop få det undersøgt men de spørgsmål vi er i gang med at stille

kortlagt hvad drejer det her sig rent faktisk om hvad for nogle love er det der bliver påvirket hvor mange penge kommer det til at koste er der enighed jeg vil jo gerne

at vi kan gøre nogle forskellige ting hvor langt kan vi gå her og nu og hvordan kan vi gøre det det synes jeg kun er rimeligt og det

at tage de andre dele lige så seriøst som finansieringen som er de problemstillinger der bliver

på et højere plan vi ved jo ikke om enhedslisten vil stemme for eller imod det jeg hørte var at de ville stemme imod

taget det hele er meget meget fornuftigt og

hvordan skal finansieringen være hvordan skal tidsforløbet være det siger jo sig selv og det

selv om talen var fantastisk flot

svaret til herre leif lahn jensen

stemme for så har jeg jo heldigvis et spørgsmål for jeg

enhedslisten egentlig gøre i forhold her forslag

en fantastisk tale og det med politikerlede kan jo også gå på at politikere siger

i sidste ende så håber på at opmærksomheden går lidt væk fra det fordi

for jeg har ikke hørt at enhedslisten

finansiering til at håndtere at kunne stemme for det her forslag men hvad vil enhedslisten

jeg har sagt er at vi i enhedslisten bakker op

er i det her dokument i det her borgerforslag det bakker vi op

vi går til den videre proces i forhold til at se hvad for nogle ting

er nogle upræcisheder i forhold til hvilke juridiske dele det gælder jeg synes godt man kan læse

er skrevet og den argumentation de bruger hvad det egentlig er de mener på samme måde

borgerforslaget hvor meget koster det i forhold til det når folk bliver skilt

er en masse forskellige økonomiske dele i det vi vil gerne få kortlagt hvad det koster hvordan vi kan gøre det og også se på det tidsperspektiv der er og hvordan opbakningen skal være til det

for os er vigtigt at pengene kommer et rigtigt sted fra hvis finansieringen pludselig skal blive at man skal tage nogle andre som ikke har særlig mange

om enhedslisten vil stemme for eller imod det her konkrete forslag som bare i forhold til ægtefælleafhængigheden i forhold

vil enhedslisten stemme for eller imod det her forslag som minimum koster

som folk der er enlige det vil bare gerne have den samme ydelse uden at blive modregnet og det betyder at det ikke kommer til at koste

i tvivl om men det viser jo netop at der ikke er svar på de spørgsmål hvilket vi har brug for for at kende det endelige resultat

er en åbning i forhold til at tage hul på det her

også at vi måske i virkeligheden er nok til at prøve

synes også det er vigtigt at man ikke bare hælder forslaget ned af brættet som jeg kan høre at der er flere der alligevel har en tendens til

jeg bliver presset ud i at skulle finde en finansiering på noget vi ikke engang ved hvad koster eller

der skal være men jeg må bare sige at

synes at det mindste vi kan gøre på fundamentet af det her borgerforslag

det har jo tydeligvis for forslagsstillerne heller ikke

svar på alle spørgsmålene til i dag så jeg håber bare at politik

hvis vi kun ser alt hvad der kan gå galt så kommer vi jo ikke nogen vegne

gå imod en retning og så se hvordan vi kan komme

at man stemmer for borgerforslaget

den røde knap som betyder at man stemmer imod borgerforslaget hvad vil enhedslisten stemme på

hvordan skal det her gøres hvor er det lovgivningen skal ændres hvordan

det jo betyde det er regeringen som skal finde ud af hvordan det skal gøres og

flertal for det så derfor tænker jeg

netop at prøve at se er der nogle åbninger er der nogle muligheder for

der er et flertal for nogle af delene kan starte det arbejde det håber jeg nu ved jeg ikke hvad liberal alliances holdning er endnu

det korrekt forstået at det vil enhedslisten gøre altså stemme for borgerforslaget

vi er flere der er i gang med et stykke arbejde for at få kortlagt hvor meget kommer det her til at koste

en god vej til at gøre det jeg kan ikke sige at vi i morgen har tyve tredive femten

til at indføre det men jeg håber da at

hvordan finansieringen kommer til at være

har en afgørende betydning for om vi stemmer for eller ej

er det med mange ting der kan godt være ting som vi bakker op om

vil de forbehold

at sige vi vil gå til det her forslag så godt som muligt i forhold til at få afdækket de her forskellige spørgsmål

her borgerforslag alvorligt så som det ser ud nu med det borgerforslag der

støtter vi grundtanken det bakker jeg op om

er jo ikke et konkret lovforslag med den juridiske del finansiering og alle de ting

stemme for og nu kan vi så forstå at enhedslisten

et ændringsforslag som man

måske vil støtte men det betyder jo så samtidig også at man ikke støtter det oprindelige beslutningsforslag men at man støtter sit eget ændringsforslag

ordføreren siger at vi stiller spørgsmål til

det er en god idé det synes vi er vigtigt borgerforslaget indeholder jo ikke en plan for hvordan det skal gøres hvilke juridiske ændringer der skal være og hvor finansieringen skal komme fra de skriver selv eksplicit at de ikke ved hvad det økonomiske omfang af den her aftale er

jo klart at det arbejde skal påbegyndes så vi ved hvad det endelige resultat bliver

at konkretisere det så det kan lovbehandles

vi selvfølgelig tage konkret afsæt i hvad det er der ligger som forslag til finansiering

her men ud til de halvtredstusind eller mere der har skrevet under på borgerforslaget var der ikke et eneste forbehold nu kommer forbeholdene og igen altså vil man stemme ja til forslaget eller nej til forslaget hvis vi skulle stemme om det i dag

op om grundholdningen i borgerforslaget og støtter op vi ser frem til den videre behandling af emnet som forslagsstillerne selv skriver er der flere dele der mangler at blive belyst og kortlagt det er selvfølgelig nødvendigt hvis vi skal bede regeringen om at handle på dette men hvis vi forventer at et borgerforslag allerede ved sin fødsel har alle juridiske og økonomiske dele på plads så spænder man jo ben for hele konceptet bag borgerforslagene vi arbejder også på en god tidsplan så det kan behandles ordentligt

tak til ordføreren for at give mig mulighed

konkret her i forhold til de juridiske dele og det økonomiske så derfor

vi nødt til at se den endelige aftale for at vide om vi

er positive eller negative over for forslaget jeg synes det har givet rigtig meget at høre hvor der er nogle steder vi kan åbne op og

blandt andet at radikale venstre godt kan se nogle af problemstillingerne i forhold til ligestilling

den videre behandling hvor det er vi skal gå ind og gøre det vi stemmer jo ikke om det her konkrete forslag

det førstebehandlet og andenbehandlet

og have det i udvalg og alt muligt så ordføreren er jo udmærket klar over at det her

så ordfører så vi går videre i ordførerrækken og den næste er herre naser khader fra konservative folkeparti

som inden for den fastsatte frist har opnået det antal støttetilkendegivelser som kræves det foreslås at man fjerner den gensidige forsørgerpligt for førtidspensionister folkepensionister og andre der er berørt af den gensidige forsørgerpligt i det konservative folkeparti mener vi at den gensidige forsørgerpligt er et spørgsmål om rimelighed man skal forsørge sig selv og sine nærmeste inden man går til naboen og beder om penge det er vores grundlæggende holdning vi anerkender fuldt ud at det for nogle borgere kan være frustrerende at blive trukket i sin indkomst i det konservative folkeparti mener vi dog at det mest retfærdige er at dem der har mindst får mest det bidrager til gensidig forsørgerpligt

kan stå i vejen for

det vil vi gerne se på der har også været bemærkninger om

ligestilling og det vil vi også gerne se på men alt i alt

er alternativets ordfører herre torsten gejl værsgo

det borgerforslag der har fået tredjeflest

af de otte borgerforslag som har fået over halvtredstusind

det er kun overgået af afskaffelse af ministerpension og klimaloven det er klart at at når det er os i alternativet der har taget initiativ til at indføre loven om borgerforslag

særlig taknemlighed over for alle dem der engagerer sig i demokratiet

vigtige sager så de ender her i salen foreløbig har et af de forslag som er

af uddannelsesloftet det fandt ganske vist ikke flertal ved behandlingen i salen men allerede to måneder efter opstod der flertal i folketinget for at afskaffe uddannelsesloftet som jo kom som et borgerforslag for mig er det ret tydeligt at det var borgerne der satte dagsordenen og politikerne der lyttede også selv om det krævede et par måneders inkubationstid

for såkaldt almindelige mennesker og vi får meget kritik for at være lukkede men som leonard cohen siger der er en revne i alting

så mange menneskers opråb kravet fra alle dem

bag alle de tal som har været nævnt i dag er der tusindvis af levende mennesker med levende historier som på grund af en lov fra nitten seks og tyve er efterladt i en situation hvor de ikke kan leve deres liv som de gerne vil

sendt os alle sammen et hæfte

fortroligstemplet men mine kolleger her i salen kan jo læse dem og hvis man mangler yderligere eksempler på at den gensidige forsørgerpligt fratager mennesker væsentlige muligheder her i livet

nogle af de historier der gør mest indtryk på mig er dem hvor mennesker der elsker hinanden må opgive at bo sammen på grund af

får sværere ved at finde kærligheden fordi hun eller han

sin kæreste eller når to mennesker der elsker hinanden må skilles fordi økonomien bliver for stram i andre tilfælde oplever folk

fordi deres indkomst bliver modregnet i ægtefællens eller kærestens pension

jeg synes det er lidt kynisk at vi i dag efterlader

massiv opbakning i befolkningen jeg er godt klar over

tolv milliard jo fire gange det der har været at forhandle om i finansloven

men

at nogle få vil få mere

har mindst så koster det også mindre man kunne starte med dem der er ramt af kontanthjælpsloftet

forslag skal gå igennem

hvor vi skal holde dampen oppe og undersøge alle detaljer om afskaffelse af

forsørgerpligt med henblik på at modne stemningen i befolkningen

vi på en eller anden måde skal afskaffe det her på sigt

sket interessante ting i dag synes jeg

gensidige forsørgerpligt der betyder at det ikke kan

det synes jeg da er et rigtig rigtig godt udgangspunkt for

gå videre i udvalgsbehandlingen og se om vi i virkeligheden ikke kunne få hul på det her

har har betydet noget i hvert fald i forhold til at det skal kunne betale sig

nu er arbejde ikke det vigtigste i livet det er vigtigt

i alternativet hen ad vejen gerne se på muligheden for

igen at fået ryddet op i

vi diskuterer det men hvad ender det så med

for det første stemmer i så for eller imod når det kommer til afstemning om et

hvilke retninger vil ordføreren mene at han kan pege på for at finde finansiering til de i hvert fald femten milliard skal findes

her fordele ved at være to sammen i

vi kalder den gule knap det er en knap som vi ofte benytter i alternativet

er svært at forstå og ikke virker totalt klart

så det kunne være en variant vi bruger her jeg synes dog det er langt mere spændende og det håber

de oplever stordriftsfordele i virkeligheden retfærdigvis bliver ramt af gensidig forsørgerpligt

i virkeligheden er langt langt

som som muligvis hører til blandt dem der har allerallermindst

til enhedslisten der nu forventer at stemme grønt men lever på forhåbningen om at resten stemmer rødt

jo ikke noget at gøre med den stordriftsfordelsreduktion der kan ligge i de femten procent

ordføreren en ny ordfører som er velkommen i folketinget

set er meget interesseret i

mange gode ting i forslaget

inde på men der er to spørgsmål hvis det er så vigtigt alternativet var jo med i

hvorfor tog alternativet ikke noget af det her

enten det var en ægtefælle der var på arbejdsmarkedet eller en pensionist der

ved siden af fik mere med hjem

ad den vej det er den vej vi skal gå man havde mulighed for

lidt flere midler mellem hænderne det synes jeg om hver gang med hensyn til

et parti med fem mandater og

til finanslovsforhandlingerne siger vi skal lige have tolv milliard

million kr man havde taget med som betaling for at være med i finansloven jeg er sikker på at finansministeren ville have sagt jamen lad os da se på hvad krav der er fra alternativet

også have lidt med her

hvor der faktisk

sørge for at de mennesker for hvem det betyder nedgang i indkomsten faktisk ikke skal rammes af

en idé jeg faktisk havde fået

man finder ud af hvordan man vil bruge den økonomi som er til rådighed

der hvor man fastlægger årets finanser næste års finanser og hvis alternativet ikke

på det her formål men i stedet for går herned i folketingssalen og lader som om det er noget man synes er vigtigt fører man jo befolkningen bag lyset hvis alternativet i finanslovsforhandlingerne

det fordi man synes de andre ting er meget vigtigere end det her og så må det her

i salen og lade som om man er stor stor tilhænger af et borgerforslag som man ikke desto mindre ikke er villig til at prioritere i finanslovsforhandlingerne

er jo ikke hver eneste eneste eneste ting ordføreren

stået stejlt på i finansloven

det var det jeg kunne høre i tonefaldet og i ordene når vi i liberal alliance er gået til

lad os tage registreringsafgiften på biler den skulle afskaffes fuldstændigt

og det var vi lykkelige for

hvorfor gør alternativet ikke noget for bare at få en lille del af de penge der skal bruges på det her formål hvis det virkelig ligger alternativet så meget på

gerne invitere folketinget og alle jer der

helt nyt system forestil jer at

intet socialøkonomisk sikkerhedssystem var som kunne holde hånden under folk

vi havde friheden til at indrette et system helt fra bunden på den måde som vi her i to tusind og nitten synes giver mening altså forestil jer vi skulle starte forfra hvad ville vi gøre ville vi kreere et system som

vi kreere et system som stillede folk økonomisk dårligere hvis de valgte at blive sammen som familier

ville vi kreere et system som gjorde at folk ville overveje

råd til at forsøge kærligheden

nej vel selvfølgelig ville vi ikke det

men det er hvad der er blevet skabt

fået et system hvor folk potentielt kan drage fordel af at lade sig forsørge af andre i stedet for at klare sig selv

system hvor folk konstant bliver overvåget kontrolleret og vurderet

folk der er i kontakt med systemet ser systemet mere som en modspiller end en medspiller

det har sikkert ikke været hensigten med de mange love regler og bekendtgørelser der er kommet fra folketinget men skridt for skridt er vi rykket nærmere

med et system kreeret af skiftende folketing et system som har vokset sig større og større og ganske enkelt ikke virker det bliver vi som er her nu i folketinget nødt til at adressere ansvaret

vi har selv rakt ud

derfor siger nye borgerlige det klart vi er modstandere af det nuværende system og den gensidige forsørgelsespligt som systemet har skabt og derfor skal den fjernes

ønsker vi så ikke at man skal tage vare på hinanden i familierne jo så absolut og kan man indføre en fuld ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt direkte i det nuværende system

regningen ville i hvert fald være stor så stor at beskæftigelsesministeriet har meddelt at de har brug for mere tid sammen

at klarlægge de økonomiske konsekvenser både de positive og de negative for der er tre muligheder enten kan man hæve skatten og lade andre betale mere

man sænke statens forbrug

at lave reformer som gør kagen større og som derved skaber det økonomiske rum

i nye borgerlige bryder vi os ikke om den første løsning med at hæve skatten det fratager andre familier mere af deres frihed for at politikerne kan give den til andre det fordrer mere stat og mindre menneske derfor ønsker vi en kombination af de sidste to ved at sænke skatter og afgifter og ved en reduktion og fjernelse af alt det unødvendige i den offentlige sektor

blive frigivet ressourcer samtidig med at væksten vil øges betragteligt via skattelettelser kort sagt kagen bliver større der skal også reformer til reformer for at frigøre midler er nødvendige det behøves ikke at være så svært vi siger det klart og tydeligt offentlige ydelser skal kun være for danske statsborgere

det vil frigøre midler samtidig

vil være en økonomisk byrde fra danmark og når borgere har flere midler til sig selv giver man dem både mere frihed og mere ejerskab over deres egen og deres families tilværelse det kan vi gøre uden at bede andre om at betale for det

ikke være skønt hvis vi indrettede et samfund hvor borgerne ikke var dybt afhængige af politikernes velvilje hver eneste gang livet tager en drejning og samtidig et samfund

mener det er staten og politikerne der har til opgave at løse opgaverne afleverer man samtidig sin frihed og sin egen råderet i døren

folketingssalen derfor siger vi i nye borgerlige lad os nu få det opgør med årtiers forfejlede politik

beslutningsforslaget vi er tilhængere af princippet om at man skal forsørge hinanden i familien før man beder det offentlige om hjælp dette princip udmøntes ved at man kigger på

kan vedkommende forsørge den ægtefælle som ikke er i stand til at forsørge

skal vedkommende gøre det det hører med til det at være en familie man forsørger sig selv

altså virkelig virkelig mange penge i en finanslovssammenhæng man kan godt pege på reformer der kan frigøre pengene og liberal alliance har til andre formål peget på mange reformer der kunne gennemføres som kunne frigøre penge til at vi kunne lette skattebyrden for folk men jeg har

nogle af de andre partier yderst til venstre finde tolv milliard kroner i de offentlige finanser det er aldrig lykkedes jeg har kun hørt dem sige

bruge den slags penge ikke at de kan finde den slags penge så det tror jeg ikke på

at den ene ægtefælle tjener så mange penge

sådan at den ægtefælle som går derhjemme er på kontanthjælp

at man ikke behøver at have begge ægtefæller på arbejde det her forslag vil betyde at man deroppe langs strandvejen hvor mercedeserne står i kø efter audierne og teslaerne

kunne gå ned på socialkontoret og bede om sin kontanthjælp

er mystisk at der findes mennesker der synes at det er en god måde

vi vil aldrig nogen sinde stemme for sådan noget

som folk der går på arbejde som kasseassistent

metalarbejder og rengøringsmedhjælper

at der godt kunne være et kommende samarbejde om at friholde familier fra gensidig forsørgelsespligt

er nogle situationer hvor gensidig forsørgelsespligt faktisk betyder

ikke kan betale sig vil vil ordføreren

bør man tilslutte sig vores forslag om at ingen skal betale skat af de første syv tusind

på arbejde skal betale skat af de første syv tusind

at la stemmer for at vi afskaffer gensidig forsørgelsespligt dér hvor det har den konsekvens at det ikke kan betale sig for danskerne at arbejde

arbejde for flest mulige mennesker og helst for alle mennesker hvis en grundig analyse fra beskæftigelses og skatteministeriet fortæller os at det her er den rigtige vej at gå frem for alle mulige andre veje så er vi åbne over for det

der er nogen der siger at den rigtige vej at gå er ved at gøre noget ved den gensidige forsørgelsespligt i udvalgte tilfælde

har vi den opfattelse at den bedste vej at gå

skulle stille sig til rådighed for at få kontanthjælp og altså ned på jobcenteret og

til rådighed og sendes ud i aktivering i rengøringsjob eller i netto eller hvor de nu bliver sendt i aktivering

arbejdsprøvning jeg går ikke ud fra at det var alvorligt ment fra herre ole birk olesen

står til rådighed for arbejdsmarkedet men alligevel får kontanthjælp uden at blive sanktioneret

jeg bare høre om ordføreren anerkender at tryghed faktisk betyder noget for lønmodtagerne

at vide at hvis man mister sit arbejde og bliver ledig eller hvis man bliver ramt af en arbejdsulykke og

samme økonomiske grundlag som før man mistede sit arbejde der skal være en forskel på at være i arbejde og ikke være i arbejde jeg ved godt at enhedslisten nærer

nogle forestillinger om

gå på arbejde uanset om det betaler sig eller ej

dengang man indførte alle de her systemer i tresserne og halvfjerdserne

men men jeg er nok klar over at enhedslisten ikke helt er fulgt med tiden

højeste produktivitet og en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser måske det er ordføreren der ikke

faktisk har mulighed for at kunne få en indkomst og dagpenge eksempelvis har

en procentdel du er jo ikke blevet overkompenseret i forhold til dit arbejde

og det skyldes at vi har udviklet en tradition

også kvinder som som har børn er i arbejde det er takket være de her pasningsordninger vi har men det er også takket være at det er svært for familierne at få tingene til at løbe rundt i landet med verdens næsthøjeste skattetryk uden at der er to der går på arbejde så altså vores høje skattetryk gør at familierne har svært ved at holde en hjemme selv om de måtte have lyst til det i perioder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

forhandlingen er åbnet den første vi får på talerstolen

inden udgangen af folketingsåret to tusind og nitten

som gør det valgfrit for offentlige ikkestatslige fordringshavere

udvidelse af den aftale som forligskredsen på gældsområdet indgik om at kommunalt ejede forsyningsselskaber skal kunne vælge privat inddrivelse med mulighed for at inkassoomkostningerne hos skyldnerne i stedet for offentlig inddrivelse gennem

to tusind og nitten

selv at tage ansvar for at inddrive deres tilgodehavender

indtil det nye inddrivelsessystem

psrm er fuldt operationelt og at kommunerne siden overtagelsen i to tusind og sytten

det vil sige kommunale ejendomsskatter

der hæfter på den faste ejendom eftersynet af skattevæsenets akutte it problemer på inddrivelsesområdet har givet os et reelt billede af de mest akutte problemer

er selvfølgelig en væsentlig og høj prioritet ikke bare for mig

det er for hele folketinget det er derfor der er brug for at lægge en samlet og realistisk plan for at vi får gældsinddrivelsen tilbage på sporet planen for genopretningen af inddrivelsesområdet kommer til at strække sig over mange år

der skabes tilkoblingen af de offentlige fordringshavere til det nye it system og ikke mindst

folkemunde hedder efi systemet status er at det nye inddrivelsessystem stort set er færdigudviklet med alle væsentlige funktionaliteter til at inddrive gæld og systemet er nu taget i brug af gældsstyrelsen der er allerede tilsluttet cirka firs

nævnes i beslutningsforslaget skatteministeriet er også i tæt dialog med kl

til det nye inddrivelsessystem inden for de næste par år der er tale om et omfattende og meget komplekst arbejde som nødvendiggør at kommunerne og deres leverandører prioriterer de nødvendige ressourcer til arbejdet det er i den forbindelse meget vigtigt at sikre at datakvaliteten på de fordringer som sendes til inddrivelse lever op til de lovgivningsmæssige krav det er samtidig forudsætningen

at kommunernes krav igen kan inddrives effektivt gældsstyrelsen har to af de mest effektive inddrivelsesredskaber i form af modregning under inddrivelse og lønindeholdelse begge er baseret på en omfattende it understøttelse med integrationer mellem flere af skatteforvaltningens systemer

og øvrige ikkestatslige fordringshavere hertil kommer at inddrivelsen af øvrige kommunale restancer er underlagt andre regler og processer som ikke er sammenlignelige med det der gælder for

det vil sige ejendomsskatterne kommunernes muligheder for inddrivelse af deres øvrige restancer vil således blive væsentlig

inddrivelsesopgaven det er derfor at regeringen ikke kan støtte det her forslag

jeg grundlæggende enig i intentionerne bag forslaget

helt afgørende at vi får opkrævning af gæld til det offentlige op i gear og at den styrkes så tilgangen af gæld under inddrivelse kan nedbringes

bare bemærke at offentlige fordringshavere herunder kommunerne allerede i dag har ret vide muligheder for at styrke deres opkrævning af krav herunder at udlicitere opkrævningsopgaven til private aktører så længe opgaverne ikke

myndighedsudøvelse

kan således lade private aktører forestå eksempelvis opgørelse af krav udsendelse

rykkerskrivelser telefonisk rykning eller indgåelse af

opkrævningsfasen kan gøre mere for at sikre at borgerne og virksomhederne betaler deres gæld til det offentlige regeringen er også parat til at indkalde kl til en drøftelse herom i et fortsat gensidigt forpligtende samarbejde mellem skatteforvaltningen og kommunerne som afslutning

at præsentere en samlet plan for genopretningen af opkrævnings og inddrivelsesområderne hvor der blandt andet skal ses på tiltag der kan forebygge gæld og skabe en yderligere forenkling af reglerne det er alt sammen noget vi kommer til at drøfte i aftalekredsen som er bred for

er med og jeg forventer også at mange af de elementer som dansk folkeparti peger på i deres forslag er elementer som vi vil komme til at vende i i de drøftelser vi skal have her i foråret

og se på at gælden bare stiger og stiger fordi det

ret i at det mest effektive redskab er lønindeholdelse med den er

vælge at sige at de gerne selv vil stå for det

hvorfor sådan en kan bestemmelse ikke skulle kunne komme i spil

det vel en ganske god og fornuftig løsning

her så er udfordringen at få koblet eksempelvis kommunerne og

andre offentlige fordringshavere som det hedder altså

til at at vi kan få nedbragt

i flere år i den her aftalekreds men vi kommer til at tage diskussioner af

vi samlet set kan få lavet en strategi

den udvikler sig som den gør og derfor skal vi have mere fokus på det og

par år ikke et par måneder inden for

men et par år at koble kommunerne på mig bekendt er

er koblet på med én gældstype og det tyder på at der er rimelig lange udsigter til at man

positivt men hvorfor ikke give kommunerne den mulighed at de

de effektive redskaber altså lønindeholdelse

modregning er værktøjer der ligger i kassen i det her system

men hvis vi skal have et effektivt inddrivelsessystem så tror det vigtigt vi passer på med ligesom at kappe båndene

at holde fast i hovedstrategien man kan sagtens og jeg vil meget gerne være

ingen tvivl om at det her skal op i tempo og de fordringshavere som har ansvaret for at blive koblet på

vi går i gang med ordførerrækken og den første ordfører på talerstolen er socialdemokratiets ordfører herre troels ravn

som nævnt fremsat af dansk folkeparti og og tak for

som gør det valgfrit for offentlige ikkestatslige fordringshavere som for eksempel kommunerne og dsb mfl at overtage ansvaret

kan socialdemokratiet tilslutte sig den gode intention om at opkrævningen af gæld til det offentlige skal styrkes så tilgangen af gæld under inddrivelse nedbringes for desværre

har vi de senere år været vidne til at gældsinddrivelsen langt fra fungerer som den skal

blandt andet på grund af problemer der er kommet i forbindelse med

borgere og virksomheder i

en gæld til det offentlige der beløber sig til omkring en hundrede og to og tyve milliard

der er en kursværdi altså en værdi hvor man anslår at omkring tyve milliard

af de her penge kan inddrives vi kan få rigtig rigtig meget velfærd for de penge og situationen er selvfølgelig helt uholdbar det er også vigtigt for

at understrege at genopretningen af den offentlige inddrivelse er en af hovedprioriteterne for regeringen men skal det lykkes og det skal det så er der også brug for en langsigtet og helhedsorienteret plan som skal få vores gældsinddrivelse tilbage på sporet og det må alt andet lige være at foretrække at den i forvejen komplicerede genopretning af gældsinddrivelse til det offentlige som udgangspunkt skal være samlet hos en statslig myndighed og i det her tilfælde er det gældsstyrelsen derudover er det også sådan at offentlige fordringshavere herunder kommunerne allerede i dag har gode muligheder for at styrke deres opkrævning af krav og udlicitere opkrævningsopgaverne til private aktører så længe opgaverne ikke indeholder

myndighedsudøvelse jeg mener også som det blev sagt af ministeren i øvrigt at det er vigtigt

kommunerne overvejer om de allerede i opkrævningsfasen kan gøre mere for at sikre at borgerne og virksomhederne betaler deres gæld til det offentlige dertil skal det også nævnes hvad

rigtig vigtigt at skatteministeren vil præsentere en samlet plan for genopretningen af opkrævnings og inddrivelsesområderne til foråret hvor der blandt andet skal ses på tiltag der kan forebygge gæld og skabe yderligere forenkling af reglerne

en indsats som jeg ser rigtig meget frem til og jeg er helt sikker på at

vi skal eksempelvis se på hvordan vi kan forebygge at den her gæld overhovedet opstår og vi skal også se på hvordan vi kan kombinere det med en aktiv socialpolitik uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik derfor synes vi heller ikke at tiden er til at lave enkelte regelændringer

jeg skulle i øvrigt også hilse fra det radikale venstre og sige at det også gælder for det radikale venstre

inddrive mere af den kommunale gæld selv jeg tænker bare om det ikke gør indtryk på ordføreren

det er en der har ansvaret og det er så staten som jo ikke kan finde ud af det og hvor gælden nu er langt

reflektere lidt over at når kommunerne faktisk har kæmpe succes og gerne vil have opgaven så kunne det måske godt være man skulle give dem

findes nye veje men jeg bemærker jo også at der er et nyt inddrivelsessystem psrm som er tæt på at være færdigudviklet og og hvor fordringshaverne skal tilknyttes blandt andet også kommunerne

ordføreren ganske rigtigt sige på et tidligere tidspunkt at der er lang vej endnu men men det er jo den vej vi skal

tror vi på at at det bedste og mest rationelle også set i et fremtidsperspektiv vil være at

hvad det er tæt på

er gået med til at de kommunale forsyningsselskaber

lov til at få præcis den samme model

vi vil gerne bruge private til at inddrive det så så hvad er

må godt men kommunerne må så ikke få lov til det her selv er det

udsendelse af rykkerskrivelser telefonisk rykning indgåelse af afdragsordninger og afviklingsordninger og så videre forud for inddrivelsen

bare er rigtig vigtigt at få konkluderet

selvfølgelig nødt til at se på at en gæld på

og den gæld der kan hentes hjem skal selvfølgelig hentes hjem til

et andet lovforslag som vi er i gang med at behandle nemlig l fire og tres hvor vi giver forsyningsvirksomheder mulighed for at benytte sig

af private inkassovirksomheder til at inddrive gæld

ikkestatslige fordringshavere som for

dsb i venstre har vi grundlæggende sympati

positivt på regelforenklinger og tiltag der gør at offentlige fordringshavere

som folk skylder dem på mest effektiv vis

men førsteprioriteten på det her område lige nu må være genopretning af hele skattevæsenet herunder gældsområdet og vi kan helt ærligt frygte at det her forslag

ryste posen lidt for meget

med til at forhindre en effektiv genopbygning af skattemyndighederne og det kan vi selvfølgelig ikke være med til når det så er sagt tror jeg det er væsentligt at pointere over for kommunerne at staten jo i

løse den bedre der er heldigvis nu

løst bedre og mere effektivt i fremtiden så også kommunerne kan få inddrevet den gæld som

vi bange for at hvis man kører otte og halvfems forskellige systemer med

så risikerer vi at det nok bliver en lille smule kompliceret at finde hoved og hale i hvilke regler der gælder hvornår

det simpelt hen vil føre til en besværliggørelse af genopretningen af skattemyndighederne

at myndighederne skal have de rette værktøjer til at håndtere den her gældsudfordring

set også at de skal have de bedste værktøjer men nøglen til det mener vi ligger i genopretningen af skattemyndighederne centralt så på den baggrund

jeg meddele at venstre ikke stemmer for beslutningsforslaget

give kommunerne nogle flere redskaber nogle bedre værktøjer

for at tage en diskussion og en politisk drøftelse af hvordan man gør det og hvis en samlet kl kommer og siger at de kunne være interesseret i det her forslag tager vi

venstre har jo selv sagt at de støtter l fire og tres det andet forslag hvor de kommunale forsyningsselskaber får lov til det

skal ske nu og så bruger vi alle ressourcerne på det hvorfor ikke lade kommunerne stå for at inddrive og så kunne

det her handler jo også om at prioritere hvor vi lægger

vores ressourcer og vi tror sådan set på at ressourcerne tiden energien

få det nye system til at virke få kommunerne koblet på og på den måde medvirke til genopretningen af skattevæsenet og hele gældsområdet

vi frygter at ulemperne overstiger fordelene fordi vi ønsker at bruge energien på at få genoprettet skattevæsenet ved at det nye system skal fungere og kommunerne skal kobles på

at gøre i min tale at vi er åbne over for en diskussion og vi skal give kommunerne nogle flere redskaber og særligt også i fasen op til selve inddrivelsen fordi det kan der være god fornuft

bruge ressourcerne skævt men hvis man udvider det til at det måske er arriva

gerne selv vil inddrive det ja så er det pludselig

for at inddrive det kan jo næsten ikke blive værre end det er i dag hvor gælden bare stiger og stiger

modsætning til mange andre partier i folketinget

af skattekronerne når vi så alligevel har fundet at fordelene ikke opvejer ulemperne her

er det fordi vi står over for en kolossal opgave med at få genoprettet skattevæsenet

herunder hele gældsområdet her vil vi altså prioritere vores ressourcer på at få genoprettet gældsområdet centralt få det nye system til at fungere og få kommunerne koblet på det er det vi inderst inde tror på er den bedste løsning i

er enhedslistens ordfører

vil udvide ordningen om at man kan vælge privat inkasso eller selv inddrive pengene til alle ikkestatslige

men vi er bestemt positivt indstillet over for at se på kommunernes mulighed for at inddrive flere penge vi kan

hvor gode kommunerne er til at lave inddrivelsen vi kunne jo også se

og hvordan det har udviklet sig katastrofalt

med nedlæggelsen af tusindvis af stillinger da man

nogle it systemer som som overhovedet ikke fungerede og vi kan så se at når kommunerne så får noget af opgaven tilbage

også dansk folkepartis bekymring vedrørende den enorme offentlige restancemasse det skal vi simpelt hen have gjort noget ved og vi var derfor

også med i aftalen om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse og vi går sådan set altid ind med åbent sind og modtager forslag til hvordan vi kan

for skattemoralen og for retsfølelsen på skatteområdet

gælden til det offentlige bare stiger og stiger nu er vi gået igennem loftet sådan

er en fordobling i løbet af få år og

hvor katastrofalt det har været at vores skattevæsen er blevet sparet i stykker og mishandlet og smadret

heldigvis er vi nu nået

hvor der bliver tilført næsten næsten to milliard kroner

en genopretning af skatteforvaltningen så nu er vi på rette spor efter at have mishandlet vores skattevæsen i årevis det er trods alt godt

ordning som indgår i og tres om at kommunale forsyningsselskaber skal kunne vælge privat inkasso frem for offentlig

men den aftale indebærer sådan set

på alle de gældsposter som er det rene spaghetti kan man roligt sige i forhold til det

om gældsposterne er retskraftige og om de indeholder de rigtige data som gør at man kan inddrive dem på det tidspunkt hvor der ligesom er kommet styr på det og man har

benytte sig af privat inkasso der må vi sige at

set er for tidligt ude i forhold til det der ligger i den aftale vi har indgået og

vil vi også i den sammenhæng sige at at det at vi igennem så lang tid ovre i skatteministeriet under den tidligere regering fik at vide at der var styr på it systemerne

der var en tidsplan at det kørte og at budgetterne ville holde i forhold til inddrivelsessystemet jo jo også effektivt har lukket ned for den diskussion som vi rigtig gerne har villet have i enhedslisten om at man kunne ansætte flere folk til manuel inddrivelse altså hænder levende mennesker

fordi vi har fået alle mulige eventyrhistorier om hvor godt det gik

så har den diskussion været lukket ned og så synes vi det er lidt absurd at at det der så kommer

fordi vi ikke har fået sandheden om hvordan det i virkeligheden så ud under den tidligere regering

mere privat inddrivelse i stedet for at

gældsstyrelsen altså inden for skatteforvaltningen så på den måde synes vi

vi kan derfor ikke støtte forslaget her men vi er enige i at det er er nødvendigt og fornuftigt at se på hvordan kommunerne kan løfte en større del af opgaven her

vi sige at den del af forslaget som

omhandler lige præcis det det synes vi er relevant at tage op

del af løsningen det her udelukker jo ikke at kan gøre andre ting og jeg synes vi

imod det private men hvis det nu er kommunerne vi giver lov til det her

jo ikke at involvere et inkassofirma altså kommunerne er jo

det er en stor butik må man sige og de enkelte kommuner har mange ansatte så hvis

inhouse kan man sige så kunne det

vi vi synes det er forkert at åbne op for at det private kommer kommer ind på det her område og det handler

når man når man laver inddrivelse men

også opkrævning og når det handler om kontakten til borgerne på på

det ligger i det offentlige frem for at det skal ligge ude hos måske flere forskellige private inkassofirmaer som der jo så skal holdes øje med fra kommunens side for at sikre

så så vi tror at opgaven

og mest hensigtsmæssigt

og forskellige private firmaer og hvad de kan finde på men

vel også godt sige at det kunne aflaste den statslige gældsstyrelse hvis kommunerne fik lov til det altså begge dele er offentlige kommunerne er jo tættere på borgerne og kender måske også lidt

snakker om inddrivelse snakker vi om at der skal laves individuelle betalingsaftaler og det vil sige i stort omfang jo handler

og indgå en konkret individuel aftale med den enkelte borger om hvordan vi som fællesskab sikrer at de penge der skyldes kommer i kassen men selvfølgelig bliver gjort på en sådan måde

man får som skatteordfører i forhold til at se hvordan det her kører på statsligt

meget tættere økonomistyring og også er meget tættere på borgerne så der er meget der taler for at

være rigtig gode til at til at løse den her opgave og det er noget af det vi skal

er en meget fornuftig idé at man giver mulighed for at andre også kan inddrive gæld for at sikre at der er en motivation til at gøre det på den bedst mulige måde

det er vigtigt at det ikke bliver et krav at man skal gøre det men at det er en mulighed som man kan give til blandt andet kommuner

systemer virke og at der er så meget

sætte noget i værk som gør at der ikke bliver ro ovre i

har tre fire nye lovforslag her i salen med andre ting som skal laves om så

så sårbar en organisation hvor vi ikke kan kræve at der sker nogen ændringer på den baggrund kan vi altså godt

af nottingham sætter en seddel op om folk der skylder

og jeg fik så den tanke da

vi var ude i men jeg er betrygget i at det ikke er derfra

jeg synes det er et godt forslag fra herre

langt mere ud og

det gælder på mange områder af det offentlige gælder også på det her område jeg tror på at kommunerne er

kender også de borgere som ikke har betalingsmuligheder

så det vil de kunne løse langt bedre end jeg tror staten

handler om at kommunerne er tvunget til at benytte sig af den statslige inddrivelse når de har noget gæld de skal

og den virker ikke for øjeblikket

ekstra vigtigt at de kan få lov til at vælge noget andet men selv når den statslige inddrivelse kommer til at virke hvorfor skulle kommunerne så ikke

gøre det selv hvis det var det de ønskede eller få nogle private til at gøre det

hverken ministeren eller socialdemokratiets ordfører eller venstres ordfører gav et svar som jeg er i stand til at huske

huske er det der var fra enhedslisten

det er ikke vejen til det store lysende mål i horisonten hvor staten tager sig af det hele i vores samfund som er enhedslistens utopi

at vi er nødt til at gøre noget i den her

to tusind og femten hvor det gamle it

efi blev droppet og siden har vi jo bare set at gælden er eksploderet jeg

bare fortsætte med at gøre de næste mange år

så er der andre der slipper for det

skidt for den samfundskontrakt vi har hvor man godt kan

en vigtig del af den samfundskontrakt vi har

gælden så oppe på omkring en hundrede og fem og tyve milliard

at gøre noget ved her i folketinget og derfor foreslår vi jo at en af mulighederne

lade ikkestatslige fordringshavere selv få lov til at stå for det her altså det kan stort set ikke blive værre for der bliver ikke inddrevet noget af staten

være med til at aflaste gældsstyrelsen i dag

faktisk få det til at virke også til tiden nu er det jo udskudt igen faktisk siden det her beslutningsforslag blev fremsat

en positiv effekt at man får noget konkurrence på området for

så er der jo den presbold at vælge nogle private hvor det så måske fungerer bedre og jeg tror faktisk på som

mange vælge staten helt naturligt

situation hvor det ikke virker

også var inde på at kommunerne altså er meget tættere på borgerne altså de kender skyldnerens situation langt bedre end man gør fra statens

initiativer som giver mening i forhold til det men det kan

nogle andre redskaber og der er kommunerne altså tættere på borgerne og

afbetalingsordning eller

at kommunerne fik en større rolle

og at det virker når kommunerne har det altså de har jo fået opgaven med at inddrive grundskyld

halvfems procent af al gæld de har bragende succes med at inddrive gælden selv

lov til at gøre det fremadrettet jeg

de kan så godt få lov til det men hvorfor ikke udbrede den her mulighed

til andre det synes jeg da ville være helt oplagt for

den oplevelse at nogle kommer til at betale og andre kommer til at få lov til at slippe for det det er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

værdig ældrepleje vi vil have et sundhedsvæsen med ordentlig tid til patienterne vi vil have gode daginstitutioner og skoler til vores børn derfor skal pengene også følge med når vi i de kommende år bliver flere ældre og flere børn det har vi råd til hvis vi ikke bruger pengene på skattelettelser og lovforslaget vi behandler her i dag skal ses som en del af finansieringen af finansloven med finansloven for to tusind og tyve vil danskerne mærke at der er kommet en ny regering som netop prioriterer velfærd og den grønne omstilling og som vi lovede før valget

med finansloven for to tusind og tyve sikrer vi midler til at der kan ansættes tusinde flere sygeplejersker vi vil indføre minimumsnormeringer til vores børn styrke indsatsen for personer som lever med psykiske lidelser og modsat den tidligere regering vil vi investere i uddannelse og så tager vi de første skridt mod en mere grøn fremtid konkrete handler lovforslaget lovforslaget i dag om at fastholde beskatningen på fri telefon den tidligere regering afskaffede skatten

men skattefritagelsen gavner hovedsagelig medarbejdere med højere lønninger og derfor vil en bibeholdelse af skatten på fri telefon ikke alene hjælpe med at finansiere et løft af velfærden fra næste år det vil også være med til at modvirke en øget indkomstforskel i danmark

forslaget her har altså en social balance og en god social profil konkret er forslaget skønnet til ikke have nogen nævneværdig virkning på arbejdsudbud eller bnp men det skønnes at fastholdelsen vil reducere indkomstforskellene målt ved ginikoefficienten med cirka nul

men derudover derudover vil lovforslaget også videreføre det

om at aflønning bør beskattes ens det gælder uanset om aflønningen sker kontant eller på anden vis som for eksempel personalegoder skattefriheden ville bryde med dette skattefaglige princip socialdemokratiet støtter derfor lovforslaget

står op om morgenen tager af sted tidligt før solen er stået op

i deres fritid i deres fritid står de så også til rådighed for at nogen kan ringe til dem kunder chefen og så videre videre og derfor har de en telefon

sms til

om hvornår hun skal komme hjem

også modtage en sms fra sin far der gerne lige vil høre hvornår man kommer hjem til jul men det primære ved den telefon er jo at det er et arbejdsredskab jeg synes virkelig at socialdemokratiet går i for små sko når socialdemokratiet fordi den her telefon også kan benyttes til at sende en sms til venner

et kæmpe beløb når det primære formål med at have den telefon

videreføres uændret det vil derfor ikke øge danskernes skattebetaling i forhold til i dag hvis for eksempel en mobiltelefon udelukkende benyttes arbejdsmæssigt

der ikke ske en beskatning det gælder også selv om der bliver foretaget enkeltstående opkald af privat karakter

arbejdsmobiltelefonen tages med hjem fordi det er nødvendigt for arbejdets udførelse sker der således ikke en beskatning men ved at fastholde den skattelettelse her

vi få en skæv skattelettelse der i høj grad går til de bedst lønnede lad mig bare sige som et eksempel i hørsholm har fyrre procent af lønmodtagerne fri telefon hvor det på lolland er otte procent for lønmodtagere med en årlig indkomst på under trehundredetusind er det under fem

der har fri telefon blandt de højest lønnede er det fire og firs

er udbredt blandt lønmodtagergrupper

det er oplysninger fra ae arbejderbevægelsens erhvervsråd jeg har her

som vi gerne ville have afskaffet men som i nu synes skal opkræves fordi i har brug for at bruge flere penge på folk på kontanthjælp og og vi skal også

bruge flere penge det ene sted og det andet sted og det tredje sted

jo fuldstændig ligeglade med folk der går på arbejde

er nogle af de her skattelettelser som vi simpelt hen ikke råd til og det her

bruger vi pengene på velfærd vi bruger pengene på mennesker

og vi bruger pengene på dem der går på arbejde hver eneste dag jeg er rigtig glad for at vi nu målretter pengene

der betyder rigtig meget for de fleste nemlig kernevelfærd i stedet for

børn i daginstitutioner det er flere pædagoger det er flere sygeplejersker det er en bedre folkeskole det er indsats mod social dumping

regeringen har valgt at give en milliard kroner til somalia

det gør så at danskere der går på arbejde ikke kan beholde

som de bruger

hvor man giver penge til ukraine og georgien er det hvad man kalder grundlæggende kernevelfærd

man kun bruger penge på grundlæggende velfærd som kommer folk i danmark

man bruger pengene på alt muligt

er en skattestigning

indfører minimumsnormeringer

finanslov som den der nu er fremlagt for to tusind og tyve men vi tager et rigtig rigtig vigtigt skridt i den rigtige retning

uændret det vil derfor ikke øge danskernes skattebetaling i forhold til i dag

vi løser ikke alting i vores velfærdssamfund med den her finanslov

valgkampen vi prioriterer velfærd og den grønne omstilling

handler om mennesker for hvem kernevelfærd er vigtigt det er flere pædagoger i daginstitutionerne det er ikke minimumsnormeringer i første hug men det kommer ad åre inden for en overskuelig årrække det er folkeskolen det er flere sygeplejersker det er indsats i forhold til social dumping det er alt det der betyder noget

kommer flere sygeplejersker og hvor mange der kommer

være interessant at spørge nye borgerlige hvad det så er som nye borgerlige vil rulle tilbage

vi skal kunne følge med

demografiske udvikling ude i kommunerne hvor vi bliver flere ældre og

vi giver kommunerne et løft

jeg besøgte forleden varde kommune varde kommune får næste år i to tusind og tyve mellem tyve

mere til et løft af deres kernevelfærd det er de glade for derude det skal jeg

det første er vi tilhængere af at der skal være lavere skat i danmark

have lavere skat af det arbejdende folk som har

beskattet af mere end man reelt får og jeg har lige slået

det bliver til noget mindre end to tusind otte hundrede kroner

det punkt på sin selvangivelse vi går ind for mere simpel skat

tilhængere af at at man skal have lavere skat men kan socialdemokraterne ikke anerkende nogen af de andre argumenter som er at vi godt vil hjælpe folk

og at otte hundrede kroner om året faktisk er mere

de gældende skatteregler for fri telefon videreføres uændret hvis vi

lønmodtagere med en årlig indkomst på under trehundredetusind

der har fri telefon blandt de højestlønnede er det fire og firs

der har fri telefon og blandt dem

der er medlem af business lederne økonomerne er det halvtreds til tres

der har fri telefon i den anden ende af skalaen finder man medlemmerne af nnf altså fødevareforbundet foa bupl 3f og her er der under fem procent af medlemmerne har fri telefon

modvirke øget ulighed det her er den rigtige retning

højere skatter kan socialdemokraterne

man har givet til danskerne om at det kun vil være et lille mindretal der vil opleve

følge af aftalen omkring finansloven for to tusind og tyve og som jeg har gentaget flere gange

at de gældende skatteregler for fri telefon videreføres uændret det vil derfor ikke øge danskernes skattebetaling i forhold til i dag og vi gør det her med åbent sind vi er glade for den prioritering vi gennemfører også med det her lovforslag vi skaber finansiering til et løft af vores velfærd

til kernevelfærd

må tage en minut og svaret må tage en minut det næste spørgsmål må tage en halv minut og svaret

engagerede og vigtige indlæg men af hensyn til

vil jeg gerne appellere til at man at overholde tiden

et lovforslag om afskaffelse af multimediebeskatningen som den gamle socialdemokratiske regering altså under helle

var bannerfører for argumentet for

siger man så at det nu er afgørende

i sin tale at at aflønning af forskellige ting

om beskatning af fri telefon det handler om at man gerne vil finansiere

man har jo fundet på argumenterne alt efter hvordan de passer

ikke et arbejdsredskab hvilket

skattelettelser med skæve sociale profiler og det

flere gange har dokumenteret omkring det her med om det er urimeligt at beskatte et arbejdsredskab vil

hvis for eksempel en mobiltelefon

der ikke ske en beskatning det gælder også selv om der bliver foretaget enkeltstående opkald af privat karakter og hvis en arbejdsmobiltelefon tages med hjem fordi det er nødvendigt for arbejdets udførelse så sker der altså heller ikke

du kan tjekke din mail du kan måske tjekke en virksomhedsapp så er der ingen beskatning på lige

du bruger den privat eller ej

hvor du også kan tilgå din mail

ikke godt se at det bliver lidt specielt hvis man

er nogen danskere der får ændret deres skatteforhold men vi får skabt en finansiering til vores løft af velfærd det kunne være interessant at spørge dansk folkeparti

uddannelsesloftet eller er det at vi skal have flere penge i kommunerne til de ældre medborgere som vi får flere af og hvor presset på kommunerne er helt enormt vi løfter kommunernes økonomi så man også kan have en værdig ældrepleje

ulighed i vores samfund og lad mig igen sige at de gældende skatteregler for fri telefon videreføres uændret og hvis vi gennemførte den her lettelse ville det netop have en socialt skæv profil hvis ordføreren har hørt min oplistning

lønmodtagere med en årlig indkomst på under trehundredetusind

igen er det interessant

at vi vil finansiere kernevelfærd ude i kommunerne der er pres på kommunerne vi får flere pædagoger vi får en bedre folkeskole vi får flere sygeplejersker hvad er det så partiet venstre ikke ønsker hvad er det partiet venstre vil tilbagerulle af de her

så vi siger tak til herre troels ravn og velkommen til fru anne honoré

tusind og sytten man besluttede det her og det blev vedtaget i to tusind og

man være med at indføre det hvorfor indførte man

trådt i kraft inden der kom et valg

en ny regering skulle til at indføre en ny skat

det fra to tusind og nitten når man nu

desværre mod bedre vidende ligesom ordførerens partiformand jakob ellemann jensen taler mod bedre vidende når han i dag i medierne indrykker en annonce hvor der står at det bliver dyrere at være dansker med højere skatter og afgifter på alt lige fra boligkøb til arbejdsmobiltelefoner

videreføres uændret der er ikke nogen danskere der med det her lovforslag vil blive beskattet hårdere end i dag ordføreren og ordførerens

fri telefon videreføres uændret der er ikke nogen dansker der bliver beskattet hårdere ved det her lovforslag

være fristende at spørge om ordføreren tør vove en tur i

får gavn af den her ordning hvis man så kigger på de

den her ordning som som den tidligere regering ønskede der kan man jo se at de ti procent rigeste

socialt skæv ordning er det ikke sådan at

tallene sådan set taler deres meget tydelige sprog om at det her er er vældig socialt skævt

og at vi derfor får en mere socialt retfærdig ordning ved at afskaffe den her ordning og bruge pengene til nogle fornuftige ting det kunne være til en forbedring af psykiatrien eller til

i danmark være omkring halvtreds procent af befolkningen og det er den jo ikke så der er jo en kraftig overrepræsentation

af folk der betaler topskat som får gavn af den her ordning i forhold til

jo også det som tallene viser når man kan se fyrre procent af det som den her ordning koster går til de ti procent rigeste derfor er den socialt skæv og derfor skal den afskaffes

det vi gør nu og så bruger vi pengene på noget fornuftigt vi styrker psykiatrien vi styrker daginstitutionsområdet vi styrker hospitalerne

mennesker der bliver ramt af det her

der er en langt højere chance for at man har ret til fri telefon hvis man er en af de rigeste i vores samfund derfor vil jeg bare bede

forsøgte med iver nemlig at snige nogle topskattelettelser ind

en af dem som man nu fjerner fordi regeringen hellere vil bruge pengene på velfærd psykiatri

som man har givet kan man se at det er fyrre procent af lønmodtagerne i hørsholm

en fri telefon men hvis vi vender blikket mod lolland og tæt på hvor jeg bor

kun otte procent jeg ved det ikke

helt almindeligt job men som alligevel ikke ville få noget ud af den her ordning med

belastet af at have været ordfører siden to tusind og elleve hvor vi jo

omkring afskaffelsen af multimediebeskatningen

udadtil kalder smartphoneskatten som

vi diskuterer i dag altså beskatningen af fri telefon jeg synes jo

beskatning af et arbejdsredskab

fordelingsmæssig profil i det næh

det gav jo ikke mening at danskerne skulle beskattes af en

set godt at vi blev digitale at folk var mere mobile og det understøttede deres arbejde

var rimeligt at man havde en beskatning af telefonen

vi skal beskatte værdier får stillet til rådighed i stedet for løn men det gik vi jo

i to tusind og elleve

der træder i stedet for løn i dag hvis det egentlig mere er at betragte som et arbejdsredskab

for mange andre ude i erhvervslivet

telefon langt mere end jeg bruger min computer fordi jeg kan sidde og læse udvalgsbilag og dagsordener

giver mening at man siger til folk

være tilgængelig at man kan løse tingene er på farten og ikke skal tilbage til den stationære computer på kontoret jeg synes jo at telefoner er et utrolig vigtigt arbejdsredskab som giver fleksibilitet og derfor synes jeg

er en god idé at have beskatningen på dem og derfor synes vi jo egentlig at det er en god idé at stå ved den

som gjorde at det blev afskaffet fra den første januar to tusind og tyve og derfor kan vi ikke støtte det her forslag men

den bliver vi faktisk umiddelbart beskattet af men hov så har folketinget vedtaget at det skal vi da kompenseres for

da også min telefon til at ringe til min kone eller mine børn så hvorfor skal vi kompenseres i folketinget fordi det er et arbejdsredskab

beskattes af det så med de ord skal

privat og anerkender man så ikke også er et personalegode med den aftale som sf er gået ind i

det giver jo ikke symmetri i skattelovgivningen

telefonen man svarer på en mail eller man bruger den privat

elleve som fjernede beskatningen på ipads fordi man sagde at det var et problem

fjernet den gamle multimedieskat og indført den her nye beskatning af fri telefon fordi man synes det var et problem at det var et arbejdsredskab

et arbejdsredskab med telefonen

godt blive enige om at det er urimeligt at beskatte et arbejdsredskab men er ordføreren så ikke også enig i at

hvis for eksempel en mobiltelefon udelukkende benyttes til arbejdsmæssigt brug

mobiltelefonen bliver taget med hjem og der bliver foretaget enkeltstående opkald af privat karakter

tilgå firmaernes apps hvis de har sådan nogle

synes jo det virker underligt at vi accepterer at det er et vigtigt arbejdsredskab at en bærbar computer er et vigtigt arbejdsredskab

til at vi nok bruger telefonen endnu mere end de andre redskaber men det er så ikke et arbejdsredskab nej det skal beskattes

give mig ret i at de gældende skatteregler for fri telefon videreføres uændret i dag

hvis såfremt ifald man gennemfører den skattelettelse fra de borgerlige som var stillet i udsigt så ville have en

socialt skæv profil

vi lavet en aftale der stillede boligejerne en skattelettelse i udsigt nu får de den så ikke

så med på at sige hov vi har jo stillet borgerne noget i udsigt

til at betale fordi det så ergo bliver dyrere for dem

kan man ikke selv høre at der måske

ikke hænger sammen i argumentationen hvor man bruger det alt efter hvad det er for en sag man

jeg har par studentermedhjælpere og

er meget mere end telefonen er værd hvorfor skal de beskattes af mere end telefonen er værd hvorfor skal

tusind og elleve var sf med til det det var

og nu sidder man så og siger at nu vil man noget andet altså hvorfor

altså jeg synes jo at det er underligt at telefonen

og afgiftsnedsættelser som den tidligere regering fik vedtaget i løbet af den seneste

også en fjernelse af skatten på fri telefon med videre

og tyve og det var ikke fordi

den tidligere regering sammen med dansk folkeparti aftalte skatte og afgiftsnedsættelser som vil koste næsten to og tyve milliard kroner varigt om året og det er jo også en af forklaringerne på at

vi har set en velfærd som er blevet forringet som er blevet udsultet vi har set at

det er jo så heldigvis også sådan at vælgerne ved valget ønskede et nyt flertal

styrket velfærd vi skal have en bedre psykiatri vi skal have et løft i daginstitutionerne vi skal have flere penge til folkeskolen vi skal have en ny retning for danmark og til at finansiere det

skal vi jo også rulle nogle af de asociale og skæve skattenedsættelser tilbage for at finde pengene til at løfte

det lovforslag vi forhandler i dag er jo en udløber af finanslovsaftalen som netop er blevet indgået

aldrig har givet den store mening hvad skulle den store samfundsmæssige gevinst være ved at man gjorde arbejdsgiverbetalt telefon og internet skattefrit vi har meget svært

som nogle borgerlige partier har måske alle at enhver skattelettelse

er en god skattelettelse fordi man generelt mener at skatterne er for høje

i enhedslisten er vi simpelt hen uenige siden anders

der blevet givet skattelettelser for omkring halvtreds milliard

og man kunne blive ved prisen for de mange skattelettelser har været at pengene

fra enhedslistens side er prioriteringen klar vi vil simpelt hen hellere bruge pengene på at løfte velfærden end på at give

som ovenikøbet primært kommer de rigeste

en skattelettelse på fri telefon og internet er en skæv skattelettelse vi kan jo se på svar fra skatteministeriet

at næsten fyrre procent af det som ordningen ville koste

ville blive givet til de ti procent rigeste i danmark næsten tres procent

pengene ville gå til de tyve procent rigeste så nej det er ikke den hårdtarbejdende lønmodtager som

det er specialkonsulenten det er chefkonsulenten

kroner om året på at polstre vellønnede danskeres lommer endnu mere ved at give den her skattelettelse derfor stemmer vi selvfølgelig for det her forslag fordi det er fornuftigt og fordi det er en del af finanslovsaftalen for

at have en arbejdsgiverbetalt telefon det har vi hørt tidligere i debatten hvordan forholder rune lund sig til det aspekt at at folk som kunne have nøjedes med at have én telefon med det ressourceforbrug der er forbundet med at have én telefon

den skat som man bør betale fordi det er et medarbejdergode

i virkeligheden er det en en temmelig gunstig ordning

jeg tror faktisk ikke at det er standarden derude at man går rundt

som er arbejdsgiverbetalte jeg tror

hvis man får stillet en telefon til rådighed som ikke

hundrede kroner om året så skal man bare købe en telefon mere hvorfor er det godt

godt at folk skal gå rundt med to telefoner i lommen hvorfor er det godt for jordens klima og forbruget af naturressourcer

en differentieret sats alt afhængigt af om man har

og ti eller om man har den nyeste

så i næste måned når priserne har ændret sig igen skal vi så justere satserne

en arbejdsgiver måtte vælge at være fedtet jeg tror at det var det der var herre rasmus jarlovs ord

i det tilfælde har man så muligheden for

at købe sin egen telefon men

noget i det her lovforslag som tvinger nogen til at købe telefon

studentermedhjælpere som en gang imellem

have telefonvagten når de ikke er på arbejde så vores kunder kan ringe

meget gerne have en medarbejder i røret også om aftenen for

de studentermedhjælpere som får en billig telefon og et arbejdsredskab i hånden skal beskattes af to tusind otte

så skulle man lave differentierede satser alt efter hvilken mobiltelefon

kommer man ikke som som lønmodtager til at betale mere end det

vil konsekvensen jo bare være at der vil være nogle som får en arbejdsgiverbetalt telefon som får en meget dyr telefon som vil blive meget overkompenseret

også ville være socialt skævt jeg synes det er vigtigt at holde fast i at når vi ser på hvordan fordelingsvirkningen er af det som som de blå partier har vedtaget inklusive herre rasmus jarlovs parti så er

en camoufleret topskattenedsættelse som primært går til de rigeste ti procent og når vi nu synes at

de rigeste skal skal bære en større del af byrden og igen skal til at betale en smule mere til fællesskabet også

kroner om året enhedslisten indrømmer jo her i virkeligheden at man går ind for en skat som

meget meget skæv man beskatter folk som ikke får ret meget med to tusind otte

om året selv om de får noget der er mindre værd end det alle dem der har de dyre telefoner som eksempelvis os i folketinget bliver også kun beskattet af to tusind otte om året selv om den telefon vi har er meget mere værd

at have sin egen telefon

så undgår man det økonomiske tab som vi taler

konsekvensen af det rasmus jarlov siger ud over at omtale den her ordning som om den skulle være sådan nærmest socialt retfærdig hvilket den

det stik modsatte og tallene taler

at sætte grænsen ned som jeg kan høre indirekte

være at man man sådan

socialt skæv ordning her ikke

vil blive heftigt overkompenseret og det vil typisk være folk i den tunge ende

i vækst og et parti der går ind for vækst også økonomisk vækst

er jo ikke noget som bliver understøttet af det lovforslag som vi behandler nu her jeg synes først og fremmest det er småligt at man vil beskatte en arbejdsgiverbetalt

telefon jeg har selv en lille virksomhed vi har

studentermedhjælpere ansat som

så vores kunder kan få fat i os også når de ikke lige er inde på kontoret det er altså nødvendigt at de har sådan et

vi betaler selvfølgelig regningen for hvis vi giver dem en

er betalt af os og et billigt telefonabonnement jamen så bliver de beskattet af to tusind otte hundrede kroner om året det synes vi simpelt hen er urimeligt for det første fordi det er et arbejdsredskab det er nødvendigt at de får det og for det andet fordi to tusind otte hundrede kroner om året er mere end den værdi som de får så kan man selvfølgelig vælge som venstrefløjen så har påpeget her i debatten

lade arbejdsgiveren betale telefonregningerne det medfører jo så to ting for det første

medfører det at medarbejderne er nødt til at have to telefoner i stedet for én telefon det er ikke særlig godt for miljøet og klimaet at man på den måde sørger for at

rende rundt med to telefoner i stedet for bare at have én telefon

medfører det altså et ret stort administrativt besvær ude i virksomhederne fordi man skal sidde og redegøre detaljeret for hvordan ens telefonregninger er fordelt på henholdsvis private og arbejdsrelaterede

man vælger at have den ordning hvor man betaler telefonen og den så kun må bruges til arbejdsrelaterede opkald

eller man vælger den anden model hvor medarbejderne bare har deres egen private telefon

de opkald som er arbejdsrelaterede så er det meget meget besværligt administrativt derfor er det

hen småligt at man ikke bare kan lade folk

en arbejdsgiverbetalt telefon uden at man får ondt bagi over at de derved får en lille fordel som de også kan bruge i deres privatliv vi synes ikke at den smålighed er klædeligt for skattesystemet vi synes det er forkert at man bringer så meget

over både virksomheder og medarbejdere

derfor rigtig ærgerlige over at det nye røde flertal straffer helt almindelige arbejdende danskere

lov til at beholde lidt flere af de penge de har tjent næh man finder enhver kilde man kan finde til beskatning fordi disse mennesker gør den indsats at forsørge sig selv og deres børn

masse skat til det her samfund så skal de betale endnu mere der er tale om helt almindelige mennesker det er revisorer det er trods alt også almindelige mennesker selv om man på venstrefløjen ikke mener det

læger det er alle mulige mennesker som kan have en fordel af at have en arbejdsgiverbetalt telefon og vi har det ikke sådan at

revisorer eller advokater så er der tale om et fyord

vi synes faktisk at alle der går på arbejde i danmark har fortjent at beholde lidt mere

arbejdsredskab og de fleste mennesker ved at hvis man kunne blive fri for sådan en telefon så ville man egentlig helst det men man tager imod den til trods for at det betyder at man også skal stå til rådighed for kunder og chefer selv om man har holdt sin fyraften og er gået hjem til familien

mere er en belastning end den er til privat gavn det er rigtigt

var i fuld gang med at afskaffe men som det røde flertal ønsker

at forlænge og det synes vi er

modtagelse af lovforslaget som det jo nok er gået op for de fleste

ny regering og vi har fået et nyt politisk flertal

sætte velfærden først det gør vi ved at styrke unges uddannelser forstærke hjælpen til psykisk sårbare og syge genskabe tilliden til vores skattevæsen og samtidig

vi styrke rammerne for en ambitiøs grøn omstilling af danmark der giver dansk erhvervsliv muligheder for endnu mere vækst og fremgang og som sikrer at danmark tager et stærkere internationalt ansvar for den fælles kamp mod de voldsomme klimaudfordringer som vi står over for

mandat vælgerne gav regeringen og partierne som netop har lavet en aftale om næste års finanslov ved valget

god grund til at være stolte af den finanslovsaftale som er blevet indgået for den sætter en ny retning for danmark

er også et udtryk for at vi vedstår os

at vi kan være med til at spille en aktiv rolle i løsningen af nogle af de udfordringer som vi som land står over for og som vi som en del af et aktivt internationalt samarbejde

det er baggrunden for at vi

med det her lovforslag vælger at fastholde beskatningen af fri telefon det giver os mulighed for at prioritere anderledes det siger vi helt åbent og ærligt vi styrker indsatsen

og psykisk sårbare her er der brug for en helt særlig indsats og den indsats starter vi nu her med finanslovsaftalen for to tusind og tyve

at fastholde den nuværende beskatning af fri telefon og internet

ting og emner som flertallet prioriterer

ikke indfører en ny skat på telefon der er heller ikke tale om at vi beskatter arbejdsmæssig brug

man måske godt kunne få opfattelsen af når man har lyttet til debatten her nej vi fastholder beskatningen af arbejdsgiverbetalt telefon og internet som står til den enkeltes private rådighed

vi foreslår at videreføre tager allerede højde for at der ikke skal ske beskatning af telefon og internet som udelukkende udelukkende bruges arbejdsmæssigt med lovforslaget tager vi også helt konkrete skridt i retning af at reducere indkomstforskellene i det danske samfund samtidig følger forslaget princippet om at løn skal beskattes ens uanset om aflønningen sker i rede penge eller i

eksempelvis i form af fri telefon og af hensyn

selvfølgelig også vigtigt at lovforslaget vedtages inden skattefritagelsen ville have trådt i kraft

det været nødvendigt at sende lovforslaget i en forkortet fem dageshøring samtidig med fremsættelsen jeg har bemærket at

der har været lidt debat om høringsfristen

den korte høringsfrist jo så er blevet kritiseret og jeg medgiver selvfølgelig gerne at det på ingen måde er en helt optimal høringsproces

om en videreførelse af de gældende regler som er relativt enkle og så har vi vurderet at hensynet til at sikre en

trods alt har modtaget mange høringssvar så de sammen med høringsskemaet kunne sendes til skatteudvalget i fornuftig tid inden den her

af den relativt korte høringsproces

slutte her med at takke for en

god debat vi besvarer selvfølgelig alle tænkelige spørgsmål

og jeg ser frem til en fortsat konstruktiv

på hvorfor der er en masse administrativt besvær for virksomheder og borgere i danmark

noget som en arbejdsgiverbetalt telefon uden at man skal komme efter dem skattemæssigt

det er jo sådan at man bliver beskattet af to tusind otte hundrede kroner om året for at have adgang til at bruge en arbejdsgiverbetalt

det er i mange tilfælde en meget højere værdi

til privat brug eftersom man kan få telefonabonnementer og en telefon som er mindre end to tusind otte hundrede kroner værd

urimeligt at man bliver beskattet af så meget man kan vel at mærke godt vælge at lade være men så medfører det at man skal have to telefoner og det medfører at man skal have et detaljeret regnskab for hvor meget

og hvor meget man har der arbejdsrelateret det medfører et kæmpestort administrativt besvær rundtomkring kunne vi ikke bare

hvis mobiltelefonen udelukkende benyttes

der ikke ske beskatning

meget enkel regel

talt flere gange med herre rasmus jarlov om hans hans firma men grundlæggende er det

hvis herre rasmus jarlov siger det her til sine medarbejdere

ikke enkelt at føre detaljeret regnskab

hvor mange af ens opkald der er private og hvor mange der er arbejdsrelaterede

vælger ikke at tage imod en arbejdsgiverbetalt telefon

har været arbejdsrelateret eller om har været privat og så indsende en opgørelse og

det er altså ikke enkelt det er ekstremt besværligt hvis folk har to telefoner det er meget mere simpelt

privat og derfor er det en skam at regeringen udviser den her smålighed

arbejdsmæssig benyttelse er der ingen skat

enkeltstående opkald af privat karakter

og så bruger vi pengene på andet at fjerne uddannelsesbesparelser og

at hvis telefonen benyttes til arbejdsmæssige formål

for de psykisk syge og psykisk sårbare vi vil løfte indsatsen på vores

sygehuse og den kommunale velfærd

her har vi sagt at vi fastholder en beskatning

ikke nogen skat op vi fastholder en beskatning

på at styrke vores grundlæggende velfærd det synes vi er

det her punkt om at man fremadrettet også skal beskattes af den private brug af fri telefon

også er stolt af og glad for at dem der sidder i folketinget

sidder herinde fordi det er et arbejdsredskab men for alle andre gælder det er rimeligt

af den private brug af fri telefon altså

og folketingsmedlemmers aflønningsforhold og så videre det

jo ikke rigtigt at folketingsmedlemmer ikke beskattes det gør vi

så et omkostningstillæg det er rigtigt men det er jo ikke rigtigt at vi ikke beskattes af den fri telefon det kan man jo se på sin vederlags eller lønseddel som man

skattefrit tillæg som blandt andet skal dække telefonudgifter

som man jo i forvejen får stillet til rådighed af arbejdsgiveren som

er folketinget jeg tænker jo bare

bliver beskattet af fri telefon

de samme regler som befolkningen altså

over hvorfor det er så vigtigt for socialdemokratiet at man får beskattet fri telefon for ganske almindelige danskere

man tage en diskussion af jeg synes helt fint at man tager den diskussion og jeg forstår også at den pågår hvad der så kommer ud af den

til folketinget jeg synes det er helt fair at man tager den diskussion men det

folketingsmedlemmer ikke beskattes de

alle dele af lovapparatet skal regne

og her har vi jo at gøre med noget der tydeligvis har store konsekvenser for klimaet vi kan høre at der opfordres til at folk har to telefoner i stedet for en så jeg går ud fra at det er udregnet og

er afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget

åbnet

skal ses som en del af finansloven for to tusind og tyve hvor regeringen radikale venstre sf enhedslisten og alternativet er blevet enige om at forlænge særordningen for lavere elafgift til opladning af eldrevne køretøjer en finanslov hvor vi sætter kernevelfærd og grøn omstilling først konkret forlænges ordningen med lav elafgift til opladning i to år

tusind og en og tyve og forlængelsen skal ses i sammenhæng med at kommissionen for grøn omstilling af personbiler i to tusind og tyve forventes at komme med anbefalinger til indretningen af bilbeskatningen på længere sigt efter gældende regler udløber ordningen med lav elafgift til erhvervsmæssig opladning af elbiler med med mere ved udgangen af to tusind og nitten hvorefter den almindelige elafgift vil gælde for al opladning for en elbil som

årligt svarende til den gennemsnitlige årskørsel for en benzinbil vil forslaget her medføre en afgiftslempelse i to tusind og tyve på cirka

syv hundrede og halvtreds kroner inklusive moms hvormed afgiftsbetalingen vil udgøre cirka tolv til tretten kroner årligt til sammenligning betaler en gennemsnitlig nyregistreret benzinbil godt fem tusind syv hundrede og halvtreds kroner i benzinafgift inklusive moms og forslaget vil således mindske totalomkostningerne ved at eje et eldrevet

fremme den grønne omstilling og tilskyndelsen for borgerne til at vælge elbiler ved at mindske totalomkostningerne ved at anvende en elbil socialdemokratiet støtter derfor selvfølgelig lovforslaget hvilket også gælder for radikale venstre

men vi ville egentlig gerne have at den var bredere end det her hvorfor skal man have et abonnement hos clever eller eon eller nogle af de andre udbydere af el

få den her rabat på sin elektricitet til elbilen hvorfor kan man ikke få den rabat hvis man lader fra sit eget stik hjemme i carporten uden at skulle

set gerne vil være med til at udfolde i det videre arbejde i udvalget det

nedsættelsen af strømsatsen hvis man køber det via en erhvervsvirksomhed svarer til en

på to tusind syv hundrede kroner

der har elbiler i dag det er jo typisk teslaejere

der ligger i de øverste indkomstdeciler altså dem der har flest penge i forvejen grunden til at jeg

at det var de fordelingsmæssige konsekvenser der var helt afgørende i de her finansieringsforslag og

for borgerne til at vælge elbiler og det gør vi så ved at mindske totalomkostningerne ved at anvende elbiler vi synes det er rigtigt fornuftigt at vi fortsætter ordningen med lav elafgift til til opladning i to år til og med to tusind og en og tyve og

for at trykprøve socialdemokraternes politik som siger at de går meget op i den her balance i

her er der så en skattelettelse på to tusind syv hundrede kr som hovedsagelig kommer dem til gode der har rigtig mange penge

købe en tesla for det er jo hovedsagelig teslaer der

socialdemokratiske ordfører ikke bare bekræfte at det her

kernevelfærd og også en grøn omstilling og

at det er fornuftigt at tilskynde borgerne til at

en elbil og

ordningen for erhvervsmæssig opladning af elbiler så de kan beholde den her lave sats på nul

på den anden side af den her grønne transportkommission men

ligesom herre ole birk olesen nævnte i en kort bemærkning sige at

være afhængig af at man gør det via en virksomhed altså hvis man

at lade op i sin garage hvorfor skal man så

hvis man laver en erhvervsaftale hvis det handler om at fremme den grønne omstilling så

kunne få undersøgt hvorfor det kun er den lave sats man får hvis det er via en firmaaftale og ikke bare hvis man lader op i sin egen garage men jeg synes jo

en ordning man kender og det er positivt men

anden del om skærpede krav til iblanding

kommer nogle ordninger som gør det lettere

nej de har sendt en hilsen undskyld den næste er herre carl valentin

det her lovforslag består jo af to forskellige dele det består af en forlængelse af den

i dag betales der jo en lavere elafgift når man bruger opstillede ladere end den

elafgift vi støtter en forlængelse for at fremme elbilerne og det øvrigt også en del af

om at ændre afgifterne i forbindelse med et højere iblandingskrav

der kommer et højere iblandingskrav fordi man skal leve op til nogle eu regler i

iblandingskravet for at leve op til de eu regler

og tyve men en højere iblanding giver ikke en bedre miljø eller klimaeffekt

iblandingskravet gør sådan set

det også partikelforureningen fordi der ikke er den samme rene forbrænding

tager fødevarer ud af munden på fattige mennesker rundt omkring

godt tænke os at få det her lovforslag delt op for vi ønsker selvfølgelig at stemme for den del som vedrører finansloven men vi ønsker ikke at støtte den del af lovforslaget som

favoriserer

været udformet af os selv bortset fra at det så ville have været et bredere og

bliver vi nødt til at vænne os til tanken om at vi

fordi der er så meget skat

at nordmændene så flittigt kører rundt i elbiler en er at de helt har fritaget elbilerne for registreringsafgift en anden er at man kan køre forskellige steder med

en tredje grund er at elektriciteten i norge kun koster en fjerdedel for forbrugeren i forhold til i danmark

når man gerne vil lade en elbil med et stort batteri

halvtreds kroner det gør selvfølgelig en forskel i lysten

den strøm man lader når man er kunde hos erhvervsmæssige udbydere af

det bør man så gøre men det bør være det samme hvis man lader derhjemme i sin egen carport med et stik som man bare har fået en elektriker til at sætte op og som ikke har involveret nogen professionel udbyder af el til elbiler hvorfor skulle den strøm ikke være fritaget

fornuftigt svar på at det er svært at holde styr på om man bruger strømmen derhjemme til elbilen eller om man bruger den til noget andet

hækkeklipperen eller hvad

men kunne man så ikke udtænke

så det de sætter op måler hvor meget strøm de bruger

vi skal gøre nemlig bare at sænke elafgiften generelt for alle uanset om de bruger strømmen til biler

det er jo den vej vi skal gå vi kan ikke have en grøn omstilling af danmark til forbrug af energi via strøm der produceres af vores vindmøller hvis vi fastholder at vi skal have så høje afgifter på vores strøm så lad os tage det her som et første skridt i retning af at vi sænker og gerne helt fjerner

opbakning til lovforslaget

som debatten også har kredset lidt om at det her

lovforslag som er en forlængelse men nogle af de spørgsmål der rejses her i dag er også

blive enige om vigtigheden af at danmark går forrest i den grønne omstilling men

enhedslisten og alternativet jo indgået finanslovsaftalen for

at flertallet vil den grønne omstilling og som en del af

har regeringen og flertallet jo så et mål om at der skal flere grønne biler på vejene det er ikke bare godt for miljøet det er også godt for de kommende generationer det er godt for bæredygtigheden af vores samfund det sikrer vi

og vi sikrer så også finansieringen med det her forslag

jeg selvfølgelig glad for at vi vi har fundet sammen i et flertal som sikrer ro om bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler frem mod opfølgningen af anbefalingerne om omlægning af bilafgifterne fra

den kommission ventes jo som også flere har været inde på at komme

det der er kernen er jo at vi med finanslovsaftalen

afgiftsniveauet for grønne biler på de fornuftige to tusind og nitten regler til næste år altså i to tusind og tyve det gælder både for registreringsafgiften og el til opladning så når danskerne lige skal vælge om de vil købe en elbil eller en konventionel bil så er både prisen på selve bilen og de løbende omkostninger der er ved at oplade elbilen med elektricitet jo altså selvfølgelig væsentlige det giver sig selv

forlænges særordningen for erhvervsmæssig opladning af elbiler i sammenhæng med annullering af den planlagte stigning af registreringsafgiften

vil forslaget skabe gode muligheder for anvendelse af elbiler i danmark og flere grønne biler på de danske veje det foreslås at den nuværende særordning med lav afgift på ladestrøm til elbiler

og som det også har været fremme jeg tror det var herre dennis flydtkjær der nævnte det er

i to tusind og tyve i forhold til hvis man ellers skulle have betalt den fulde afgift

være med til at gøre elbiler til

skal selvfølgelig ses i lyset af at kommissionen for grøn omstilling af personbiler som sagt i løbet af to tusind og tyve forventes at komme med anbefalinger til indretningen af bilafgiftssystemet på lidt længere sigt

krav om iblanding på cirka fem procent

i afgiftslovene i to tusind og tyve stiger iblandingskravet til cirka ti procent biobrændstof og det foreslås derfor at tilpasse de

regler for opgørelse af afgiften

selvfølgelig hjertens gerne til rådighed

forhandlingen er åbnet herre troels ravn socialdemokratiet værsgo

tusind og tyve sikret et markant løft af vores fælles velfærd og den grønne omstilling næste år det er vi stolte af i socialdemokratiet det her gør vi med åbent sind med løftet pande lovforslaget her i dag skal ses i relation til finansloven idet man her øger en række afgifter for dels at finansiere de gode deltag i finansloven for to tusind og tredive

skridt hen imod en reducering af produkter som vi gerne vil have mindre mængder af i vores samfund navnlig bæreposer engangsservice engangsservice og cigaretter regeringen radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten og alternativet er enige om at mere plastik skal genanvendes

plastikforureningen skal nedbringes da al for megen plastik havner i naturen det vil samtidig styrke den grønne omstilling og derfor indfører vi en tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice emballageafgiften emballageafgiften er ikke reguleret siden nitten otte og halvfems og udgør i dag to og tyve kroner

for papirsposer med med videre samt nitten kroner

per kilogram for engangsservice med en tredobling af afgiftssatserne skønnes prisen at stige med cirka en kroner per bærepose og med cirka tredive procent på engangsservice afgiftsforhøjelsen skønnes at nedbringe forbruget af bæreposer med cirka

tilsvarende skønnes forbruget af engangsservice at falde med cirka tredive procent svarende til to tusind seks hundrede

tilsvarende ønsker partierne at der skal være færre som dør af rygning og færre unge skal begynde at ryge derfor er det nødvendigt at indføre tiltag som kan begrænse rygningen højere priser er ifølge forskningen det mest effektive tiltag til at begrænse rygning blandt børn og unge og derfor er partierne enige om at forhøje afgifterne på cigaretter og tobak ad to omgange svarende til at gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter i april to tusind og tyve stiger til cirka fem og halvtreds kroner og yderligere til cirka tres kroner i januar to tusind og to og tyve

tobaksprodukter forhøjes de øvrige tobaksafgifter på røgtobak cigarillos med videre og røgfri tobak tilsvarende afgiftsforhøjelserne betyder at prisen på cigaretter stiger med cirka halvtreds

i grænsehandelen med de omfattede produkter socialdemokratiet støtter

hvor fru mette frederiksen altså den nuværende statsminister fra ordførerens parti var ude at sige at hun gerne

socialt skævt og nu var det jo en

vil bare spørge hvor blev den af den her tilgodeseelse af at

at lave to differentierede afgifter ville være rimelig svært men

kunne have gjort var jo så at man kunne have kompenseret pensionisterne for det altså man kunne have hævet den grønne check eller

noget andet hvorfor har man ikke gjort det

ulighedsskabende fordi det typisk er dem der har de laveste indkomster og

og at der er social balance vi finder finansieringen til de nødvendige tiltag også i forhold til sundhed og også i forhold til vores ældre medborgere

skal have en økonomi

at man kan styrke kernevelfærden det er den røde tråd

som vi ønsker et mindre forbrug

så derfor hæver vi priserne også på plastikposer det handler om adfærd det handler om miljø det handler om klima og det handler også

og så gør vi jo det

finansiering til gode investeringer i vores børn i vores ældre i vores sundhedsvæsen og og pengene skal jo passe der er ikke nogen der har et pengetræ heller ikke ovre i

en finansiering i forhold til de gode investeringer på velfærdsområdet til vores børn

flere pædagoger det

kan få job og finde fodfæste på arbejdsmarkedet

som er usundt hvis vi gør det for meget

kommer mere på sygehuset og skal

et glas for meget og så er der dem der spiser for meget chokolade og chips og så videre er sandheden ikke at socialdemokraterne angriber

sat op til fem og halvtreds kroner og senere til tres kroner igen vi

det her helt bevidst

vi vil også gerne forebygge at

børn og unge mennesker begynder at ryge

de unge mennesker starter med at

fastholdt en social balance ved at lægge prisniveauet på i første omgang fem og halvtreds kroner

indkomstklasser som ikke er de højeste i samfundet men lad mig spørge om noget andet hver eneste uge rejser der polske håndværkere frem og tilbage mellem danmark og polen dernede koster en pakke cigaretter vist omkring

hvor mange cigaretter tror ordføreren for socialdemokratiet at de vil tage med over grænsen næste gang

sundhedssigte og samtidig er der en social balance ved at holde prisstigningerne på

for vores velfærdssamfund som jeg har

en reduktion i mængden plastaffald på cirka tre tusind

tusind og tyve og forbruget af engangsservice estimeres til at falde med cirka tredive procent to tusind seks hundrede

det er for mig det helt væsentlige i det her samtidig med at vi med de her afgiftsforhøjelser altså skaber en finansiering sådan at vi kan løfte vores velfærd i forhold til kernevelfærdsområderne ude i kommunerne flere sygeplejersker indsats mod social dumping

mig bare nævne i forhold til finansloven at i årene to tusind og tyve til ni og tyve afsættes der fem og tyve milliard

og i forhold til lovforslaget her

derfor hæver vi priserne det det her

afgifter for afgifternes skyld og at det bliver dyrere at være dansker samtidig siger ordføreren jo så at partiet venstre ville have hævet afgifterne på cigaretter

for venstre er det et mantra at sige at det bliver dyrere at være dansker men men når nu ordføreren er kritisk i forhold til

klart skal gå til velfærdsløft kan ordføreren så fortælle mig

vil rulle tilbage såfremt de skulle få magt som

agt er det eksempel investeringer i en bedre folkeskole

lovforslaget fremgår at afgiften skal fordobles men jeg går ud fra at det er en tredobling vi snakker om for

betyder at det er posens vægt

hvor meget afgift der skal være

bare at kommentere at vi havde en valgkamp hvor man jo fik at vide af socialdemokraterne at

til at være ganske almindelige danskere der kom til at få skatte og afgiftsstigninger det var kun de fem procent

er det altså ganske almindelige danskere der køber

i brugsen eller i rema tusind eller i netto eller hvad de nu gør

poser af genbrugsplast er typisk tungere end almindelige nye plastikposer

et cirkulært brug af materialer det giver ikke noget incitament til at man skal lave genbrugsplastikposer og så bruge dem i stedet for

en stofpose og den er afgiftsfri

der siger at man skal bruge en stofpose flere tusind gange inden den miljømæssigt er bedre end en pose af plast

ikke om miljøet det handler om finansiering

en afgift som er vægtbaseret jo lidt den samme problemstilling for

en masse bionedbrydeligt engangsservice altså noget der måske er lavet af bambus eller palmeblade

så de bliver ramt forholdsmæssigt hårdere af en tredobling af afgiften så det

ligefrem noget der fremmer en grøn omstilling

fuldstændig tåbeligt så af debatten i går

om lidt går ned til ned til pølsevognen

til at få små pølser på kæmpefade for så er der ikke en tredobling af afgiften det er jo lovsjusk går man ned og køber engangsting

en burgerindpakning på mcdonalds eller burger king så er den

tager man pindemadspinde eller sugerør

er der ingen afgift på dem men drinkspinde

de skal tredobles i afgiften ispinde som sidder

som man holder ved er der ingen afgift på men får man den samme mængde is i

har eu et engangsplastdirektiv som gør at vi i

en og tyve faktisk får et forbud

som er lavet af plast altså plastbestik hvilket betyder at langt størstedelen

bliver forbudt så efter det tidspunkt har vi bare en afgift tilbage

på det bionedbrydelige altså på bambusprodukter eller tallerkener

af palmeblade

virker jo umiddelbart en smule desperat

faktisk finder en finansiering som så ikke engang giver mening fordi

set ikke i det her det bliver ramt ens så det handler ikke om miljøet det handler

om at danskerne bare skal betale højere skatter og afgifter

også stiger meget det vil medføre massiv grænsehandel i lovforslaget siger man selv at den bliver fordoblet

cigaretter og så er engang indregnet en eneste krone fra andre produkter

også købte en sodavand eller øl eller noget slik med hjem

i danmark men nul i sverige og i tyskland så der

typisk med afgifter de rammer hårdest på dem som har de laveste indkomster og det er jo ældre eller folk

løftebrud fra socialdemokraterne som havde lovet at de ville lave en differentieret afgift og nu kom den så ikke

lighed i danmark men ser man så på ligheden i cigaretdelen så svarer

altså noget der er ret så ulighedsskabende så det klinger lidt hult når det var det der var argumentet bag lovforslaget nå jeg skal sige at

at sige fra nye borgerlige at de heller ikke kan støtte lovforslaget

at der var materialer der var lavet af bionedbrydelige bambusblade eller palmeblade så havde man undtaget det på en

man gerne vil have et miljøvenligt produkt og noget der kan genbruges og så sige

så jeg vil da opfordre til at man får trukket det her lovforslag og

som godt kan ligge i naturen og så forgå af sig selv

en ny problemstilling så det er måske lidt nemt at sige at

det er en problemstilling der har været kendt i flere år det skulle man måske tage højde for før man kom

tak vi

i en aftale der giver det her altså hvis man har noget burgerindpakning er det uden afgift og som jeg nævnte

uden afgift men drinkspinden

en tredobling

lidt noget sjusk at lave en lovgivning

hvor plastikbestik bliver ulovligt efterfølgende så en afgift på det bionedbrydelige som nu bliver tre gange så stor og som

stor skade for naturen så er det så det man beskatter

så medgiver ordføreren

afgift fordi der faktisk bliver reguleret på andre måder

forsimple vores afgiftssystem og gøre vores afgifter mere logiske hvor det radikale venstre bakkede op om at det burde vi gøre og nu skal vi så vedtage en lov som gør det modsatte nemlig

tredobler afgiften på på plastikposer

selv om det ikke giver nogen som helst mening

grøn politik det giver kun mening fordi man har brug for nogle penge i kassen men det vi blev enige om den anden dag var vel at i stedet for at lægge afgifter på

ikke særlig meget man kunne have lagt noget mere på bundskatten det gør heller ikke særlig meget

hvorfor medvirker det radikale venstre til det

være bedre

en skat eller afgift som giver mening og så forhøje den til et andet niveau som måske giver endnu mere mening fordi den har nogle

opfinde de her ting det radikale venstre kunne jo bare sige det gider vi ikke være med til vi ved da godt hvorfor

binde danskerne en historie på ærmet om

er utrolig ulighedsskabende forstået på den måde at det

kan også typisk være socialt udsatte som har svært ved at leve uden og

det er en kæmpe problemstilling ved det her

tage højde for det for jeg deler jo at unge mennesker ikke skal ryge

hævet den grønne check for for eksempel pensionister altså man kunne jo godt have taget nogle tiltag som kompenserede de grupper som var udsat for det

på mange områder den grønne check blev jo etableret fordi man gerne ville kompensere for højere afgifter på forskellige områder

har en kæmpe ulighedsskabende effekt hvorfor har man så ikke taget nogle ting med

facto kompenserer blandt andet pensionister som jo ikke har et

hvis bare det fører til mindre ulighed i sundhed

reformer af arbejdsmarkedspolitikken som øger den økonomiske ulighed i samfundet men til gengæld får flere i arbejde

et positivt bidrag til deres sundhed fordi de har otte timer hvor de ikke kan sidde derhjemme

ryge så

folk i arbejde for at gøre dem

må vi gerne øge uligheden via arbejdsmarkedsreformer der får dem i arbejde

de finanslovsforhandlinger som netop er afsluttet og det indeholder

afgifter har jo en tendens til at ramme socialt skævt da de oftest er flade og dermed rammer lave indkomster relativt hårdere

enhedslistens udgangspunkt at afgifter skal

nogle positive effekter for eksempel på miljøet folkesundheden eller lignende før vi typisk vil støtte dem hvis det handler om at sikre penge til velfærd

vi som udgangspunkt altid gå efter de progressive skatter på indkomst og formue det her lovforslag indeholder heldigvis nogle afgifter som vi godt kan forsvare

øge afgiften på bæreposer og det vil jo selvfølgelig medføre

et provenu som vi kan bruge til andre tiltag på den grønne omstilling men det vil også medføre mindre affald

også argumentere for at folk med lave indkomster relativt nemt vil kunne substituere over til et andet alternativ uden store økonomiske omkostninger samme stigning rammer også engangsservice og argumentationen fra vores side er sådan set den samme

nemt når man holder fødselsdag i parken at man ikke

skal slæbe porcelæn og glas med fra køkkenet men engangsservice sviner i det offentlige rum det er jo skidt for miljøet og det fylder i affaldscontainere derfor er det også fint at øge afgiften

ved at bruge almindeligt service vi synes ikke at der kun er tale om rent symbolsk indhold her

en afgiftsændring kan jo være med til at skabe en kulturændring men der er selvfølgelig også tale om at det er

vi får nogle penge frigjort blandt andet til de

den grønne omstilling som ligger i forlængelse af en finanslov som jo er den grønneste finanslov som det her land nogensinde har set og de indtægter der kommer

sammenhæng

det oprindelig blev fremlagt for i lovforslaget fremgår det

hæve afgiften med fem kroner i to tusind og tyve og yderligere fem kroner i

analyser viste dog at

ændre adfærden altså få færre til at ryge

altså hvor statens indtægt voksede mest yderligere afgiftsstigninger ville derimod mindske provenuet

i forhold til at flere vil stoppe med at ryge og færre vil begynde derfor er vi sådan set også glade for i enhedslisten at vi i finansloven for

og tyve har aftalt en stigning til fem og halvtreds kroner i

to og tyve det er muligt at det på sigt giver færre indtægter end det der her i lovforslaget oprindeligt blev fremlagt men det ændrer til gengæld adfærden og det har sådan set været det vigtigste for enhedslisten derfor ser vi frem til at lovforslaget bliver bragt i overensstemmelse med finansloven og det vil jo også ske med de ændringsforslag

rigtig glade for og stolte af det er den bedste finanslov der er indgået i rigtig rigtig mange år og på det grønne område er de den grønneste finanslov som det her land har set

om at vi skulle sænke topskatten fra femten procent til ti procent når man hørte

en smadring af det danske velfærdssamfund det var meget meget forfærdeligt fordi det ville øge uligheden nu viser det sig at enhedslisten nu stemmer for øgede cigaretafgifter som øger uligheden på et niveau der svarer til at man sænkede topskatten fra femten til tolv procent

var det bare det vi skulle have foreslået i stedet for at sige fra femten til ti procent skulle

så ville det have været helt okay og ikke have smadret

hvad er forklaringen på at enhedslisten synes det er en fantastisk god idé at øge uligheden i

samfund med forhøjede tobaksafgifter som svarer til at sænke topskatten

øge ligheden i samfundet og det vil den gøre blandt andet fordi vi har nogle finansieringselementer som som det vi har diskuteret tidligere i dag om

man nu skal beskattes af fri telefon en skattelettelse som er en camoufleret topskattenedsættelse

som som blev aftalt før valget og som vi nu heldigvis afskaffer

øger ligheden i samfundet vi kan også se det ved at den stigning i det offentlige forbrug som der

folk med lave indkomster også får forøgede forbrugsmuligheder det vil også øge ligheden

kan få en afklaring hvis de har været længe i kontanthjælpssystemet sådan

været på fra starten af igen et tiltag som vil have en lighedsskabende effekt så

det rigtigt og det må man jo bare erkende

vil have en ulighedsskabende effekt her og nu for en bestemt gruppe mennesker og hvis det stod til os så vi gerne at det var blevet fulgt op af for eksempel

en hævning af den grønne check eller andre tiltag som som kunne kompensere for det enhedslisten har ikke halvfems mandater

så en finanslov er også et kompromis men jeg vil dog sige

selv uden de tiltag som enhedslisten godt kunne tænke sig kom til yderligere ud over selve afgiftsstigningen så kan vi også godt stå på mål for forslaget som det ligger i sig selv fordi det vil have en sunhedsskabende effekt og

den samme effekt på uligheden i samfundet

ville det være fint nok hvis bare det var modsvaret af alle de andre ting som i har lavet i den her finanslov

sådan er det jo med tobaksafgiften den må gerne øge uligheden i samfundet svarende til en sænkning af topskatten fra femten til tolv

så topskatten må også lettes sammen med alle de andre ting

det tror jeg herre ole birk olesen er enig i at en sænkning af topskatten ikke har den sundhedsskabende

det er et pudsigt argument at det skulle have sådan en sundhedsskabende effekt hvis man hvis man tænker topskatten fordi det angiveligt skulle få flere i arbejde altså

som også bygger på at de antagelser som der ligger i finansministeriets regnemaskine

at det er antagelser som hviler på et meget tyndt grundlag og som har

en regering der øger uligheden det bliver ikke på enhedslistens mandater

i politiken den femte oktober gentager fru pernille skipper budskabet og siger vi stemmer ikke for en finanslov der øger uligheden

nu kom tallene så i dag og finansloven øger uligheden og i den anledning har

jeg tror at herre rasmus jarlov refererer til den

beregning af ginikoefficienten som man har kunnet læse på finansministeriets hjemmeside

der er det sådan at der med de tiltag der ligger i finansloven hvis man regner stigningen i afgifterne på cigaretter

en stigning i uligheden som den er beregnet med ginikoefficienten som jo er et centralt mål når vi når vi beregner uligheden men som

bare heller ikke omfatter alting

også diskussionen både ved åbningsdebatten og ved førstebehandlingen af

betale arveafgift hvis man er arving til en familieejet virksomhed skal man nu betale den arveafgift som alle andre betaler

der vil ligge for kontanthjælpsmodtagere som har været meget længe i systemet og som nu vil få bedre mulighed for at komme over på den rigtige ydelse ligger heller ikke i den beregning hele afskaffelsen af muligheden for at lave forældrekøb

ikke beregne alt inden for ginikoefficienten

det her er en finanslov som faktisk også øger ligheden også selv om man med ginikoefficienten ikke

ikke bruge ginikoefficienten til noget som helst

jeg bare spørge herre rune lund om han så vil love at han ikke en anden gang kommer og bruger ginikoefficienten som et udtryk for hvordan den økonomiske ulighed udvikler sig

det er det enhedslisten altid plejer at gøre det er det enhedslisten har gjort i årevis når

man går ud og foregiver at man ikke vil øge uligheden og man stemmer for en finanslov der øger uligheden

det er da ikke hykleri at sige tingene som de er og

jo fuldstændig åbenlyst at den stigning i det offentlige forbrug der er er klart lighedsskabende det er fuldstændig åbenlyst at det at vi ruller bo og gaveafgiften tilbage

arvinger til til familieejede virksomheder nu skal betale det samme i bo og gaveafgift som alle andre mennesker i det her land har en klar lighedsskabende effekt men det kan ikke måles i

er det også en politisk vurdering for

skal indgå i finansloven eller ej selv om ginikoefficienten når man regner cigaretterne med viser det forkerte

bekræfter jo også at det her med en hævelse af cigaretpriserne

skal belastes af sådan nogle tiltag som det her

det ind en finanslov altså man har jo en finanslov der giver en hundrede og fem og tyve

at den grønne check blev hævet eller nogle andre tiltag der kunne hjælpe socialt udsatte folk med lave indkomster eller ældre som faktisk er bundet til at ryge

også uden de tiltag som enhedslisten ville have foretrukket også var en del af det her det vil sige

målrettede rygestopkurser for socialt udsatte

en finanslov men vi står fuldt ud på mål for det der er vedtaget her fordi det har en klart sundhedsfremmende effekt det vil forhindre at

rygere i fremtiden og det vil jo også gælde blandt de socialt udsatte det

har kigget på klima og andre ting og så har man

bare glemt at få med i betragtningerne at der er nogle socialt udsatte som kommer til at betale regningen for alle de gode gaver man gerne vil give ud

da er ærgerligt men jeg betragter det egentlig mest af alt som en indrømmelse af at man har haft fokus på alt muligt andet

de sociale negative effekter

der vil være for nogle grupper ved at man hæver cigaretpriserne

det er ikke al vores politik vi er kommet igennem

mere med i finansloven af

haft mere med men jeg bliver også nødt til at sige at selve forslaget som det ligger her kan vi altså bakke op om fordi det vil have en klart sundhedsfremmende effekt og fordi finansloven samlet set er den bedste finanslov i rigtig rigtig rigtig mange år herunder også en finanslov der samlet set øger ligheden

for lovforslaget som jo handler om afgifter på blandt andet tobak og forskellige andre forbrugsafgifter blandt andet

her afgifter fordi de har en god sundhedsmæssig og miljømæssig

set tilhængere af grønne afgifter men det er også afgørende for det konservative folkeparti at

ikke hæver det samlede skattetryk i danmark

skal bruges til at nedsætte andre afgifter og det vil være afgørende for om vi kan stemme for lovforslaget selv om vi er tilhængere af grønne afgifter

vi jo ikke sidde og hæve en masse afgifter og så tillade at enhedslisten

alternativet og sf bruger pengene på eksempelvis at lempe udlændingepolitikken eller en masse andre udgifter som vi ikke er tilhængere af

vil komme til at stemme imod forslaget for jeg forestiller

som vi kommer til at stille men jeg vil alligevel godt tilkendegive at vi

fra danmarks naturfredningsforening som er ret kritisk over for den måde afgiften på plastik er skruet sammen på

belyst noget mere her her i de kommende uger inden forslaget her skal endeligt vedtages

er det ret afgørende for os at vi vedtager noget der fungerer og ikke bare tilskynder til at man bruger andre materialer som

er mindre miljøvenlige end de materialer som vi lægger afgifter på

det kan være svært at indrette afgiftssystemet

sådan teoretisk perfekt så man beskatter lige præcis de ting som er mest

miljøskadelige og vi vil heller ikke i vores miljøpolitik og vores tilgang til grønne afgifter altid lade det perfekte være det godes fjende og sige nej til

millimeterretfærdighed overordnet set virker det for mig fornuftigt at man beskatter

så vil man være mere tilbøjelig til at

det er vi i hvert fald helt sikkert

med den dér forhøjelse af afgiften på engangsservice som er produceret

men det tager vi i forhandlingerne siger i så det sagde alternativets ordfører

i har accepteret at i gør det på den her måde fordi det giver det og det provenu som i skal bruge til jeres finanslov

på engangsservice som er biologisk nedbrydeligt

der ikke være lige så mange penge som i har forhandlet at i skal bruge i jeres finanslov

borgerne ind at der er noget at gøre her

to satser eller en certificeringsordning det

komposterbart noget der var nedbrydeligt og som jo ikke er problem for miljøet

tænkt lidt mere kreativt hvis man er enig i at det er en dårlig idé at

tredoble afgiften på en pølsebakke lavet af palmeblade som ikke er et problem hvorfor har man så ikke sørget for at lave en certificeringsordning

vil gerne lave det om

højde for i en lovgivning det et nyt problem det er jo en kendt problemstilling

her i flere år så

en certificeringsordning eller en lavere sats er det ikke en form for lovsjusk at man ikke har

på cigaretter på indkøbsposer og på engangsservice det har de røde partier i folketinget aftalt skal ske i forbindelse med finanslovsforhandlingerne

hvor de røde partier synes at der bruges for få penge i danmark

loven vi er imod alle afgiftsforhøjelser i den lov lad os starte med tobaksafgiften vi har det sådan at

afgifter som dækker de omkostninger som er forbundet for samfundet med en bestemt aktivitet og det vil sige at vi går ind for at der er en afgift på cigaretter

som er forbundet med at folk ryger når de kommer til sundhedsvæsenet og skal behandles for de sygdomme som er forårsaget af deres rygning det synes vi er rigtig fint vi synes også at afgifter på biler er helt fine hvis de holder sig til at dække de omkostninger der er for samfundet ved at de kører på vejene forurener og at der sker ulykker

hvilken form for levemåde som er i orden og hvilken der ikke er i orden der findes jo tusindvis af måder man kan leve på som er usunde og vi dyrker alle sammen nogle af de her ting nogle løber alt for meget i forhold til hvad der er sundt det er sundt at løbe men det er ikke sundt at løbe alt for meget nogle drikker for meget alkohol andre spiser for meget vingummi

nogle stikker stikker hånden for dybt i pommes frites bakken

vi har jo alle sammen de her laster som er usunde

til at skulle være syndebuk for ens sundhedspolitiske ageren

rygerne skal betale det det koster at behandle dem i sundhedsvæsenet via de afgifter som er på cigaretter men vi skal ikke udpege det at ryge som et særskilt problem i forhold til al mulig anden usund adfærd folk har ret til ryge hvis de vil det jeg anbefaler mine børn at lade

det er usundt men jeg anbefaler dem også at de skal passe på med ikke at spise for mange chips for det er også usundt og vi har

chipsafgift vi afskaffede fedtafgiften for nogle år siden

det var synes vi

bæreposer og på engangsservice

med med argumenter om at vi har plastikforurening i verden men det er ikke bæreposer fra fakta eller fra rema eller fra føtex som flyder rundt i havene nede ved indien og afrika det er det altså ikke jeg har været dernede og kigge de hælder al affald fra deres lastbiler

og så skyller plastikken op på strandene længere nede og så har de deres problemer og det er fordi de har et lavt velstandsniveau de har

det skal vi gøre noget ved

engangsservice er fuldstændig uafhængig af hvad det er for en type engangsservice om det

om det er engangsservice som nedbryder sig selv i naturen så det i hvert fald aldrig nogen sinde bliver et

plastikforurening i naturen vi har jo styr på vores plast i danmark

genbrugt eller brændt af

det her handler bare om penge i statskassen og så prøver man at bilde danskerne ind at det er fordi man vil gøre noget for miljøet det er forkert det er usandt og det er skammeligt

nødvendig for at få flere i arbejde

for mange mennesker som ikke er i beskæftigelse

nu synes fordi man er med til at øge uligheden at det hele er mere nuanceret men jeg synes ikke man kan fortænke os andre i at vi giver jer lidt af den medicin som i har givet os når vi har haft andre hensyn at tage som også kommer jeres dagsordener

som det er alle bekendt

ny regering og sammen har regeringen og det politiske flertal som står bag den seneste finanslovsaftale jo ønsket

forstærke hjælpen til psykisk sårbare og syge

og her ikke mindst at sikre

dansk erhvervslivs muligheder for endnu mere vækst og fremgang det er en god finanslov der er kommet her det er en finanslov som på lange stræk er med til at sikre at at danmark bevæger sig i lige nøjagtig den her retning

og regeringens side klart tilkendegivet

ville hæve priserne på tobak alt for mange dør som følge af rygning og alt for mange unge starter med at ryge derfor hæver vi nu prisen på tobak

glade for og det kan vi måske komme tilbage til

at der er en meget bred opbakning her i folketinget til lige nøjagtig det og dermed til regeringens linje her samtidig

partierne bag finanslovsaftalen jo klart tilkendegivet at vi skal sætte ind over for

mindske de enorme mængder der er af affald og derfor hæver vi nu afgifterne på bæreposer og engangsservice

skal ned og det er det her

vil man tage et ansvar for klima og miljø er det her

som det fremgår af lovforslaget var regeringens oprindelige udspil at fordoble emballageafgiften på bæreposer og engangsservice for at nedbringe affaldsmængderne med finanslovsaftalen er der kommet yderligere fokus på det her problem og det er efterfølgende aftalt at tredoble afgiftssatserne det svarer til at prisen på en bærepose stiger med cirka en kr og engangsservicen vil stige med cirka tredive procent

at kunne nedbringe forbruget af bæreposer og engangsservice yderligere så affaldsmængderne

et rigtig godt skridt i retning af et grønnere danmark som både

selvfølgelig er til gavn for miljøet men jo også

som en del af regeringens samlede handlingsplan der skal sætte ind over for at børn og unge

handleplanen indeholder en lang række initiativer der samlet set reducerer danskernes rygning et af initiativerne er en forhøjelse af tobaksafgifterne som det fremgår af lovforslaget

af regeringen foreslået at forhøje afgiften på tobak svarende til en gennemsnitlig prisstigning på ti kroner

pakke cigaretter med tyve stykke

med finanslovsaftalen efterfølgende aftalt en yderligere afgiftsforhøjelse svarende til en gennemsnitlig prisstigning på i alt nitten kroner for en pakke cigaretter hvilket betyder at en pakke cigaretter fremover vil have en gennemsnitspris

tilsvarende afgiftsstigninger på tobak der anvendes til hjemmerullede cigaretter cigarer cerutter cigarillos og røgfri tobak for at fastholde prisforskellen mellem de forskellige tobaksprodukter og også for at hindre at danskerne blot køber andre tobaksprodukter end

ud over et markant ønske om at forbedre folkesundheden jo også et markant prissignal som jeg håber at især unge mennesker vil reagere på der er ingen tvivl om at rygning er ekstremt vanedannende

det er svært at holde op når man først er begyndt så det bedste vil være at vi helt kan undgå at unge mennesker overhovedet begynder at ryge men som sagt vil jeg gerne takke for debatten i dag særlig vil jeg gerne

om at vi skal hæve afgiften på cigaretter

glad for modtagelsen af den her del af forslaget og så håber jeg at vi i udvalgsbehandlingen kan få det tilrettelagt sådan at vi kan sikre at den brede enighed også udkrystalliserer sig når

være med til at diskutere jeg tror man skal se to spor

så vil vi meget gerne som vi har skrevet i aftalen og

som kan tvinge produktionen i retning af en mere bæredygtig produktion det kommer vi til at diskutere ikke mindst når vi skal tage den store diskussion om

at der bliver anvendt mindre genanvendelig plast fordi den typisk vejer mere

ikkegenanvendelige plast blive beskattet mindre end den genanvendelige plast og det risikerer jo at modarbejde formålet med lovforslaget jeg ved godt at

plastiktyper og vi skal være meget påpasselige med at vi ikke ender der hvor vi meget ofte er endt hvor vi får en ekstremt kompliceret skattelovgivning fordi vi

afgrænsningsproblemer og så forsøger vi at få

og så ender det med at det er sindssygt detaljeret og der vil være forskellige afgifter på hundrede forskellige typer af plast

tilbage til skatteministeriet og man kan gøre noget ved det

bedre fat om den klimaudfordring der er så er det her

noget ved er det her og derfor er jeg også meget glad for at det konservative folkeparti jo

meget glad for det fordi jeg synes det bekræfter mig i at der er en vilje i folketinget til at gå den her vej der er ingen tvivl om det en stor udfordring men her kan vi gøre noget umiddelbart og

kommer til at tage når vi skal nå de her meget ambitiøse klimamål som der

oprigtigt optaget af at vi får en incitamentsstruktur som som virkelig tilskynder til at man

mere bæredygtige materialer og jeg synes at der er noget her som

relativt simpelt og så vil de plastikposer som bliver

efterspørger altså differentiering af afgiften er heller ikke en ukendt problematisk diskussion for regeringsbærende partier og det er jo derfor at der allerede er igangsat et arbejde hvor man sidder og kigger på det her

de points man kan tage skal man tage for miljøets skyld og dem man kan tage her

men hvorfor har man ikke kigget på tingene det skulle man jo gøre inden man kom med en tredobling af afgiften

giver et negativt incitament til at lave

de bionedbrydelige produkter bliver beskattet hårdere end dem

hvis du har en plastikpose der er lavet af genbrugsplast

billige plastikpose ergo får den en højere beskatning

ikke enig i at det her tiltag giver et negativt negativt incitament til at bruge

jeg er det gode ved det

har der jo i de seneste måder udkrystalliseret sig en historisk enighed om at vi skal nå meget ambitiøse mål

er det her et vigtigt instrument reduktion af affaldsmængder er et vigtigt

plastikposerne men indholdet i plastikposerne

den store mængde affald man putter ned i plastikposen så det er lidt af et tyndt argument hvis det simpelt hen er plastikposen der er problemet for affaldet det vel alt det andet vi smider ud der er et problem men ministeren kan vel bekræfte at det her giver et negativt

afgiften på en plastpose

der svarer til en kr og det er med til at give de her effekter så det er en øvelse vi kan lave og så er det rigtigt at

ligger den anden diskussion jeg synes ikke at de to ting er i konflikt med hinanden

nu prøver at tage det første skridt det nedbringer affaldsmængderne meget og så afventer vi øvelsen om at finde en mulighed for også at differentiere afgifterne